har afgivet beretning om pet kommissionens beretning beretningen vil fremgå af

tolv på dagsordenen i dag kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg tingets samtykke som givet

dette valg foregår uden forhandling udvalget har indstillet at jørgen steen sørensen vælges til folketingets ombudsmand fra den første februar to tusind og tolv der er ikke

hundrede og ti imod stemte

steen sørensen er herefter valgt til folketingets

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

og vil nu blive sendt til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

slutter for stemte en hundrede og fire imod stemte otte

da det ikke er tilfældet

slutter for stemte en hundrede og fjorten imod stemte

opfordre medlemmerne til af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred mest muligt at begrænse ytringer der vedrører enkeltpersoner sådan at den debat der foregår i salen er mere generel og principiel og sådan at oplysninger om forslagets enkelte ansøgere ikke gøres til genstand for drøftelse i folketingssalen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

venstres vegne har taget ordet her ved tredjebehandlingen som vi har her i salen i dag

fordi vi i venstre betragter lovforslaget som

principielt dels

et flertal med justitsministeren i spidsen har sat en person på lovforslaget som politiets efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed i venstre ønsker vi ikke

belønne personer der vurderes at være til fare for rigets sikkerhed med et statsborgerskab vi finder det faktisk absurd særlig når der er en anden vej under udvalgsbehandlingen af lovforslaget

blev det understreget for os at der er behov for at danmark og dermed regeringen arbejder for at få ændret konventionen om statsløshed fra nitten en og tres konventionen har ikke ændret sig i takt med virkeligheden og slet ikke i

kan få udleveret et rødbedefarvet pas og blive inviteret herind på christiansborg til statsborgerskabsdagen hvor folketingets formand i folkestyrets tjeneste på

for hvor gode danskere og hvor gode samfundsborgere de er

kan de være dybt kriminelle det er dybt forrykt

kan betyde at hårdkogte kriminelle der på ingen måde er velintegrerede i vores samfund får dansk pas

statistik der kunne offentliggøres om hvilken

de seks og tredive statsløse der er på lovforslaget

for alle de medlemmer

for offentligheden statistik som understreger behovet for at arbejde for at ændre konventionen som

kan offentliggøres uden at det afsløres hvem af de pågældende seks og tredive personer der har begået hvilke kriminelle handlinger det har justitsministeren ministeriet og et flertal i udvalget ikke ønsket i venstre mener vi principielt at de oplysninger som

tilgå folketingsmedlemmerne i anonymiseret

folketingets talerstol og bruge den udvidede ytringsfrihed man har jævnfør grundlovens § syv og halvtreds jeg skal oplyse at

i overensstemmelse med fns konvention af tredivete august nitten en og tres om begrænsning af statsløshed der er

kriminelt har foretaget sig

der har begået meget meget alvorlig kriminalitet ud af de seks og tredive

er optaget som følge af konventionen er

permanent opholdstilladelse tretten der ikke lever op kravet om selvforsørgelse tyve der ikke lever op til kravet om dokumentation for danskkundskaber en og tredive

bestået indfødsretsprøven ti der har gæld til det offentlige og blandt de seks og tredive der er optaget på lovforslaget er der personer der har følgende domme en dom for husfredskrænkelse en dom for falsk anklage eller bevisforfalskning en dom for at lægge myndighederne hindringer i vejen for udførelse en dom for urigtig skriftlig erklæring en dom for fornærmelig tiltale af offentlig myndighed en dom for fornærmelig tiltale af politimand fem domme for indbrud fem domme for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer to domme for overtrædelse af restaurationsloven fem domme for tyveri fire domme for brugstyveri og to og tyve domme for overtrædelse af færdselsloven

hvis de ikke var omfattet af konventionen nu ville få afslag på statsborgerskab

de seks og tredive to domme for vold eller trusler mod en politimand en dom for overtrædelse af våbenlovgivningen en dom for vold mod vidner og deres nærmeste en dom for falsk forklaring i retten en dom for overtrædelse af lov om våben og eksplosivstoffer to domme for vold mod nogle i offentlig tjeneste to domme for pengeforfalskning syv domme for vold og grov vold tre domme for røveri en dom for trusler på livet

mordforsøg som altså står på det her lovforslag

statsborgerskab derudover er der cirka tredive sigtelser for lovovertrædelser hvor der endnu ikke faldet dom også noget der normalt vil betyde at man ikke giver statsborgerskab så er der to personer der kan

var inde og afsone og der vil modtage deres pas

mens de afsoner og en række personer som venter på afsoning

den opfattelse at vi har brug for at dybt kriminelle bliver belønnet med et statsborgerskab og et dansk pas uanset om de er statsløse eller ej derfor forstår vi ikke i venstre hvorfor justitsministeren og regeringen og et flertal i folketinget ikke vil arbejde for at ændre konventionen som vi i venstre vil det vil vi som sagt i venstre og vi har forstået at det konservative folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag her i salen

det ønsker vi i venstre at tilslutte os og vi håber da at det her kan give anledning til at der er et bredt flertal i folketinget der vil indse at man har en konvention

ældgammel også står over det der må anses for at

sund fornuft vi stemmer for lovforslaget da vi ønsker at overholde konventionen og fordi vi ikke kan forsvare

hundrede mennesker som er velintegrerede nydanskere

som gidsel i i denne kamp justitsministeren har på en række punkter afvist blandt andet at give teknisk bistand til til dansk folkeparti

men vi ønsker at tingets medlemmer så vel som offentligheden skal oplyses om hvad konventionen tvinger os til

vide at de har en regering og en justitsminister som jeg må sige efterlader det indtryk det er hårde ord

bedøvende ligeglade med at dybt kriminelle belønnes med statsborgerskab

sige at justitsministeren synes det er et problem at man har

er tilsyneladende ligeglad med at der er nogle personer

er dømt for mordforsøg som nu belønnes med et statsborgerskab det synes vi i venstre

vi respekterer konventionen men vi arbejder for at få det lavet om et statsborgerskab i danmark

bør ikke være en automatisk ret det bør altså være

regeringspartierne og de partier der bakker op om regeringen ønsker at de her personer skal være på det pågældende lovforslag og at man ønsker at stemme det igennem vi stemmer imod i dansk folkeparti men det undrer os

at venstre som jo har sagt mange fornuftige ting i løbet af den debat der har været også ender med at stemme for lovforslaget og dermed give de pågældende personer som man problematiserer indfødsret så jeg

rigtig godt svar på hvorfor venstre ender med at

at få taget den person som vurderes til at være til fare for rigets sikkerhed af vi har sendt et brev til justitsministeren vi

få et flertal i folketingets indfødsretsudvalg vi havde håbet at der ville blive ydet teknisk bistand til dansk folkeparti

stemt for det ændringsforslag men det har ikke været tilfældet og derfor står man tilbage med et svært valg nemlig om man skal tage de mange mennesker

vi i venstre ikke forsvare men vi vil dog sige at vi vil gøre alt hvad vi kan for at konventionen bliver lavet om

forstår ikke at der ikke er nogen i regeringen og i flertallet her

der kan se problemet i den situation vi står i

at svare på hvorfor man giver regeringen rygdækning i den her sag jeg vil opfordre venstre til at stemme imod lovforslaget sammen

er dog ikke altid uanset om det er venner eller fjender der kommer med anbefalingerne

vi er blevet enige om at vi vil gøre alt hvad vi kan

vi vil arbejde for at folk der er til fare for rigets sikkerhed

til nogle som er hårdekogte kriminelle og belønne de her mennesker med et rødbedefarvet pas det håber vi virkelig at der

sammen med venstre som er medforslagsstiller på vores beslutningsforslag og det betyder så formand at vi senere her i folketingssalen vil kunne få en mere principiel og generel drøftelse af den her konvention som vi drøfter i dag så den debat er hermed bebudet forslaget bliver indleveret senere i dag

karsten lauritzen så ind på kriminalitet generelt jeg skal så bare høre

man generelt modsætter sig eller i fremtiden har tænkt sig at modsætte

kan komme som en overraskelse for fru zenia stampe og for det radikale venstre at venstre synes det

søren pind har sagt det her fru birthe rønn hornbech har sagt det da hun var minister at man har en konvention som betyder

en dom på over fem år for at man kan nægte de her personer

arbejde for at man laver konventionen om for vi synes at det er problematisk at give statsborgerskab til dybt kriminelle

noget problem med det i det radikale venstre

og jeg håber da at det radikale venstre skifter holdning men venstres holdning har faktisk været den samme hele vejen

det alle overskridelser som man synes er relevante

mennesker rettigheder men det handler sådan set også om at tage et ansvar

at man skal leve op til de almindelige krav jeg har svært ved at forsvare hvorfor

vi stiller nogle krav til over syv hundrede mennesker som er på lovforslaget og som

anden form for positiv særbehandling

bare fordi man er statsløs er det

meget alvorlig kriminalitet i danmark og stadig væk få statsborgerskab så i venstre

at man får lavet en konvention i hvilken man siger at de statsløse skal leve op til de samme krav

statsløse skal leve op til præcis de samme krav som ikkestatsløse

men i første omgang

hun har det fint med konventionen og om hun ønsker at lave noget om det kan være

hvis man nu er dømt for noget der giver mere end fem år det kan

det kan være man mener det i det radikale venstre eller i enhedslisten og fred være

men vi ønsker at ændre konventionen og jeg

hvordan man for eksempel kunne gøre det men at tro at det ender der

regeringen og justitsministeren er bedøvende ligeglade tror jeg desværre

jo en politisk beslutning truffet i folketinget at danmark har tiltrådt den her konvention og hvis jeg forstår herre karsten lauritzen korrekt nemlig at der

nogen særregler for statsløse de skal leve op til præcis de samme krav som alle andre hvorfor stemte venstre så ikke for dansk folkepartis forslag om at danmark skulle udtræde af konventionen

anklagede venstre for hykleri og dobbeltmoral og en lang række andre ting

det kan være at ministeren gør det igen hvis ministeren vil tage ordet her i dag

er nyt for mig og det er nyt for venstre at der er personer

schmidt nielsen at det burde sætte den i et andet lys for enhedslisten og for et flertal af partierne i folketinget jeg forstår ikke at man ikke ser noget problem i at man har en konvention som giver hårdkogte kriminelle statsborgerskab jeg forstår simpelt hen kort sagt ikke at man ikke kan se ufornuften i

at da vi havde anden behandling i folketinget af

lever op til de retningslinjer der er i cirkulærebeskrivelse nummer en og tres af toogtyvende september to tusind og otte om naturalisation

og tre numre

at justitsministeren afviser at give teknisk bistand til dansk folkeparti man har i øvrigt tidligere ydet teknisk bistand til at tage

snakke om en betydelig proportionalitetsforskel

har gjort forskellige ting men det sker faktisk hver gang

vi har et lovforslag om indfødsret der bliver behandlet for der er altid nogle som på det tidspunkt hvor de kommer på lovforslaget lever op til kravene men så fordi de måske har begået kriminalitet måske har fået gæld til det offentlige

er ved at udpege dem så de tre personer vi stemte om ved andenbehandlingen i fredags og tog af lovforslaget er personer

at justitsministeren tidligere har givet teknisk bistand til dansk folkeparti i forhold til at få taget personer af lovforslaget

tidligere har været uenig også nogle gange i de kriterier der ellers har ligget i den beskrivelse der handler om naturalisation det vil sige

give teknisk bistand den her gang til at kunne få pillet eventuelt statsløse

vi i hvert fald ikke kender til i indfødsretsudvalget fra tidligere tider fordi justitsministeren normalt altid yder teknisk bistand

det er mærkværdigt og når man stiller spørgsmål som folketingsmedlem skriftlige spørgsmål og også spørgsmål vi har stillet her mellem anden og tredje behandling så får man

svar som giver svar på de spørgsmål som er rejst af en række udvalgsmedlemmer det er meget mærkværdigt og det er ud over at være ganske udemokratisk også meget problematisk for den behandling der er

teen sig her fra talerstolen skal jeg forstå venstres ordfører nu med opbakning fra hele venstres folketingsgruppe har meddelt folketinget at hele det grundlag som den tidligere statsminister havde til at beslutte at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission

med den sag at gøre det er en politisk holdning

give statsborgerskab til for eksempel tre der er dømt for mordforsøg det er altså noget vi betragter som et politisk problem det synes

tid som integrationsminister og det er noget jeg som venstres ordfører her fra folketingets talerstol står og siger vi stemmer for lovforslaget men vi synes da

at vi ikke kan få et svar fra hverken justitsministeren eller socialistisk folkeparti

hiver gulvtæppet væk under venstres formand den tidligere statsminister i den beslutning der blev truffet om nedsættelse af en undersøgelseskommission

og en undersøgelseskommission som pågår i forhold til noget helt andet i

som vi er glade for eller har vi en konvention som vi respekterer men ønsker at ændre

det er et problem at

statsborgerskab til folk som er hårdkogte kriminelle det er da en fair legitim politisk holdning at have og jeg synes da det er

beklageligt og skuffende at der tilsyneladende er et bredt flertal i folketinget som ingen holdning har til den her sag justitsministeren har ingen holdning

ikke sagt at han synes det er et problem det ville glæde mig hvis justitsministeren går på talerstolen og siger at han også godt

i fællesskab arbejde for at få det lavet om så hårdkogte kriminelle ikke længere skal belønnes med et statsborgerskab bare fordi de

sag som herre karsten lauritzen har diskuteret ivrigt igennem

lauritzen om han vil forsøge at fastholde det synspunkt

stemte imod dansk folkepartis forslag om at

skulle udtræde af konventionen ikke vidste at konventionen betød at mennesker

op til fem år faktisk ville få statsborgerskab

også har ført til at vi har sagt at vi vil stemme for dansk folkepartis ændringsforslag er jo

vurderer at en person kan være til fare for rigets sikkerhed

vi ønsker ikke at belønne den pågældende person med et statsborgerskab

anden vej og det er der det er den vej man har i norge og en række andre lande og

ved andenbehandlingen så det er det

som er dømt for så alvorlig kriminalitet

fuldstændig rigtigt at konventionen siger

dengang hvorfor har han så skiftet standpunkt siden

står vi tilbage med det klare indtryk at herre karsten lauritzen har afvist et forslag fra dansk folkeparti vel vidende hvad det var han afviste for jeg går ud fra at

karsten lauritzen hvad man kan blive dømt for med en straf på op til fem år og som

med konventioner der beskytter dybt kriminelle mennesker

godt klar over at herre per clausen mener at menneskerettighederne

skal være til for at beskytte folk der begår alvorlige forbrydelser og ikke ganske almindelige mennesker men der er altså en nævneværdig forskel på

have den politiske holdning at der skal arbejdes for at

laves noget om er ikke en ny holdning

jeg har foreløbig yderligere tre herre

med hensyn til at få kigget på de her konventioner som selvfølgelig er til ugunst for danmark og for rigets sikkerhed når politiets efterretningstjeneste

vurderer at der er personer på listen som er til fare

det her med at der bliver meddelt fra ordføreren at man ønsker at stemme ja til

uagtet at man kan se de her udfordringer ved

se at samme parti venstre jo tidligere

for ganske få dage siden valgte i hvert fald at

her i folketinget fordi man skulle lave ændrede afgifter på brugte batterier

det er utrolig vigtigt hvorfor synes man så ikke også det er

vigtigt at der er folk på den her liste som er til skade og fare for

rigets sikkerhed siger man også fra venstres side at

at stemme blankt

batterier det vil jeg godt anerkende men det ændrer nu ikke ved det grundlæggende synspunkt som vi har i venstre

som er er velintegrerede og lever op til alle kravene som gidsel

i den her sag og derfor stemmer vi ja

de kraftigste bemærkninger

er skrevet i meget lang tid i et betænkningsbidrag og med en lang politisk debat hvor vi gør rede for vores holdninger her i salen men det ændrer ikke ved

at der er en lille gruppe som er hårdkogte kriminelle og har begået meget alvorlige ting som får statsborgerskab de skal ikke have lov til at ødelægge det for det store flertal

de her ansøgere som gidsler og nogle ville måske også med rette kunne sige jamen hvem er det nu på den her liste som er så frygtelig farlig altså jeg synes jo det er fair nok

ikke noget at man så siger at det er for at skåne dem at de

man ved at der er nogle personer på listen

at have begået meget grov kriminalitet og

at man i venstre synes

men når det drejer sig om mennesker som bliver tildelt dansk statsborgerskab så synes man ikke det er så principielt vigtigt at man i det mindste vil overveje at stemme blankt og der synes jeg måske at venstre skulle overveje en ekstra gang om man dog ikke i det mindste vil stemme blankt

jeg forstår godt de bemærkninger fra dansk folkepartis side

at et flertal i udvalget vil muliggøre at det kan gøres anderledes når vi skal behandle det næste lovforslag i foråret

da inderligt men det afhænger jo af

person af lovforslaget og udskudt personens statsborgerskab som man gør

det har et flertal ikke ønsket det har justitsministeriet og justitsministeren ikke ønsket

enige med dansk folkeparti i den sag men det har så desværre ikke været muligt

at sige skal man tage det store flertal som intet forkert har gjort som gidsel i den her sag det ønsker vi så

herre christian langballe og fru sophie hæstorp andersen så regner jeg med at slutte

jeg godt vil bede venstres ordfører om at bekræfte at det mandat der blev givet mig i forbindelse med spørgsmålet om statsløsekonventionen var at det skulle undersøges hvad man kunne gøre i den her sammenhæng hvad

i andre lande og derefter skulle der drages nogle konklusioner kan venstres ordfører eventuelt bekræfte at den nuværende socialminister

indstilling var den at når pet anbefaler at der er nogle som ikke skal

er til fare for rigets sikkerhed skal den anbefaling følges

derfor er det også mærkværdigt og underligt at nu hvor den daværende opposition

holdning til tingene en ting er at skifte holdning men det der er mest

fuldstændig holdningsløs vi kan ikke få justitsministeren til at forholde sig til

det er problematisk at hårdkogte kriminelle belønnes med et statsborgerskab på grund af en konvention

holdning ud af justitsministeren det er meget beklageligt men jeg kan bekræfte det mandat som

ikke justitsministeren og det er måske meget sigende for situationen i regeringen

ligger klar og undersøgelsen er fuldbyrdet vi ved hvad de andre lande gør

regeringen intet vil foretage sig i den her sammenhæng

venstres ordfører om at bekræfte at det der nu sker er at teknikaliteter og mindre ting

det er mærkeligt at man kan have en holdning og

vender man fuldstændig rundt og det er mærkværdigt at man ikke ønsker at følge den præcedens der har været i folketingets indfødsretsudvalg

med brede flertal følger de anbefalinger som politiets efterretningstjeneste kommer med når de advarer imod at en person kan være til fare for rigets sikkerhed nemlig ved at man piller personen af lovforslaget det er meget mærkeligt og det undrer vi os i venstre

norge og en række andre lande kan se nogle muligheder hvor

overhovedet ikke har skiftet holdning i det her spørgsmål det sagde jeg dengang og det

sige en gang til så behøver vi ikke

har ikke skiftet holdning men det som det tyder på her

man mente en ting da man sad i regering man nedsatte endda en undersøgelseskommission og nu kan jeg så høre ordføreren stå her og sige at

man skiftet holdning nu ønsker man at udtræde af konventionen

ikke så gammel at han burde have et høreproblem

at socialdemokratiet også ville arbejde for

indstilling er den at når pet anbefaler at der er nogen som ikke skal have statsborgerskab fordi de er til fare for rigets sikkerhed

i strid med konventionen må konventionen laves om

herfra så er det så at socialdemokratiet og herre lennart damsbo andersen pludselig har en anden holdning

ikke dårlig hørelse for at forstå

vil forstå tror jeg jeg tror at

altså nu prøver

holdning før sommerferien og det er den samme holdning nu jeg tror jeg sagde det i ordførertalen man kunne jo bare have spurgt mig vi har ikke ændret holdning men det jeg hører

at venstre ændrer holdning

ikke forstå at når nu ordføreren bruger så meget tid på at stå her og kritisere

det lovforslag vi er i gang med nu og taler om beslutningsforslag og hvad ved jeg hvorfor tager venstre så ikke bare konsekvensen og siger at nu stemmer

forslaget hvorfor gør venstre ikke det hvorfor alt det rabalder her hvor man tilsyneladende

selv har fundet på det er noget der kommer fra berlingske

var også en udmærket artikel i politiken efter at socialdemokratiet blev en del af regeringen

set mente det samme indtil han havde haft en snak med nogle i justitsministeriet så jeg tror at hvis man læser den artikel

det er jo reelt nok det er fair nok men vi

de afspejler den virkelighed som man lever i altså konventionerne skrevet med guds finger

også mindet justitsministeren om på et tidspunkt det er ikke en hellig skrift der er faldet ned fra himlen men det er historiske dokumenter og de er blevet til som en krigserfaring efter anden verdenskrig så selvfølgelig kan de laves om men jeg vil så også godt lige

og så gå med dansk folkeparti

det sådan set så det har ikke noget

andet kommet noget frem nemlig det faktum at man i norge

nogen efterforskes eller vurderes at være til fare for rigets sikkerhed så

en sag vi har spurgt justitsministeriet om man kan fortælle om det vil være i strid med konventionen og det

langballe at jeg synes vi i venstre har fundet et fint sted vi tager ikke nogen

har jo opholdstilladelse i danmark

det så venter sådan at vi får løst den her situation synes jeg ikke der sker så meget ved men der er

og blæser i trompet mod det forhold

har kritiseret det så betyder det jo bare at man giver

ville stemme for så derfor mener jeg der er god sammenhæng i venstres politik vi ville stemme for og det kunne man også gøre med de svar der er kommet fra justitsministeriet og det

gør i en række andre lande uden at bryde nogen som helst konvention den optimale situation

som også vurderes at være til fare for for rigets sikkerhed den person har faktisk ventet

det her seriøst som man hidtil har gjort og ikke ønsker at undersøge om

er vurderet som værende usikre til at nu er det alle dem

har et problem med hvis de har været har været dømt for kriminalitet hvornår indtraf den ændring af holdningen hos venstre

som statsløs være beskyttet af konventionen omkring

gøre efterfølgende så kan vi lave en infomediasøgning på hvornår der var en venstreintegrationsminister der påpegede det problematiske i at man har konventioner som tvinger

ikke nogen ny handling det der er nyt i den her sag er dels at der er en person som pet vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed og

at der er nogle personer som er dømt for meget meget alvorlige kriminelle ting for

mordforsøg og som står til

har fortjent at få at vide og det føler jeg sådan set også at mine gruppefæller og resten af medlemmerne

jeg tror måske også der kunne være en enkelt i socialdemokratiet eller en enkelt socialdemokratisk vælger

meget meget problematisk at folk der er hårdkogte kriminelle belønnes med dansk statsborgerskab som de

hvornår gik det op for venstres ordfører

skal beskyttes samtidig med at man kan have begået kriminalitet hvor

andre med ind i den her diskussion end man har gjort tidligere tidligere var det noget omkring pet

at konsekvensen af

at man lige så godt kunne udtræde af konventionen

hvis man er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet der normalt ville føre til

til mig som ordfører for venstre

kan få nogle svar fra socialdemokratiet om hvad socialdemokratiet egentlig mener

at man er bedøvende ligeglad med at hårdkogte kriminelle får statsborgerskab bare fordi de er statsløse og man vil ikke

der er imellem konventionerne

forholdet til rigets sikkerhed

det er en dyb debat der går længere end

overfladen det her er jo meget meget principielt

i virkeligheden om hvorvidt borgere i danmark

mens andre skal op til indfødsretsprøver så giver man

når det så viser sig at der er

loven som ikke er

gør man det alligevel og så har vi fået opregnet en perlerække af kriminalitetsforhold

med at referere til en

forleden dag fru zenia stampe gjorde sig til talsmand for det synspunkt at statsløse har ret til nationalitet og statsborgerskab

det afføder et principielt spørgsmål for hvis ethvert menneske

betyder det også at vi i folketinget

folketinget kan så fungere som en automat hvor der bare sprøjtes statsborgerskaber ud hvis det også er ligegyldigt

kan vi egentlig bare læne os tilbage og tage en ferie

synspunktet er idealistisk men også så verdensfjernt og abstrakt at det hører til på de fjerne solsystemers idéhimmel

er det der sidder inde med retten til at tildele statsborgerskab ifølge grundloven er det folketinget sådan er det jo fordi vi lever i en retsstat som er rammet ind af grundloven hvis alle mennesker per definition har ret til statsborgerskab

betyder det at den danske befolkning er retsløs men heldigvis er danmark en retsstat

her er grundloven fundamentet i grundloven står at det er folketinget og alene folketinget der tildeler statsborgerskab på vegne af den danske befolkning så retten til statsborgerskab

nogen hemmelighed at vi uenige med det radikale venstre så uenige som man

det er vi egentlig med stolthed

som er kommet på indfødsretsloven

vedkommende er som bekendt omfattet af fns konventioner om statsløshed

til fare for rigets sikkerhed sagen er jo anskuelighedsundervisning i den principielle og afgrundsdybe forskel der er imellem dansk folkeparti det radikale venstre og regeringen i øvrigt hvad vejer tungest rigets sikkerhed og danskernes tryghed eller konventionerne hvad betyder mest grundloven eller konventionerne i dansk

vi sætter grundloven over konventionerne vi sætter rigets sikkerhed over konventionerne sådan er det

folketinget må aldrig bare blive en statsborgerskabsautomat fordi man slår den sunde fornuft på autopilot og går i bedestilling for nogle konventioner som jeg godt vil minde om er historiske dokumenter

og under nogle helt andre forudsætninger

vi forstår ikke hvorfor man sætter en person

kritisk og konstruktiv diskussion og argumentation

til at sætte handling bag ordene

om nødvendigt vil bryde konventionerne hvis en statsløs

stemme blankt sætte handling bag ordene

afstemningen begynder nu og så håber vi at medlemmerne når frem til deres pladser inden vi også slutter afstemningen

ønsker flere at afgive stemme jeg kan se at herre joachim b olsen er på vej

slutter afstemningen for stemte tre og halvfems imod stemte fjorten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

for stemte en hundrede og ni imod stemte

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

tiltrådt af et andet mindretal

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer tre stillet og tiltrådt af samme mindretal som bortfaldet

der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

afstemningen slutter for stemte seks og fyrre imod stemte tre og tres hverken for eller imod

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks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

da det ikke er tilfældet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

skatteministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer tre fem

otte ti ti i betænkningen tilbage derefter har dansk folkepartis medlemmer af udvalget taget ændringsforslag nummer en to fire seks og syv i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage disse

ændringsforslagene bortfaldet ønsker nogen at udtale sig herre torsten schack pedersen som ordfører for

man har nærlæst betænkningen

at vi deler lovforslag det plejer vi varmt at bakke op om men i forhold til

besynderlige proces vi har været igennem

at de nuværende regler skal fastholdes og derfor støtter vi også det ændringsforslag som liberal alliance har stillet om

forringe men faktisk forbedre vilkårene og måtte det ikke samle flertal

støtter vi et forslag som skatteministeren har stillet

grænsen bliver halvtreds procent men uanset hvad

stemmer vi rødt til sidst forløbet i

den her sag har jo været været meget meget

bemærkelsesværdigt det er regeringen og enhedslisten der har indgået en aftale som vil forringe danske virksomheders vilkår et forslag der vil koste arbejdspladser gøre det vanskeligt for familieejede virksomheder at gennemføre et succesfuldt generationsskifte uden at blive drænet for likviditet uden at risikere at virksomheden ikke har de

det der er besynderligt er at det er regeringen og enhedslisten der har lavet problemerne og så var meldingen fra regeringen at så måtte nogle andre træde til for at rage kastanjerne ud af ilden vi har fra venstres side hele tiden sagt at vi

ændringsforslag der mindsker skadernes omfang

og enhedslistens ansvar det er dem der har lavet en aftale det er dem der har præsenteret et forslag

det stod jo også lysende klart i fredags at skatteministeren selv var klar over at lovforslaget var dybt problematisk og at det ville få negative konsekvenser endnu mere besynderligt er det så

i skatteudvalget afgiver betænkning

regeringspartierne at støtte ændringsforslaget den forundring bliver jo endnu større nu

det der ender med at blive lovforslagets del a er fuldstændig identisk med det ændringsforslag som dansk folkeparti stillede i fredags i fredags kunne regeringspartierne ikke støtte det

i dag det er altså ikke et spørgsmål om indholdet det er ikke et spørgsmål om hvad man samarbejder om men det er et spørgsmål om hvem

særlig i forhold til det radikale venstre må sådan en tilgang jo vække stor stor

der lægger stemmer til i venstre har vi fra starten sagt at det her

forringe danske virksomheders konkurrenceevne vi har sagt vi

skadelige omfang af forslaget men ansvaret er og bliver regeringens og derfor stemmer vi for ethvert ændringsforslag der kan trække i den

få adgang til kapital at

at regeringen og enhedslisten ønsker

svække mulighederne for at gennemføre et generationsskifte i en virksomhed

virksomheden drænes for kapital

det vil altså sige at den største vækstbarriere

i vores øjne slet slet ingen mening

være i stand til bedre at vurdere hvordan en virksomhed anvender sin kapital

at et flertal i folketinget skulle være i stand til

at forudsige hvordan en virksomhed mere hensigtsmæssigt anvender sin

hvis ikke man kan holde sig under grænsen skal opleve

dræning af kapital alternativet er at man så må sælge

at opretholde arbejdspladserne i danmark

og når man ser den stribe af skatte og afgiftsforslag som

er det jo lysende klart at de vilkår i

medarbejdere og tillidsrepræsentanter ikke kun er kommet her

i folketinget og i folketingets skatteudvalg men

også er troppet op i aalborg hvor statsministeren havde havde

medarbejderne fra aalborg portland troppede op og sagde de var stærkt stærkt bekymrede for deres virksomhed for deres arbejdspladser med den politik som regeringen lægger for dagen

gøre med et forslag som yderligere forringer dem

vi kan for at mindske skaderne men ansvaret for at regeringen og enhedslisten har lavet en dårlig aftale

er og bliver regeringens og enhedslistens

ikke at legitimere og derfor stemmer vi nej

en god pragmatisk løsning vedrørende det her forslag regeringen har lyttet til de erhvervsvirksomheder som har sagt at der var en

bredt forlig dog ikke så bredt at venstre

minde venstres ordfører om at fra to tusind og to

to tusind og seks lå den her procentsats på pengetanksgrænsen

ministeren har jo rent faktisk gjort venstre en tjeneste ved netop at dele det her lovforslag op sådan at venstre

så bliver man fritaget fra at stemme for den rentefradragsbestemmelse der også ligger i lovforslaget på den her måde har venstre alle muligheder for at

spørge herre torsten schack pedersen om han er uenig med

gerne at vi støtter et ændringsforslag der mindsker det skadelige omfang men det er altså et fuldstændigt nybrud at en regering laver en aftale med sit parlamentariske grundlag

nye måder at lave politik på det svarer til

at andre partier uden for aftalekredsen skulle deltage

aftale om at andre partier skulle støtte det hvorfor søren skal det så gælde ved det her regeringen må tage ansvar for sine egne handlinger det er regeringen der har bragt sig i problemer andre partier skal gå ind og rette op på enhedslistens og regeringens fejl men det bliver

det her forslag det er sådan at regeringen har lyttet regeringen er interesseret i at der skal laves brede aftaler og

har man så været så heldige at det konservative folkeparti viste sig at være ansvarligt i forbindelse med den her pengetanksgrænse

talerstol

den der manglende vilje hos venstre skatteministeren

forslaget op der er fuld mulighed for at venstre kan støtte den

grænse og i stedet for vælger man ikke at støtte den og jeg spurgte herre torsten schack pedersen

schack pedersen er uenig

processen men som i går hvor aftalen kom i hus

til p4 syd vi er rigtig glade for at det kunne lade sig gøre at lande på de halvtreds

men jeg synes at herre thomas jensen skulle læse svaret på spørgsmål otte og fyrre til lovforslaget hvor vi har bedt om

dansk folkeparti har stillet og det af regeringen

ændringsforslag til selvsamme paragraffer

der er ingen indholdsmæssig forskel der er ingen indholdsmæssig forskel

ikke kunne stemme for det samme ændringsforslag hvorfor kunne socialdemokratiet det radikale venstre sf og enhedslisten på udvalgsmødet i fredags

støtte ændringsforslaget

for regeringen og enhedslisten muligheden var der for at stemme for ændringsforslaget i fredags

nu stemmer vi om det samme nu siger man ja det er regeringen der er på slingrekurs det er ikke

vil støtte regeringen det er måske også lidt det der klinger en smule hult når venstre nu bliver ved med

set gjorde fra to tusind og to til to tusind og syv

netop de her halvtreds procent netop det som ændringsforslaget nu vil føre det tilbage til det vil sige

en politik som venstre selv stod bag fra to tusind og to til to tusind og syv

så jeg synes måske ærlig talt at herre torsten schack pedersen skylder et svar på hvad baggrunden for at man ikke længere støtter det som

og hvis herre torsten schack pedersen læste hele det svar der kom fra skatteministeren i går

det der er gældende er en fem og halvfjerds

grænse og det er en grænse som vk regeringen indførte

argumentere på er jo helt helt besynderlig det svarer til at sige at fordi der var

det der er det helt afgørende her er

at de nuværende regler er de rigtige vi medvirker gerne til

mindske det skadelige omfang ved at støtte et ændringsforslag der går i den rigtige retning men vi er stadig væk imod

burde være relativt let at forstå eksemplet var

grænsehandelsfølsomme varer der havde vi såmænd også et ændringsforslag som vi i

det de mente fra to tusind og to til to tusind og syv mener de ikke længere

set med ændringsforslaget føre det tilbage til det det

men det har man sådan set ikke fra venstres side et ønske om at medvirke til

et ændringsforslag som gør at man kan støtte præcis den del i forhold til pengetanksreglerne

også herre torsten schack pedersen skulle anerkende

hvert fald glade for at ét parti de konservative sådan set har vist forhandlingsvilje i det her forløb og

diskutere det her med regeringen og det er jo baggrunden for at det bliver ændret venstre har valgt at sætte sig lidt på halen

præcis det samme i dag som vi gjorde for tre måneder siden og for fire måneder siden og da mente vi at en grænse på fem og halvfjerds procent

kan herre jonas dahl altså ikke komme

det der jo bare er det helt afgørende jeg ved ikke om det hænger sammen

i fredags hvor meldingen fra regeringspartierne var nej

hvorvidt det er det politiske indhold afgørende

taktiske indhold for pointen er jo

lovforslag der har voldsomt negative konsekvenser

hans andersen og herre torben hansen

det er en misforståelse så er den sidste kort

og proceshistorik at de glemmer hvad sagen handler om faktum er jo at venstre frem for at se på at bolden er lagt til rette

kravlet så så højt op i lianerne at de ikke kan kravle ned igen

vi har i dag en grænse på fem og halvfjerds pct

vilkår for at familieejede virksomheder kan gennemføre et succesfuldt generationsskifte

med til at sikre tusindvis af arbejdspladser i danmark

det har vi på intet tidspunkt kunnet støtte fra venstres side vi har sagt

er og bliver regeringens

det bliver ikke anderledes af

andre der skal rydde op sådan fungerer det simpelt hen

vi mener at de regler der er gældende på de fem og halvfjerds pct er de rigtige og derfor kan vi jo ikke støtte et

sammen med det konservative folkeparti

så forstå at den facon og den form for samarbejde er venstre inderligt imod

jeg bare spørger hvorfor er det kun regeringen og enhedslisten der skal skældes ud hvorfor skal de konservative ikke skældes ud

jeg må bare konstatere at i fredags var meldingen fra skatteministeren

regeringen havde gjort der havde været massive indvendinger fra erhvervslivet

der laver et lovforslag har ansvaret

det er helt afgørende for os i venstre at hvis regeringen og enhedslisten laver

har de selv ansvaret for

har så travlt med at sige at det her bare er det rene taktik og

alt muligt andet grimt så spørger jeg bare hvorfor skælder man ikke ud på det konservative folkeparti

vil det ikke være rigtigt

venstre og dansk folkeparti

når herre mike legarth senere går herop det er helt afgørende for venstre at de regler vi har i dag er dem der giver vores virksomheder de bedste muligheder for at gennemføre et succesfuldt generationsskifte det drejer sig om et sted mellem

og tredstusind virksomheder med en beskæftigelse på over en halv million danskere

vilkår vi mener faktisk at regeringen burde være optaget af at der er ordentlige vilkår for at drive erhvervsvirksomhed her i landet med

de udfordringer som regeringen skaber for sig selv i forhold til

svækkes af stigende skatter og afgifter det er bare ikke vejen ud af krisen

er et fattigt svar til de danskere der er bekymrede for deres arbejdspladser der mener vi ikke at

vil have ordet det vil han ikke vel

korte bemærkninger til venstres ordfører vi har taget afstemningsvarslet af igen fordi jeg skønner

bliver afstemning på denne side af frokostpausen

hvem vil have ordet som ordfører herre

og det man kalder pengetanksreglen i dansk folkeparti mener vi det skal være let at lave et generationsskifte så virksomheder kan drives videre uden at blive ribbet for kapital hvilket de stadig

hvis man kommer over grænsen på

her ved andenbehandlingen dansk folkeparti har jo selv stillet ændringsforslag om at nøjes med at sænke

er en fantastisk god lovgivning det er ganske enkelt fordi vi gerne

det er et rigtig skadeligt lovforslag vi behandler

lige meget om grænsen bliver fem og tyve eller halvtreds

der nemlig være en lang række af virksomheder som stadig væk

andenbehandlingen at få en grænse på halvtreds

er der altså en lang række virksomheder som stadig vil blive ramt

som jo ikke har en stor portion anlægsaktiver men har en meget større grad af finansielle aktiver

være en it virksomhed som ikke har et stort produktionsapparat

en masse medarbejdere som har en stor viden

grad af finansielle aktiver og de vil så stadig blive ramt af det her skadelige

der gør at dansk folkeparti stadig væk siger nej til lovforslaget selv om vi egentlig støtter at der bliver mindsket lidt på skaderne ved at grænsen bliver sat op

at der overhovedet er behov for det her indgreb altså

der står jo i lovforslagets bemærkninger at der ikke foreligger oplysninger om hvor mange virksomheder der i dag anvender reglerne om skattemæssig succession i forbindelse med

hvis skatteministeriet ikke ved hvor mange der benytter denne regel hvordan ved man så at der

er behov for at ændre pengetanksreglen

ikke ved hvor mange der benytter den hvordan er man så overhovedet i stand til at beregne

konkludere i dag at selv om vi støtter ændringen

som mindsker skaderne synes vi stadig væk at det her er et skadeligt forslag og derfor stemmer vi nej

at det her var et meget dårligt forslag man havde fået meget kritik

ind og stemte for dansk folkepartis ændringsforslag på de halvtreds procent det er klart at

mistet skindet på næsen og man ville give dansk

en fjer i hatten ved det så var der løsningsmulighed nummer to

et borgerligt parti med på at ændre det her

historien på at man nu ikke havde det her skadelige forslag

på at få drejet fokus over på noget helt andet samtidig med

er fuldstændig identisk med dansk folkepartis ændringsforslag

tredje løsning man kunne vælge at holde fast i grænsen på de fem og tyve

som man havde sagt fra starten af men der havde man

sig selv op i et hjørne ved at melde ud i pressen og sige at nu var man villig til at ændre det her man havde lyttet til erhvervslivet og man var indstillet på

det oprindelig var så lige meget om en aftale i går morges

jeg ret sikker på at regeringen nok alligevel havde ændret det til de halvtreds procent det eneste der står tilbage i det her forløb er at det er noget rent christiansborgfnidder og jeg tror ærlig talt at befolkningen sidder og griner af

bare i går da vi havde anden behandling have stemt for dansk

spørgsmål nummer otte og fyrre fra skatteministeriet at de to ændringsforslag er fuldstændig identiske

dansk folkeparti dansk folkeparti mener at man skal lægge den her pengetanksgrænse

grænsen så trækker dansk

støtte til lovforslaget

er helt galt afmarcheret når han siger og jeg citerer vi er rigtig glade for at det kunne lade sig gøre at lande på de halvtreds procent

simpelt hen en stor virksomhedsejer

går ud og siger at det er et rigtig godt resultat som regeringspartierne enhedslisten og

meget klart at vi ikke støtter en halvtreds procents grænse fordi det netop stadig væk er utrolig skadeligt vi synes at grænsen på de fem og halvfjerds procent

ville mindske skaderne men som jeg nævnte er

linak og med foss og mange af de andre om at den halvtreds procents grænse som så

går og siger hele tiden så nej jeg er ikke enig i at linaks

bliver svaret at der ingen indholdsmæssige forskelle er på de to forslag hvorfor kan dansk

især når skatteministeren har ydet den service at dele forslaget op sådan at dansk folkeparti udelukkende kan støtte den her del af lovforslaget omkring pengetanksgrænsen og ikke behøver at stemme for det

rentefradraget så jeg forstår simpelt hen ikke dansk

hvorfor vi ikke kan støtte regeringens forslag for lang tid siden allerede før

dansk folkeparti det her forslag om halvtreds procent da vi sad i fredags i udvalgsarbejdet sagde

halvtreds procent nu har man fremsat et fuldstændig identisk forslag og så sidder man

den omvendte verden jeg burde jo

stillet herre thomas jensen det samme spørgsmål hvis han havde så meget mod at han turde gå op som ordfører

det er meget fint at sidde og stille en masse spørgsmål

den her debat med socialdemokraternes ordfører som jo ikke tør gå på talerstolen og som ikke turde gå på talerstolen under andenbehandlingen

for de op mod tredstusind familieejede virksomheder som vi har i danmark

hvor skatteministeren jo overhovedet ikke har taget bekymringerne seriøst heller den sekstende november da jeg stillede spørgsmål til skatteministeren og skatteministeren ikke kunne se noget som helst problem

da heldigvis nået frem til halvtreds procents

op mod tredstusind familieejede virksomheder og ikke kun om en til to konkrete virksomheder som man kan stå på folketingets talerstol og citere

ikke ser ordførerne fra regeringspartierne heroppe men at

blevet generelt for alle de her lovforslag man har indset at det er nogle utrolig upopulære beslutninger

danmark og så vælger man at sætte sig nede på sin plads og forsøge at tie det hele ihjel

utrolig ærgerligt men som jeg har sagt

fru ellen trane nørby så går de jo ikke ud og roser det fra erhvervslivets fordi det er en hamrende god idé

at det stadig væk giver halvdelen af skatteprovenuet og det betyder at der trods alt er rigtig mange virksomheder for hvilke brandskatningen

er stadig væk rigtig skadeligt så vi vil anbefale

eller nu under tredjebehandlingen har haft modet til at gå op og debattere konsekvenserne af regeringens lovforslag det siger jo rigtig meget om hvor dårlig en sag man har

fra dansk folkeparti om det ikke virker lidt besynderligt at i

der blev lavet i skatteudvalget i fredags var regeringspartierne socialdemokraterne sf og det radikale venstre imod dansk folkepartis ændringsforslag

at hæve grænsen fra fem og tyve procent til halvtreds

i fredags ikke kunne støtte en halvtreds procents grænse men i dag kan støtte en halvtreds procents grænse

eller som en konsistent politik

vi har haft samråd med skatteministeren som

man er presset så meget ændrer man så lige

alene af den grund at det er dansk folkeparti

er man modstander af det

finde ud af behandlingsformerne men men det håber

familieejede virksomheder synes vi

det er rimeligt at man laver en en vis beskatning

set også medvirket til dem i fredags

med opbakning fra de konservative og nu vil man så ikke støtte det som dansk folkeparti sagde

synes dansk folkeparti ikke

det faktisk også kommer dansk folkeparti i møde og så burde dansk folkeparti jo så

trods alt bare var en af ordførerne for regeringspartierne der ønskede at gøre det

forklare endnu en gang hvorfor vi ikke stemmer ja til det endelige forslag

af den eneste eneste grund at lovforslaget stadig er ganske skadeligt for dansk erhvervsliv det er klart at det er en mindskning af skaderne at man nu ændrer

på fem og tyve procent men det er stadig væk et ret

jeg synes bare at det her er lidt bemærkelsesværdigt og det synes jeg

det her drejer sig om nogle pengetanke som kan videreføres eller overdrages

fuldstændig rimeligt i sfs øjne at man også bliver beskattet af det det har man så ikke et ønske om fra dansk folkepartis side

side sagt godt så lad os tage en drøftelse

i salen det må dansk folkeparti jo

at dansk folkeparti stadig væk skylder et svar på om dansk folkeparti med det ændringsforslag der nu

det samme spørgsmål igen og igen

det her lovforslag er utrolig skadeligt selv om vi nu får mindsket skaderne fordi det bliver en pengetanksregel

halvtreds procent vi støtter alle forbedringer i

jeg gerne sige til herre jonas dahl at det her lovforslag er et der lukker et skattehul

skat fordi man laver et generationsskifte man udskyder skatten til senere

det er helt rimeligt at vi prøver på at lade kapitalen blive i virksomhederne så de kan bidrage til at skabe vækst i danmark og bidrage til at skabe nogle gode arbejdspladser og det er

at man gerne benytter sig af muligheden for at stille kritiske spørgsmål til oppositionens ordførere her i salen

man ikke tillader oppositionens ordførere at stille kritiske spørgsmål

man skal stille sig herop på talerstolen og stille sig til rådighed for

er ærlig talt for krysteragtigt så vil jeg

liberal alliance er borgerlige stemmer der arbejder vi arbejder for mere frihed til borgerne mere frihed til virksomhederne mindre skat til borgerne og mindre skat til virksomhederne vi arbejder imod at man tager frihed fra borgere og virksomheder og vi arbejder imod at man tager ekstra penge

med ti procentpoint og så få liberal alliance til i forhandlinger senere hen at stemme for topskatteforhøjelser på fem procentpoint regeringen kan ikke beslutte sig for at tildele landets carinaer to tusind kroner mere i kontanthjælp om måneden og så senere i forhandlinger med liberal alliance få liberal alliance til at stemme for at landets carinaer får tusind kroner mere

måneden regeringen kan heller ikke

frem om at der skal være en betalingsring

og aarhus og på den måde hive liberal alliance ind i forhandlinger hvor vi accepterer at der kun kommer en betalingsring om københavn

det er vores princip vi stemmer ikke for forværringer blot fordi regeringen har været taktisk smart og spillet ud med noget der var endnu værre

det ved regeringen nu

vi kan forstå at der er andre partier her i salen der har et anderledes parlamentarisk princip de støtter forværringer

forinden at lægge noget frem der var endnu værre

kunne komme herop på talerstolen og sige at det ikke er et princip som man vil forfølge fremover

altså gøre det lidt for let for regeringen at få borgerlige partier til stemme for røde forslag det vil også gøre det for let for regeringen at splitte den borgerlige opposition således at nogle partier i

liberal alliance stemmer imod det her forslag men vi støtter vores eget ændringsforslag som er at pengetanksgrænsen skal sættes på seks og halvfjerds procent og ikke fem og halvfjerds procent vi er ikke borgerlige stemmer der arbejder for en rød

medlemmerne opmærksom på at der er et antal afstemninger ret kort tid efter

allerede havde indgået en aftale i forbindelse med finanslovforliget om at sænke grænsen for beskatning

det ville betyde stor usikkerhed og føre til lavere vækst og færre job i danmark da det ville besværliggøre generationsskifte i familieejede virksomheder med den aftale vi så har lavet med regeringen sikrer vi bedre vilkår for generationsskifte i familieejede virksomheder og derfor har vi aftalt med regeringen at hæve grænsen fra fem og tyve til halvtreds procent men

vi bringe satsen tilbage på fem og halvfjerds

vil vi støtte så hvis det havde været muligt at finde et politisk flertal her i salen havde vi selvfølgelig forfulgt det og bakket op om det men det kunne vi jo konstatere i fredags at det overhovedet ikke

i nærheden af at komme i betragtning i betragtning simpelt hen fordi skatteministeren

den blive fastholdt på fem og tyve procent det ville have været en katastrofe for de familieejede virksomheder og derfor har vi sikret tryghed

og for at få afviklet mødet mere gelinde og da der ikke er så meget larm i salen her tak for det

regeringen efter at skatteministeren var gået ud og havde sagt at det oprindelige lovforslag var for stramt og at regeringen ville lytte og havde lyttet til erhvervslivets ønsker derfor indkaldte til forhandlinger

at der var noget galt med regeringens eget lovforslag ville have fastholdt det lovforslag såfremt de konservative ikke havde lagt stemmer til denne forværring af forholdene

kan regeringen for eksempel melde ud at den ønsker lad os sige ti procentpoint højere topskat og så kan den hive

og så kan konservative præsentere det som en sejr og stemme for det

til indtil det modsatte er bevist jeg mener at et ord er et ord og når jeg lytter mig til at en regering og en skatteminister helt kategorisk udtaler

der er medvirken fra oppositionen så fastholder

alt andet er i min verden teatertorden og spilfægteri og fifleri og man kan tænke den ene og den anden vej

vi var i dialog med dem der var talsmænd for de familieejede virksomheder med branchen for de familieejede virksomheder og vi har i øvrigt selv som parti rødder langt ind i erhvervslivet og vi fik en klar og tydelig tilkendegivelse af at man ville være meget tilfreds hvis vi ville redde som de kaldte det de familieejede virksomheder ved den her generationsbeskatning

mente at dens lovforslag ikke var godt var for dårligt og kunne blive bedre så ville regeringen have fastholdt

de konservative stemmer er nødvendige for regeringen for at

man kan undre sig over

vil lave aftaler med folk der er så skruppelløse med landets fremtid at de er villige til at gennemføre noget dårligt selv om de har mulighed for at gennemføre noget bedre jeg fik ikke svar på det andet spørgsmål er det sådan at regeringen fremover vil kunne regne med de konservatives støtte til at hæve skatter hvis blot regeringen forinden spiller ud med nogle

ikke at medvirke og så pyt med at det her

hvilket ville være en katastrofe for de familieejede virksomheder

for erhvervslivet og provenuet til statskassen

vi tog et ansvar med den begrundelse som jeg her har

det næste spørgsmål det er jo et faktum

i det her folketing der har arbejdet på evige skattelettelser evige bedre konkurrencevilkår for danske virksomheder der er et parti der udmærker sig bedre end nogen andre

vi har skabt tre personskattelettelser i vores regeringstid vi har sænket selskabsskatten to gange

bureaukratiske regler og så videre og så videre gang på gang

er vi åbenbart nu nået til det der vedrører de familieejede virksomheder det behandler vi i en tid

så vedtager vi glade og muntre en lov

der dræner de få likvide selskaber hvis ejere er nødsaget til at trække likviditet ud af selskaberne for at betale ikke bare aktieavanceskatten men også arve og gaveafgifter dem dræner vi for

der er nogle her i tinget der synes at det er vældig fint at man øjensynligt lander på halvdelen under henvisning til de udtalelser der er kommet fra direktøren i går jeg vil sammenligne det lidt med en person der stod til seks års fængsel og slipper med tre år han er også parat til at falde dommeren og bødlen om halsen

ja hvis det bare var så enkelt hvis der

hvis der var åbenbare produktionsaktiver man

et fornuftigt afkast tror jeg faktisk at de dygtige erhvervsledere allerede havde gjort det jeg er i hvert fald helt sikker på en ting og det er

mere om det end erhvervslederne hvis vi vidste

sad vi her nok ikke et problem med det aktuelle

firmaer der udliciterer arbejde de har ikke så mange produktionsaktiver og de bliver rask væk ramt af de her regler det er en hæmsko det påvirker deres driftsøkonomiske beslutninger og derfor er det usundt det samme gælder for så vidt også rådgivningsfirmaer sandheden er at forslaget

dræner de likvide virksomheder for likviditet de illikvide kan ikke drænes mere end til nul

bare et spørgsmål om at dræne virksomhederne for likviditet det er faktisk også et spørgsmål om at dræne dem for aktivitetslyst og det er efter min opfattelse det der sker med det her forslag

fordi der er en ting der undrer mig såre

været det mest ivrige parti

klandret andre hvis

det parti der har villet stå for de meget klare synspunkter så det var til at forstå hvad partiet mente

jo ved den her andenbehandling været fuldstændig

fraværende og det synes jeg er højst overraskende derfor vil jeg

også deltage som ordfører heroppe så vi får lejlighed til

spørge ind til enhedslistens holdning det er lidt paradoksalt

ikke så underligt endda

kan man jo se at det drejer sig om en

hvor regeringen og enhedslisten har indgået en aftale der må man gå ud fra har været meget fordelagtig for enhedslisten

regeringen og enhedslisten er enige om at reducere grænsen for finansielle aktiver ved succession til fem og tyve procent med virkning fra den første januar to tusind og tolv det står at læse på side fire og fyrre i den finanslovaftale der er indgået mellem regeringen og

to tusind og to var der jo et forslag om at

citere den daværende ordfører for enhedslisten fru pernille rosenkrantz theil

bekendt i dag er folketingsmedlem for regeringspartiet socialdemokratiet

sagde på daværende tidspunkt jeg skal meddele at enhedslisten ligesom socialdemokraterne ikke kan støtte dette forslag

er fra to tusind og seks i to tusind og to

det er svært med alle de partiskift der jo kan finde sted i partierne men i to tusind og to

sagen den at man var skarp modstander af den daværende regerings

til de halvtreds procent forslaget er derfor endnu et forslag i regeringens række af forslag der giver de privilegerede danskere bedre muligheder for at slippe for at betale skat sagde herre søren søndergaard i ordførertalen fra to tusind og to

fru pernille rosenkrantz theil som jeg startede på

jeg skal meddele at enhedslisten ligesom socialdemokraterne ikke kan støtte dette forslag i to tusind og to var vi modstandere af at man udvidede kredsen

også modstandere af at man satte grænsen op fra fem og tyve

og vi mener at man her åbner en ladeport for udskydelse af skat som vi ikke er enige i skal åbnes derfor kan det heller ikke undre nogen at vi ikke bryder os om ideen om at sætte grænsen yderligere

det var da klar tale både

fem og halvfjerds procent så må man jo sige

i år at det ikke kan undre hvad indholdet blev af den aftale for der gennemfører man jo

blot den politik som enhedslisten de sidste ti år har kæmpet for det der så står tilbage

noget af det her med at være omstillingsparat

er jo det herre frank aaen så lige pludselig er blevet offer for er jo en overraskelse over at hvis man gennemfører den politik enhedslisten altså har argumenteret for i ti år så har selv enhedslisten nu indset

nogle dramatiske konsekvenser så store konsekvenser at man øjensynlig har sagt til regeringen det må vi have lavet om men vi må finde et alibi for at lave det om så i må finde et andet parti

der afgør at resultatet nu kan blive de halvtreds

det ændringsforslag der er stillet

at forklare at vi har lyttet til regeringens ønske om at tage hensyn til nogle virksomheder der mente

vores samarbejdspartnere sagde vi til regeringen at

godt grundlag for at hjælpe nogle af de virksomheder

så skal vi nok være villige til at justere på den

vi havde med regeringen sådan

thulesen dahl skulle være bange for at jeg en anden gang ikke skulle finde en anledning til at komme efter for eksempel de meget rige familieejede selskaber

har kæmpet ret klart

for en bestemt politik som bliver en del af finanslovaftalen det forslag

har været ens politik i ti år og som man nu har fået igennem over for regeringen i en finanslovaftale når ikke engang at træde i kraft før man selv indser at man bliver nødt til at stemme

i salen så det ikke bliver så dramatisk hårdt som man først havde lagt op til det er da

at man godt lige pludselig kan se at hov

også finder ud af at hvis man rent faktisk gennemførte den politik enhedslisten står for vi skal

principprogrammet for at se at nedlæggelse af både politi og militær

set bare glad for at der selv inde i enhedslistens rækker nu viser sig en forståelse for at den politik man selv har argumenteret for

det synes jeg man skal glæde sig over for det betyder samtidig at den politik

enhedslisten agerer på er at det har man erkendt

jo bare se for hvorfor skulle man ellers så kort tid efter at man har fået sin politik

ti år igennem fravige sin politik for at give regeringen mulighed for at lave noget andet

kommer igennem fordi enhedslisten stemmer som enhedslisten gør enhedslisten kunne jo have valgt at få den politik igennem som man har stået for i ti år jeg er da utrolig glad for at vi her i dag kan konstatere det må være konklusionen på den her

udvikling at enhedslisten åbenbart har accepteret at den del af enhedslistens politik der her ville være kommet igennem

er så skadelig for danmark at man af egen drift har valgt at sikre at

ville der ikke være blevet ændret på aftalen

en diskussion om hvorvidt venstre har skiftet holdning i forhold til

ført af en række folketingsmedlemmer der ikke var ordførere og

dengang vi havde diskussionen i to tusind og seks derfor synes jeg er grund til at tegne op hvad vi egentlig snakker

konservative kom i regering i to tusind og et valgte vi meget hurtigt at forbedre de daværende regler for generationsskifte

de såkaldte pengetanksvirksomheder

og ønsker fra erhvervslivet om

at lette generationsskiftet

mest generende i forhold til at sikre at de mange familieejede virksomheder som vi har i danmark

halvtreds procents grænsen var problematisk de ville gerne have

en række organisationer bad om at den helt

at lytte til og et flertal i folketinget

naturligt at det er den politik venstre har haft siden to tusind og seks og fortsat har derfor er hele diskussionen om hvorvidt vi skulle støtte

fastlagde i efteråret to tusind og seks

at enhedslisten ikke selv siger at det man fik aftalt i finansloven er skadeligt

at det enhedslisten fik gennemført er skadeligt

det der er baggrunden for at man nu lytter til kravet

der forbedrer det politiske makværk som regeringen har aftalt med enhedslisten

at vores politik i venstre hele vejen igennem har været og fortsat er fem og halvfjerds procents grænsen vi vil endda gerne hjælpe liberal alliance til at få gennemført

til seks og halvfjerds procent

tillod sig at sige om venstre

fra et parti der i efteråret to tusind og seks stemte for en

herre poul erik christensen sagde at der var store positive effekter ved forslaget

havde en hædersmand som skatteordfører det er desværre ikke tilfældet i dag

ny skik som vi har kunnet se brede sig fra i fredags

og regeringen snart vil begynde at forsvare og forklare den politik de fører på trods af at jeg godt kan

nu også med det her lovforslag ved tredjebehandlingen stemmer for en forringelse

for danske virksomheder og dermed endnu

det på nogle punkter gik endnu videre og blev endnu mere offensivt end det har været hidtil og det arbejder vi hårdt på men vi har også det forhold til vores samarbejdspartnere at når de kommer og siger

så er vi selvfølgelig positive over for det jeg har i øvrigt sagt til medierne for lang tid siden at hvis regeringen havde nogle gode argumenter for at lave om på aftalen som vi diskuterer i dag

et ønske om at ændre et lovforslag under indtryk af virksomheder der har henvendt sig jeg har selv den opfattelse at mange af de henvendelser

at man fik den borgerlige opposition med på det

det er i orden kan man få den borgerlige opposition med på at

i orden for os det vil vi ikke stå i vejen for det har noget at gøre med at have respekt for vores samarbejdspartnere og det har også noget at gøre med respekt for at

har vi så gjort

udmønte sig i dag skal vi ikke være helt ærlige det raseri vi har set i løbet af debatten

at enhedslisten skulle have svigtet sin socialistiske politik

jo også være lidt mærkeligt hvis borgerskabet skulle blive rasende over det det raseri vil se her i salen skyldes udelukkende

indgået en aftale med regeringen

sig over den konservative ordfører

konservative folkeparti siger at lige så snart vi igen får et borgerlig liberalt

julens udfordringer og de

bare sige til venstres ordfører at det

en regering har lavet en aftale med sit parlamentariske grundlag hvor en forudsætning for at ændre aftalen har været at et parti der ikke var en del af aftalen trådte ind i

det ville vi ikke sætte os imod vi har ikke som princip at holde andre partier ude

også godt sige til ønskelisten venstre

og regeringen siger at det er i orden så vil vi ikke modsætte os

regeringen selv indrømmer har dybt skadelige konsekvenser

at der har været massive henvendelser og der har været rejst kritik af at det her vil ramme danske virksomheder

koste danske arbejdspladser

være med til at ændre den aftale man har indgået med regeringen

nogle andre der skal tages i ed at er nogle andre der skal tages med jeg kan jo spørge hvorfor skulle

der på forhånd tilkendegav at man ville støtte

er jo præcis den samme situation

da blev der ikke indkaldt til forhandlinger da kunne regeringen selv løse problemet hvorfor kunne regeringen

der er nogle gode argumenter for at være det men helt ærligt kan vi ikke lige komme tilbage

skælder ud på enhedslisten men dem man er sur på

det konservative folkeparti

er sur over er at konservative folkeparti har lavet en aftale sammen med regeringen

jeg synes det er fantastisk at selv enhedslisten indser at

de aftaler man har nået at indgå med regeringen på den her korte tid hvor man har haft indflydelsen

vidt og er skadelige for danmark og så vil man gerne have lavet

jeg synes også det er helt fantastisk at høre her i dag at det tidligere revolutionære parti enhedslisten nu har som mål at der skal være ro omkring en lovgivningsproces

skulle være ro og at det var et mål i sig selv det er fantastisk jeg vil bare spørge herre frank aaen om han kan bekræfte

om at justere hvis man lempede på de

for at betale skat

højt og helligt og lige så meget som det

nye initiativer fra enhedslisten der kommer til at ramme privilegerede danskere som har for mange penge og som vi gerne vil hjælpe af med nogle af deres penge

der er ingen grund til panik der er ingen grund til at være bange for at enhedslisten

at skifte kurs vi kører det vi

og så vil jeg bare sige igen vi har ikke accepteret at vores politik er skadelig for danmark

men det har vi jo tidligere diskuteret hernede i salen

der giver privilegerede danskere bedre muligheder for at slippe for at betale skat vi skal bare lige lade den stå et øjeblik jeg tror

i retning af at dem man selv mener er privilegerede danskere

det synes jeg egentlig er tankevækkende

pragmatismen allerede har bredt sig så vidt hos enhedslisten at selv den

skal vi nok få afprøvet her i folketingssalen

sige en gang mere at det er underligt at enhedslisten skal have om jeg så må sige kritik for at have lyttet til regeringen lyttet til nogle virksomheder

konservative folkeparti har brudt broderskabet med venstre og dansk folkeparti og lavet en aftale med regeringen som man var imod selv om aftalen indeholder det man ønsker

det der er det barokke at vreden diskussionen kritikken skal rettes mod enhedslisten når det alt sammen drejer sig om at

det konservative folkeparti har brudt broderskabet

står og ser enormt sur ud oppe på talerstolen og taler om hvor surt

generationsskiftemulighederne i de op mod tredstusind danske virksomheder

og derfor har vi haft skatteministeren i en række samråd og til spørgsmål i salen

at de fortsat også støtter fem og halvfjerds

at der var et borgerligt parti der skulle stemme for hvis regeringen skulle indrømme

umuliggør generationsskifter i virksomheder derfor vil

det det lykkedes og det har vi sagt ja til

altså lad mig sige det rent ud vi har det konservative folkeparti der siger at en forudsætning for at flertallet bestående af enhedslisten sf socialdemokraterne og de radikale ville lave om på deres oprindelige plan om at sænke grænsen til fem og tyve

at de konservative ville være med kan vi lige få

det krav har enhedslisten ikke stillet vel enhedslisten har ikke stillet som et krav at de konservative var med til det her for at enhedslisten ville være med til

halvtreds procent enhedslisten har bare sagt til regeringen at hvis regeringen

i den her aftale en forudsætning

ville være med

folkeparti skal være med i en aftale om politik

jeg skal være blevet meget pragmatisk men så langt strækker pragmatismen altså ikke at det er et ufravigeligt krav at

hvis man ønsker at lave en aftale med borgerlige partier om at ændre grænsen til halvtreds

har gjort hvad det var skatteministeren der udtalte sig om det i fredags

utvetydigt om ro om lovgivningsarbejdet og

bruge den her lejlighed til at præcisere at at vi har indgået

den står vi ved et hundrede procent men vi har

er en politisk aftale og så snart

vi frit stillet til ligesom vi jo har tilkendegivet

det vi ønskede men det ved vi jo desværre bliver stemt ned

uanset om de borgerlige var med

krævet at der er et borgerligt parti der stemmer for halvtreds procents grænsen

det sagde vi ja til så er det korrekt

kan gøre det alligevel og der har vi sagt at hvis ikke der er en aftale med andre

det jo være fint for os at lave en yderligere aftale om beskatning af de privilegerede det er jo det ønske der også er

altså et andet forslag men men det vi sagde ja til var at lave en aftale om at sænke til halvtreds procent sammen med et eller flere borgerlige partier

afgivet betænkning i skatteudvalget i fredags

godt nok ikke til stede ved selve betænkningsafgivelsen men jeg kunne så læse efterfølgende i betænkningen at enhedslisten havde tilkendegivet

fredag eftermiddag og så tilsyneladende til mandag morgen

støtte en halvtreds procents grænse men så kunne

halvtreds procent i forbindelse med en aftale med et eller flere borgerlige partier

procenten den forelå senere og så sagde vi ja til det

gode råd om hvordan man får mest mulig af sin politik indført

aktivt at gå ind og kæmpe imod det kan virke lidt underligt

se hvordan man har skiftet holdning

har ført landet ud i en ufattelig krise givet skattelettelser til de allerrigeste og hvad de ellers er kommet med af forskellige dårligdomme det var vores højeste ønske og vi har det høje ønske

regering og en del af et samarbejde er at man ikke får alt det igennem som man gerne vil men kun noget af det

på samme måde som jeg er helt sikker

selvfølgelig allerede flere eksempler på at når vi har

hjælper de også med at få det løst det er samarbejde det burde ikke være så

forræderi af ens egen politik eller hvad ved jeg der bliver

antydet her det er sådan set bare en måde at få samarbejdet fungere på

ikke bare varer i år men i rigtig mange år fremover

været involveret i forhandlinger og en proces der fører frem til vedtagelsen for eksempel af noget så kompliceret

ved at der undervejs opstår ting man gerne vil have ændret så snakker man med hinanden og vil i være med til at ændre det vil i være med til at ændre det og hvis man er fornuftig i samarbejdet siger man ja selvfølgelig vil vi det hvis det er sådan at det er et godt

anderledes lytter vi selvfølgelig til de ønsker der måtte komme på samme måde som vi har en forventning om at vores samarbejdspartnere

og takke herre frank aaen for hans

sådan en lille smule tvivl om hvorvidt det her som vi er vidne til i dag nu er en kæmpemæssig

sejr for det konservative folkeparti som på den måde har fået

herre frank aaen har skåret det klart ud i pap at selvfølgelig var det her blevet vedtaget også uden de konservative stemmer

blåstempling af en politik som går i den forkerte retning altså regeringen har

så blevet to skridt i en socialistiske retning og det er uanset hvordan man vender og drejer det ikke nogen sejr for et borgerligt parti

vi får de rigtige regler på det her område op på de fem og halvfjerds

det har været regeringens hensigt fra starten af at gøre de her regler mindre fordelagtige

ikke været tale om at vi ønskede at afskaffe skattebegunstigelsen for generationsskifter

har været tale om at regeringen ønskede at gøre nogle meget lukrative regler lidt mindre lukrative det er baggrunden for at regeringen fremsatte lovforslaget hvor pengetankgrænsen ved succession blev fastsat til fem og tyve procent det skyldes dels

vi ønskede en rimelighed

skyldes det også at vi mener at det i en krisetid er vigtigt at tilskynde virksomheder til aktive erhvervsinvesteringer

skattebegunstigelser til at fremme passive pengeanbringelser regeringen har lyttet til de indvendinger som er kommet fra erhvervslivet og også fra den konstruktive

den forbindelse vil jeg gerne levere en stor ros til det konservative

konstruktive forhandlingsforløb og de konservatives vilje til at

indgå i en forpligtende dialog med regeringen har ført til et resultat hvor pengetankgrænsen nu bliver fastsat til halvtreds procent

er der skabt en rigtig god balance mellem rimelighed så vi ikke skattebegunstiger pengetanke på den ene side og på den anden side gode vilkår for familievirksomheder jeg er glad for dialogen med erhvervslivet og jeg er også glad for dialogen med de konservative den gode dialog afspejler sig i resultatet

ud over lempelsen til halvtreds procent

indeholder forslaget også en overgangsordning som giver virksomhederne mulighed for at tilpasse sig de nye regler

successionsreglerne er således stadig væk fordelagtige

som indtil nu og der er ikke tale

også mit indtryk at erhvervslivet er tilfreds med den løsning som vi er nået frem til

det vil jeg sådan set godt bekræfte det nybrud indtraf ved folketingsvalget der fik vi et nyt flertal vi fik en ny regering det nye flertal og den nye regering er optaget af at lytte er optaget af en ægte dialog med erhvervslivet med lønmodtagerne og vi mener faktisk og tror på at et bredt samarbejde også kan føre til

det er sådan i politiske kompromiser

det er også det der har kendetegnet den her proces og ført til at regeringens gode forslag er blevet

som regeringen og enhedslisten lagde op til i forhold til mulighederne for at

rart at høre at skatteministeren bider mærke i den kritik der rejses jeg ville ønske at han lyttede lidt oftere men det er altså dialogen

har gjort indtryk på ministeren så skal jeg bare forstå hvordan kan det så være et

et parti der ikke er en del af den aftale

den hjem altså det er regeringen

der har lavet aftalen men regeringen har stillet som krav at et andet parti skulle have ansvaret for at bære den hjem selv om skatteministeren siger at det er den kritik der har været rejst fra

og tyve procent ville være dybt dybt skadelig for dansk erhvervsliv naturligvis ikke

vi aldrig fremsat det oprindelige forslag

er jeg helt åben om meget optaget af at lytte

lønmodtagerne og have en reel dialog i forbindelse med lovgivningsprocessen der er vi blevet mødt

konstruktive indvendinger fra dansk

for at gøre nogle meget lukrative bestemmelser mindre lukrative

med folketingets partier om hvorvidt der kunne blive skabt enighed bred enighed om

helt lige så lav som regeringens oprindelige forslag det synes jeg er

forslaget var problematisk

alligevel forsøger skatteministeren at sige at det var en forudsætning at der var et andet parti ud over de oprindelige fire partier der skulle stemme for til trods for at når man læser

er tale om en stemmeaftale som ikke binder den binder ikke og det vil sige at skatteministeren har været optaget af at lytte til erhvervslivet men alligevel så

at sige at der var nogle andre der skulle med ind i det jeg skal så bare forstå hvorfor skulle der ikke være et borgerligt parti der blev spurgt om det ville stemme for et ændringsforslag om at udskyde

ikke på præcis samme måde

afstemning i folketinget skatteudvalg i fredags som er

er tale om en ny fremgangsmåde der er tale om en ny måde

føre regering på man lytter ikke kun på skrømt man lytter reelt man tager de indvendinger der kommer så seriøst at man som regering

på trods af stramt tidspres man lytter også

oppositionen og giver oppositionen mulighed for at få indflydelse

er parat til at tage ansvar jeg ved godt at det er svært at vænne sig til at det er sådan landet nu bliver regeret men det er sådan regeringen regerer det er noget nyt i forhold til tidligere men det er nu engang vores arbejdsmetode og jeg tror at virksomhederne er glade for det og jeg tror sådan set også at det er det danskerne fortjener

her en nyskabelse at man lytter og det gør man en dyd ud af jeg vil så bare høre

jeg tror at der er endnu mere opstand omkring den end der er omkring det her lovforslag hvornår vil man

vil da da gerne levere en stående invitation til folketingets borgerlige oppositionspartier om at hvis man ønsker en reel dialog om

skattepolitikken hvor man er med på at man bøjer sig mod hinanden i politiske kompromiser

være hjertelig velkommen på mit kontor

et tab af arbejdspladser når vi

i landet hvad det her kommer til at betyde så er det entydigt svar det kommer til at koste arbejdspladser det samme som skatteministeren laver

en ny specialitet først i i sit embede nemlig at sende arbejdspladser

hvor mange arbejdspladser koster det her lovforslag isoleret set

indgå et konstruktivt samarbejde med oppositionen også på skattepolitikken under en rimelig fornuftig præmis om at man i politiske kompromiser bøjer sig mod hinanden mødes og at indflydelse og ansvar følges ad

gammelkendt svada imod regeringens fornuftige økonomiske politik der fremmer vækst og beskæftigelse fred være med det jeg må indrømme at det er ærgerligt at det kun er et parti

oppositionen som har modet til rent faktisk at indgå politiske aftaler som fremmer de synspunkter man selv har selv om man ikke får helt ret det eneste der er sket i det her forløb hvis vi lige skal vende tilbage til spørgsmålet om

er jo at venstre har skiftet position fra at være meget glade for en fem og halvfjerds procents grænse til nu at synes at den bedste grænse i verden er seks og halvfjerds procent jeg savner stadig helt begrundelsen

vi spiller ud med at skatten skal sænkes og så indgår vi et forlig om at skatten skal blive hvor den er

skatteministeren sagde for lidt siden at

og jeg synes at skatteministeren bør

at han har været udsat for en meget hård beskyldning fra sine konservative alliancepartnere der har beskyldt regeringen

at den foretrak noget der var værre

nødvendige for at enhedslisten ville gå med til at gøre det her

selv om deres stemmer ikke var nødvendige ville regeringen have fastholdt et dårligere

gange formår at mødes og lave konstruktive forhandlingsforløb og på den måde gøre gode forslag endnu bedre så det er helt korrekt forstået at hvis ikke regeringen og

den aftale som vi indgik

forudsætning for at det blev bedre

at der skulle en ny aftale til

for at regeringen ville gøre det her

bedre skatteministeren må lige forstå at

alene på foranledning af at skatteministeren spurgte

sige at skatteministeren ville have fastholdt et dårligere

i skatteministerens magt at gøre det bedre

konservative har indgået en aftale om at gøre et godt forslag endnu bedre

aftalen handler om det er resultatet af den aftale så det vil jeg gerne understrege igen det synes jeg ikke

understrege at det jo er et bevis på at dialog nytter

et bevis på at politiske forhandlinger også mellem partier der normalt står langt fra hinanden rent faktisk nytter og jeg tror at det er det både danske virksomheder og danske lønmodtagere forventer af os som ansvarlige politikere

partier i fredags ikke kunne støtte en halvtreds procents grænse

skatteministeren og regeringen er gået med til en halvtreds procents grænse er det på grund af lytten til

mere klart det er klart at regeringen lytter til de konstruktive indvendinger som kommer fra erhvervslivet det var det der fik os til at sige vi er faktisk parate til at justere

og blandt andet på grund af det konservative

lykkedes det at blive enige om en ny grænse på halvtreds procent så det er faktisk i den meget spændende dynamik der opstår mellem en regerings vilje til at lytte til de berørte parter og en regerings vilje til at indgå i konstruktiv dialog med folketingets partier at det her ganske udmærkede forslag der forbedrer det oprindelige forslag opstår

gerne lave en stemmeaftale med skatteministeren

med i en stemmeaftale vi tager fire og halvfjerds procent

lillelund bech er jo formand for skatteudvalget og

er det jo også vigtigt mellem kvikke hoveder

vi er uenige og jeg er ikke enig i at fire og halvfjerds procent vil være en god grænse det synes jeg ikke vil være en rimelig grænse

velpolstrede familievirksomheder og pengetanke i forhold til generationsskifte og jeg synes og regeringen synes at det er afgørende vigtigt at vi i en krisetid sikrer at alle yder et bidrag

er jo tale om et reelt politisk kompromis mellem regeringen og det konservative folkeparti

forskellige udgangspunkter men vi har bøjet os

til de berørte parter og så fik vi faktisk gjort et godt forslag endnu bedre og det er såmænd baggrunden men svaret på det konkrete spørgsmål er nej jeg vil ikke synes at en grænse på fire og halvfjerds procent vil leve op til regeringens synspunkt om dels at sikre en

og når erhvervslivet siger noget så lytter man og når der er nogen der mener

ubehagelige konsekvenser så lægger regeringen sig virkelig i selen for at lytte til det og forstå det og så videre det har så resulteret i at man har genåbnet sine drøftelser man har lyttet reelt

ét spørgsmål som skatteministeren bliver nødt til at forklare hvis regeringen selv mener at regeringens eget forslag nu er blevet bedre hvorfor har det så været en forudsætning for regeringen at et andet parti ud over det der

er at demokratiet virker og at den demokratiske dialog virker

politiske partier regering og opposition rent faktisk nogle gange kan komme frem til synspunkter løsninger som ikke er de to parters oprindelige udgangspunkt men som rent faktisk leverer et slutpunkt

at

måske var så forudseende

nået til den erkendelse men nu når der så ligger en mulighed for at man faktisk kan fremme det ændringsforslag og få det vedtaget gjort til virkelighed

politik når det virkelig nytter så skifter dansk folkeparti standpunkt og mener nu måske endda at seks og halvfjerds procent er den helt perfekte

egen opfattelse er at regeringens eget forslag

normalt at man står på den ene side over for nogle andre der mener noget modsat og så mødes man på midten

men her har vi at gøre med et forslag som efter regeringens egen opfattelse har gjort regeringens forslag hvorfor er det en forudsætning for at regeringen gør sin egen politik bedre at et andet parti vil være med et parti der ikke er en del af

hvis jeg stod og havde muligheden for at få gennemført den politik jeg tror på

min egen politik altså nå endnu længere i retning af det jeg selv ville

set bare gå i gang med det så hvorfor er det en forudsætning for at regeringen gør sit eget forslag bedre som skatteministeren selv siger han gør

regeringen siger at vi ønsker at fremme det brede samarbejde at vi faktisk ønsker at lytte

den borgerlige opposition jamen så mener vi det og man kan ryste nok så meget på hovedet ad det og synes det virker nok så underligt men det er nu engang sådan at vi mener at der i det brede samarbejdende folkestyre rent faktisk opnås resultater til gavn for virksomheder og lønmodtagere

var regeringens udgangspunkt at det forslag vi lagde frem

klogt og rigtigt på baggrund af indvendinger fra erhvervslivet og i kombination med en villighed fra det konservative folkeparti

opnåede vi faktisk en spændende dynamik

hvor man er ufrivillig morsom uden at fortrække en mine

den skatteministeren er

nu lytter til virksomhederne undskyld

gøre regeringens skade mindre

skatteministeren modtager så meget ros

blevet rost for at have humor og det sker sjældent endda også i mit eget parti så tak for det

men men så stoppede det

så blev jeg anklaget for at sige noget sludder og skulle hellere holde mig til stumfilm og det tager

for at forsøge at svare på på spørgsmålet

virksomheder der er gået ind og har blandet sig i den parlamentariske proces det er da ikke deres gebet de har haft konstruktive høringssvar og været i god dialog med regeringen som det sig hør og bør regeringen har så vurderet mulighederne

besluttet os for at åbne for brede drøftelser om det her spørgsmål det har så faktisk ført til at det konservative

valgte at gå konstruktivt ind i forhandlingerne med regeringen og viste at dialog også giver resultater det der undrer mig er hvor venstre blev af

skal være med så præcis er

at stillet det krav

må jeg altså ærligt tilstå at jeg finder det lidt specielt vi er i en situation

regeringen tager initiativ til brede drøftelser som ender med at

få det resultat at regeringen og det konservative

indgår en aftale som

regeringens forslag på en fem og tyve procents grænse til fremover at være en halvtreds procents grænse hvorfor har regeringen

vores hensigt fra starten af har været at sikre en rimelig balance en fornuftig balance

at gøre nogle meget lukrative regler mindre lukrative

gode vilkår for at drive familievirksomhed og vi synes at den nuværende grænse på fem og halvfjerds procent er for lukrativ så har vi vist konstruktiv forhandlingsvilje og de konservative har gjort det samme og det har ført til resultater og det mener jeg da bare man bør være glad for

her sag det gjorde vi også den sekstende november i salen hvor skatteministeren syntes

skatteministeren nu siger at det her er udtryk for at skatteministeren har lyttet altså jeg står her med skatteministerens talepapir

en skattebegunstigelse er utilfredse med forslaget alt andet ville så at sige være unaturligt

af den borgerlige opposition og det sådan set også fint

det standpunkt som jeg gav udtryk for i samrådet og i øvrigt

tyve spørgsmål så gælder det jo såmænd stadig at den nuværende grænse på fem og halvfjerds procent finder jeg og

regeringen ikke rimelig baggrunden for

var at vi mente det var det fornuftige nye niveau på baggrund af konstruktive indvendinger fra erhvervslivet og en vilje fra det konservative

side til at forhandle er der faktisk sket det som jeg tror de fleste virksomheder og borgere forventer af folketinget nemlig at vi har gjort et godt forslag endnu bedre været konstruktive i dialogen

til de berørte parter så

set ikke at der er noget ændret ved begrundelserne for at den nuværende grænse skal gøres mindre lempelig men der er naturligvis sket det at vi reelt lytter i processen og dermed har fundet et mere fornuftigt

er udtryk for antivækst

er erhvervsfjendtlige så på den måde ligner de jo hinanden i forhold til den fem og halvfjerds procents grænse vi har i dag men når

nu står og siger at skatteministeren ikke har lyttet på skrømt

trods af at skatteministeren adskillige gange har sagt at han decideret var ligeglad med hvad virksomhederne

udtryk for at skatteministeren har lyttet

det siger skatteministeren så at han ikke har men at han har lyttet reelt

afgiftsstigninger som skubber arbejdspladser ud af landet som følge af øget grænsehandel

interesseret

så være at skatteministeren ikke på en række andre punkter

får gjort nogle meget lukrative skattebegunstigelser mindre lukrative

så gælder det naturligvis stadig det var også det jeg fornemmede at venstre tidligere i debatten

er sådan at de virksomheder der i dag har nydt godt af en skattebegunstigelse i forhold til succession på fem og halvfjerds

vi har fundet et rimeligt niveau hvor vi dels tager hensyn til at alle skal bidrage i en krisetid

værner om danske arbejdspladser i forhold til regeringens vilje til faktisk

princip der gælder for al lovgivning og for hele vores regeringsførelse det betyder også

til en ændring og man mener sågar nu også at lovforslaget

tidslinjen tilbage og høre skatteministeren om han kan huske det samråd

med baggrund

som netop satte grænsen til at

det ændringsforslag kunne man ikke støtte

indset at man skulle lytte til erhvervslivet

ikke kommet nye henvendelser fra erhvervslivet efter onsdag i sidste uge

kan jeg også godt huske mit svar på herre dennis flydtkjærs

sagde at de

jeg var en konstruktiv måde at agere opposition på

regeringen løbende været i dialog med virksomheder og løbende overvejet situationen og det førte frem til at vi i fredags inviterede

drøftelser så vidt jeg husker var det

men skatteministeren var stadig væk imod grænsen på halvtreds procent i onsdags

i tv to finans efterfølgende sker der ret hurtigt det at erhvervsvirksomhederne siger

for en lovgivning der kommer til at gælde det der nu er lagt op til

se det er jo her det barokke optræder dansk folkeparti har fremmet et ændringsforslag som nu faktisk står til at blive til virkelighed

skrigende bort fra partiets egen position

vi fra regeringens side endda forsøgte at kvittere for ved at invitere til brede drøftelser og så videre og i stedet støtte liberal alliances

gør nogle meget lukrative regler for nogle meget velpolstrede pengetanke endnu mere lukrative her er jeg simpelt hen stået

at være konstruktive og have en tilgang der fokuserer på

fra sidelinjen og jeg må bare sige at

jeg synes det er

at høre en skatteminister stå og sige at man

et indædt ønske om

der synes at man skal gøre det

være erhvervsdrivende i danmark

og hvor meget vi som fællesskab skal skattebegunstige

jeg tror at hele folketinget uden undtagelse vel er enige om at man i krisetider er nødt til at prioritere stramt og derfor

det også vigtigt at kigge på skattebegunstigelser i forhold til at sige er de niveauer der nu engang er fastsat

rimelige og der er regeringens position at de nuværende regler er urimelige

forstår jeg som sagt godt at venstre undrer sig over regeringens ageren i det her spørgsmål

det er noget nyt at man rent faktisk insisterer på at lytte til de berørte parter at man ønsker at den dialog der gennemføres med folketingets partier skal være reel og ordentlig

erhvervslivet jeg tror at rigtig mange erhvervsledere føler at skatteministeren håner erhvervslivet det virker også

at komme med nogle lidt finurlige svar om at ja det er også nyt at samarbejde og det er også nyt at lytte

at regeringen lytter når man fremlægger en no så

udskudt et halvt år men det betyder bare det samme som hvis man siger til en mand

du skal bare vide at såret bløder uanset hvad

og svaret til de mange mennesker der nu kommer til at

miste deres arbejdsplads både på grund

økonomisk krisetid

regere landet i det er ikke for sjov når vi lytter til erhvervslivet vi tager det faktisk så seriøst at vi er villige til at genåbne politiske drøftelser der også fører til resultater og dermed en imødekommelse af konstruktive indvendinger fra erhvervslivet vores samlede økonomiske politik skaber flere arbejdspladser og sikrer ordentlige gode rammevilkår for danske virksomheder så grundlæggende

regeringen som helhed dybt dybt optaget af at danske virksomheder skal have

konkrete forslag vi diskuterer

finde de rette balancer mellem rimelighed og gode vilkår for virksomhederne og det er det som regeringen og det konservative folkeparti nu har fundet

spørgsmålet det bliver ikke forbudt for virksomheder at gennemføre passive pengeanbringelser heller ikke over et vist niveau det der er spørgsmålet er

at skattebegunstige ved generationsskifter det synes jeg er noget lidt andet og det at nedbringe grænsen har to hensyn for det første at sikre

at sikre en øget tilskyndelse til aktive erhvervsinvesteringer og jeg skal nok afholde mig fra at lege investeringsrådgiver

har man bare ikke gjort her i lovforslaget her forudsætter man netop at virksomhederne går ud og foretager investeringer og jeg spørger hvad det er for investeringer for vi

investeringsbeviser udlejningsejendomme og erhvervsejendomme og så

videre kan kan der ikke investeres i der skal populært sagt investeres i produktionsaktiver eksempelvis i maskiner kan ministeren ikke se at der er et problem idet vi her i folketinget forudsætter at der er plads til

og lyst til at investere i maskiner når virksomhederne i forvejen har de problemer for så hviler lovforslaget jo på et forkert grundlag det her vil jo ganske enkelt ikke kunne

konsekvenser af lovforslaget tværtimod

at det er vigtigt hele tiden og særlig i en krisetid at

som jeg i øvrigt forstår at venstre

skal skattebegunstige generationsskifter på et tidspunkt kan der ske det

at man simpelt hen ikke længere vurderer at man skal skattebegunstige fordi der er tale om pengetanke

så uenige om hvor grænsen skal være og vi mener ikke at grænsen

skatteministeren har læst anders and blade

skatteministeren at det ikke er sådan ude i virkeligheden

rigmænd svømmer rundt i fysiske penge som man bare kan komme og beskatte når man har brug for at

i i den røde regerings finansieringsregnskab det er aktiver

udvikling

synes jeg skatteministeren skulle skulle gøre sig klart det virker bare ikke sådan på skatteministeren

det yderligere ned end

det ligger her i dag jævnfør det

der var så bare

den borgerlige opposition at kun det konservative folkeparti

meget lukrativ bestemmelse mindre lukrativ

spændende dynamik som skatteministeren omtaler så

den spændende dynamik mellem politiske partier og

det ville da være

rart at høre skatteministeren om han kun mener at det er

at imødekomme hinanden det synes jeg er forudsætningen for gode politiske forhandlinger og også forudsætningen for et godt politisk kompromis

så jeg mener sådan set at bolden ligger hos venstre

fravige den linje man har haft indtil nu hvor tingene skal være præcis som venstre mener at de bør være og som de var da man efterlod regeringskontorerne

en økonomi der styrtblødte eller er venstre faktisk parat til også

gå på kompromis at bøje sig mod regeringen så vi kan få sikret et bredt samarbejdende folkestyre som rigtig mange virksomheder

så er regeringen naturligvis altid åben for drøftelser men hvis linjen er

tale om kompromisvillighed så er der tale om

fem og tyve procent er blevet endnu bedre ved at blive løftet til halvtreds procent men det er meget vanskeligt

trods af denne timelange debat at finde ud af hvori det substantielt bedre egentlig ligger

så skulle man jo tro at det blev endnu bedre ved at fastholde de fem og halvfjerds procent eller strålende ved at man

der bliver bedre ved at gå fra de fem og tyve til de halvtreds

også have været endnu bedre at

de fem og halvfjerds procent eller løftet til de seks og halvfjerds

få lokket det konservative folkeparti i fælden

mellem rimelighed hvor vi ikke skattebegunstiger pengetanke

er et godt forslag blevet bedre regeringens oprindelige intention er faktisk blevet understøttet af den aftale som regeringen har indgået med de konservative

rimelighed så vi ikke skattebegunstiger pengetanke

sikret en bred aftale omkring der hvor jeg så måske er lidt nysgerrig hvis jeg må tillade mig at være det

hvori består det samfundsøkonomiske rationale i

vil det konkret og substantielt forbedre vilkårene

folketing en mulighed for at sikre at vi har et dansk erhvervsliv som

i årene der kommer jeg har flere gange

hørt skatteministeren tale om at det er en meget lukrativ bestemmelse man har

er det nogle få mennesker

hvis man ser på hvilke initiativer regeringen har taget her frem mod julen

man sige at det der står tilbage

at dansk erhvervsliv skal finde det attraktivt at blive i danmark

at se at komme ud af landet i en fart og ikke en kickstart til

nogle meget lukrative bestemmelser i forhold til generationsskifte

mindre lukrative

at forstå hvorfor en nedsættelse af pengetanksgrænsen fra fem og halvfjerds procent til halvtreds procent og dermed nogle mindre lukrative skattebegunstigelser i forhold til generationsskifter skulle gøre at dansk erhvervsliv fremover ikke kunne fungere eller havde dårligere konkurrencevilkår jeg mangler

hen de substantielle argumenter og derfor vil jeg fastholde regeringens synspunkt om at det der er vigtigt i det her forslag er at sikre den rette balance mellem rimelighed så vi ikke skattebegunstiger pengetanke

vi sikrer gode vilkår for danske

den måde der bliver argumenteret

at jeg citerer korrekt skatteministeren sagde på et tidspunkt i en krisetid

prioritere

forstå at det skal være en god prioritering

dyrere at producere i danmark

det gælder velpolstrede familieejede pengetanke det gælder lo lønmodtagere det gælder multinationale virksomheder det gælder rygere det gælder sådan set hele vejen rundt at vi i en krisetid er nødt til at sige det åbent og ærligt alle skal bidrage det der er vigtigt er at vi sikrer en rimelighed i at alle rent faktisk så bidrager også de velpolstrede familievirksomheder i processer hvor man gennemfører ny lovgivning øger

det vigtigt at være i dialog og den dialog skal også være reel og kunne føre til resultater

er der meget logik i nu har skatteministeren omtalt

og som sidder og puger penge til sig

ud at arbejde og får skabt de arbejdspladser som ganske almindelige

fordi de pengetanke som jeg kender til er nogle pengetanke som skaber vækst og beskæftigelse

med til at sikre at vi har arbejdspladser i danmark således at vi får noget valuta hjem og

vi kan få nogle gode skoler og nogle gode sygehuse

nogen pengetanke som skatteministeren

det er det der er regeringens fornemste opgave og det afspejles også af vores økonomiske politik i forhold til pengetanksgrænsen synes jeg sådan set at det er sund fornuft at velpolstrede familieejede pengetanke også må holde lidt for så vi gør nogle meget lukrative vilkår lidt mindre lukrative

jeg tror man skal passe på med den misforståelse at man ikke længere må have meget store mængder af passiv pengeanbringelse det diskussionen her handler om er hvor grænsen går i forhold til om vi skal skattebegunstige en så stor mængde af passive pengeanbringelser ved generationsskifter eller ej

lytten til og jeg ved ikke hvad i demokratiets hellige navn

fastholde de

konservative og erhvervslivet siger

virksomhederne hårdere end det vi kender i dag hvorfor fordi det er med til at underminere den vækst som vi skal leve af det er med til at sende virksomhederne

til at skabe arbejdspladser her i landet så hvorfor

fastholdes vi mener at de er urimelige og det er baggrunden for at regeringen

konstruktive indvendinger og villighed fra det konservative folkeparti til konstruktivt

ændringsforslag der fremmer en grænse på halvtreds procent det gør ikke at vi vil være enige med venstre

jeg håber da at vi i fremtidige skattepolitiske uenigheder kan have en

så vi kan mødes bredt i folketinget

erhvervslivet de konservative og os andre i alle mulige andre sammenhænge

som gør det dyrere at drive virksomhed i danmark som gør det dyrere at investere i danmark

som kun vil sende arbejdspladser og dermed velfærd

arbejde imod det hvorfor er man siger at her vil man gerne lytte og her vil man gerne i dialog men når det kommer til alle de andre afgiftsstigninger for milliarder af kroner som koster tusindvis af danske arbejdspladser

de konservative erhvervslivet

ind for at sænke skattetrykket og går ind for at gennemføre skattelettelser finansieret ved at reducere vores fælles velfærd det er venstres politiske standpunkt det er regeringen uenig i regeringen har foreslået at hæve

måde det er venstre uenig i det forhindrer jo ikke at man i konkrete sager godt kan forsøge at møde hinanden konstruktivt men der må jeg bare konstatere at venstre har valgt en meget stejl tilgang og fred være med det det er derfor at jeg bare kan kvittere

noget mere konstruktive tilgang til oppositionsrollen den håber jeg

fremtiden kan få god gavn af fordi jeg faktisk mener at et bredt

ikke har været ordførertaler fra socialdemokratiet

forklare ikke bare selve forslaget men også den handling

sætte en grænse på halvtreds procent var til stede i fredags i fredags afgav vi betænkning i skatteudvalget

det ville regeringspartierne ikke

fredags kritikken har været der fra det øjeblik regeringen præsenterede forslaget og da regeringen og enhedslisten indgik aftalen og det er da besynderligt at når skatteministeren med

skatteudvalget fra socialdemokratiet

sf og det radikale venstre muligheden for allerede i fredags

godt forslag endnu bedre det ønskede man ikke i fredags det er noget mærkeligt det er noget mærkeligt at opleve et forløb hvor det ikke er det politiske indhold der er det afgørende men åbenbart hvem man laver det med det er nytænkning jeg forstår måske særlig godt at det radikale venstre har holdt sig væk fra talerstolen i dag

skulle stemme for et lovforslag der svækker vilkårene for generationsskifte for vores virksomheder når det radikale

tilbage i folketingssamlingen to tusind og seks

og varmt anbefalede det må det da være en meget meget mærkelig oplevelse som radikalt folketingsmedlem i dag at skulle være med til at forringe vilkårene forringe de vilkår som man mente

forbedre i to tusind

at forringe jeg forstår det simpelt hen ikke i venstre støtter vi alle de ændringsforslag der enten forbedrer vilkårene eller mindsker skaderne men til sidst står vi med et forslag der forringer udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv

så bemærker jeg egentlig også

har debatten ikke været så meget omkring at regeringens påståede forsigtighedsprincip

for den mindre finansiering der kommer ind

har regeringen ikke finansieret det tages af den store kasse fair nok

skadevirkningen mindskes men så meget for det princip det er altså en besynderlig proces besynderlig proces vi har været igennem men venstres budskab har fra starten af været klart vi mener at de nuværende regler er de rigtige vi støtter gerne forslag der gør dem endnu bedre og hvis ikke de vedtages

støtter vi de ændringsforslag der mindsker skaderne men ansvaret

i et tæt samarbejde med folketinget vil sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter

er i i overensstemmelse med høj

den enogtyvende november vi vidste at fremsættelsen

høringsfrist for erhvervslivet den fireogtyvende november

onsdag den fjortende december

imellem anden behandling og

afgivet betænkning i skatteudvalget i fredags den sekstende december

det ville være en forringelse af selve den eksisterende lovgivning men det var trods alt en forbedring i forhold til det fremsatte lovforslag fra skatteministeren

og enhedslisten støttepartiet

et halvtreds procents forslag

ændringsforslag som det dansk folkeparti havde

om i fredags og en genoptaget anden behandling jeg må sige

er det er nødvendigt for regeringen at afbryde

for at fremsætte forslag om deling af et lovforslag

ikke lever op til det som regeringen har tilkendegivet at man gerne

til fru gitte

således at privatisten sagde i sit indlæg

en tre dages høringsfrist

tidsplanen for lovforslagets behandling i skatteudvalget

skamrose den gode

skatteudvalget har høringsfrister på

at til at kommentere en lov der kommer til at betyde utrolig meget for

i skatteudvalget

er forhandlingen sluttet og

delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget

ændringsforslag nummer syv og tyve til en og tredive

bortfaldet der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fjorten atten tyve og to og tyve stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tretten femten til sytten nitten en og tyve og tre og tyve til fem og tyve

vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag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

åbnet og jeg beder medlemmerne om at forlade salen i tavshed

det for at sikre at politiet og politiets efterretningstjeneste havde tilstrækkeligt med oplysninger om borgernes datatrafik

at både det åbne og lukkede politi i tilfælde af mistanke om terror eller anden kriminalitet kunne hente oplysninger til brug for efterforskning og retsforfølgelse af strafbare forhold logningsbekendtgørelsen betyder helt konkret at det er pålagt teleudbyderne at registrere alle data

om revision af logningsbekendtgørelsen baggrunden var at der var en ny ordning og man fandt det hensigtsmæssigt at ordningen blev evalueret

denne revision blevet udskudt to gange senest med det vi behandler her i dag altså til folketingsåret

hvis det lovforslag vi behandler i dag vedtages vil vi udskyde revisionen igen og dermed først evaluere effekten af teleudbydernes registrering og opbevaring af oplysninger om datatrafik i folketingsåret og tretten til fjorten i venstre ønsker vi ikke at udskyde denne evaluering længere og det er der flere grunde til for det første

kan vi allerede nu foretage en evaluering med en revision til næste år kan vi sammenligne den danske implementering med andre landes implementering og undersøge i hvilket omfang andre eu lande fortolker direktivet

hvis det var lempeligt kunne man overveje om man skulle lempe logningsbekendtgørelsen for det andet er det venstres opfattelse at vi allerede nu kan sætte spørgsmålstegn ved om omkostningerne ved registrering og opbevaring af disse oplysninger kan

i forhold til det omfang som oplysningerne rent faktisk

telefonaflytning er noget der anvendes ganske meget

for både politiet og politiets efterretningstjeneste

dataovervågning er det mere tvivlsomt ifølge justitsministeriets egne tal for to tusind og otte er der ud af de anslåede fire hundrede og halvtreds milliarder dataposteringer kun foretaget indgreb i

noget der ligner en hundrede og fire og halvfjerds

dansk statsborger fra spæd til ældgammel men dermed er det altså en forsvindende lille andel af det samlede antal registreringer der rent faktisk anvendes ved

af formålsløse registreringer af ganske almindelige borgeres datatrafik

at implementere og et tocifret millionbeløb om året i driftsomkostninger det omkostninger som teleindustrien som sagt kun kan sende videre

står mål med det man rent faktisk får ud af det

med nogle tal tal for to tusind og ti viser at politiets dataudtræk falder proportionalt med antallet

tusind og ti blev der de første tre måneder udtrukket data en hundrede og tredive gange de næste tre måneder to og tredive gange de næste tre måneder elleve gange og den nedadgående kurve fortsætter og kulminerer til sidst med nul

for opbevaringsperiodens sidste tre måneder der er altså

fair og legitimt behov for at vurdere om bekendtgørelsen er hensigtsmæssig i sin nuværende form når man har meget store omkostninger ved at gemme data der tilsyneladende ikke anvendes i særlig stort omfang som det er i dag

eu landene at gemme oplysninger om datatrafik i en tidsbegrænset periode som ikke er

end to år i danmark gemmer vi

der lidt tvivl om men industrien påstår det

oplysninger i to år når det nu viser sig at der efter en og tyve måneder ikke udtrækkes data til brug ved implementering kan der

vil jeg fremhæve venstres tredje anke set i forhold til de førnævnte problematikker om logningsbekendtgørelsen er det væsentligt at tage en bredere debat om overvågning

men vi ønsker selvfølgelig at politiets efterretningstjeneste skal have effektive redskaber men på det foreliggende grundlag kan man sætte spørgsmålstegn ved om logningsbekendtgørelsen er

meget stor omkostning for forbrugerne derfor

i to tusind og to fik bestemmelsen ind om at man skulle lave den her bekendtgørelse og i to tusind og seks lykkedes det

vi har diskuteret det løbende og den daværende regering stod fast man skulle have det gennemført på den måde som regeringen havde besluttet sig for

så bliver vi klar over hvad hvad der skal ske fremadrettet så er der en række lande der ikke har implementeret og i en række lande blandt andet sverige hvis jeg ikke tager meget fejl er

logningsdirektivet og bekendtgørelsen blevet kendt forfatningsstridige

er jo sket det at vi er blevet trætte af at vente på at der sker noget i eu for der sker tilsyneladende ikke noget foreløbig og derfor synes vi

være fornuftigt at få en revision af logningsbekendtgørelsen det er ikke

som er afhængigt af om venstre er i regering eller i opposition

som har været diskuteret i den tidligere regering men aldrig er nået frem til venstres folketingsgruppe og jeg tror

man skal tage revisionen af logningsbekendtgørelsen nu hvad revisionen ender med ved man jo ikke før man har undersøgt nogle af de ting jeg var inde på

håbet på at sf også ville være med til men det kan

at går man i gang med en revision af logningsbekendtgørelsen så kommer der nogle eu regler som man er forpligtet til at følge og så skal man

igen det vil kræve nye investeringer i teleindustrien og

at venstre nu vil fremme en revision som så skal gennemføres til næste år på trods af at eu kommer med nogle

ændring af logningsbekendtgørelsen

hvordan logningsbekendtgørelsen er skruet sammen det er

håber vi på at der er et bredt flertal i

retsudvalg der vil være med til at holde en høring og måske skrive en beretning om hvordan man videre skal gribe den her

set ud for en måned siden og justitsministeren har haft mulighed for at tage kontakt til mig eller andre i venstre for at høre hvad det var vi mente når

bredt flertal i retsudvalget kan tage en høring og skrive en beretning der kan føre til at vi får nogle nogle fornuftige regler det kan være at logningsbekendtgørelsen skal fortsætte som den hidtil har været

det grundsyn at man skal finde en fornuftig balance mellem på den ene

er nedsat en arbejdsgruppe som skulle kigge på mulighederne for at udvide logningen til biblioteker til hotspots til der hvor man i dag ikke

under den gamle regering

da man var på udkig efter at lave

lave logningsbekendtgørelsen om udvide den

vil se at venstres tidligere retsordfører herre kim

som er vedtaget med brede flertal i folketinget

laves om og der sagde man så at det ønskede man ikke at gå videre med

nuværende regering vil komme i situationer hvor man nedsætter arbejdsgrupper der kommer frem til anbefalinger som ikke alle i regeringen er enige i

er vel en ganske almindelig proces at vi så siger

set også er ganske legitimt man kan ikke blive ved med at udskyde spørgsmålet om

man oprindelig skrev en revisionsklausul ind

at den gamle regering skulle have taget initiativ til en mere grundig

er lidt specielt at ordføreren for venstre

kommer til den nye regering der har siddet ti uger og siger

at vi ikke har et bedre overblik over det her område og at vi ikke har fået ryddet op og fundet den rette balance

i en meget bedre situationen nu hvis den gamle regering havde taget nogle flere initiativer til at ramme balancen mellem

der står en revisionsbestemmelse i lovgivningen

man skal udskyde det mere og længere er

i virkeligheden ikke jeg håber da

der kommer ud af den det er ikke min opfattelse at der er behov for i nævneværdig grad at udvide logningsbekendtgørelsen tværtimod er der behov for at se på i hvilket omfang de små to hundrede trækninger der var på internettrafik i to tusind og ti

politiets efterretningstjeneste så kan man vurdere om det der ligger er fornuftigt men det finder man jo først ud af når man når man kigger nærmere på det

når brancheforeningen telekommunikationsindustrien dansk industri og it branchen i deres høringssvar til

at en revision af logningsbekendtgørelsen men at de synes det er

synes det er ganske fornuftigt at man får set på på det her og jeg forstår helt ærligt ikke

det radikale venstre har om nogen været betænkelige ved den her del og

en del af de terrorparagraffer som som der er

den her åbning fra venstre velkommen og siger lad os tage den revision

det bare at vi allerede nu tager hul på en evaluering og får uddybet lidt

men jeg synes jo at en god lov er bedre end to hurtige love

skal lande vi ser ikke noget behov for at udskyde revisionen i yderligere to år

sikker på at man kan finde en løsning hvor man

fra brancheforeninger og fra de teleudbydere som betaler for det

det radikale venstre ville have været utrolig glade for dengang det radikale venstre ikke var en del af det kollegium

som en regering nu engang er men det er jo sådan det må de radikale folketingsmedlemmer leve med man må bøje sig imod nogle andre som man har gjort i den her sag normalt tror

da vi havde sagen oppe for halvandet år siden hvor

udskudt var det fordi man ventede på en evaluering fra kommissionen og den kom altså

kommer noget nyt fra eu

på trods af den evaluering der så har været foretaget

hensigtsmæssigt jo stærkere står regeringen og et flertal i folketinget jo i forhold til at lobbye den eu proces

det velkommen at vi nu kigger på en evaluering af logningsbekendtgørelsen

proces som vi kunne forestille os der skulle være i folketingets retsudvalg ville

meldinger fra venstre i enhedslisten har vi jo kæmpet mange år for at at vi skulle have en evaluering af logningsbekendtgørelsen så vi kan få

at mærke også er et indgreb i borgernes retssikkerhed så

informationerne om hvad logningen egentlig fører til

hvor meget vi egentlig registrerer borgere og hvor mange tal der bliver trukket ud eller hvor mange gange politiet henvender sig og beder om at få tal

annonceret større åbenhed om politiets efterretningstjenestes arbejde

kunne være et af de områder hvor man så kunne se lidt nærmere på

har effektive arbejdsredskaber men vi synes også at

man får ud af de redskaber der bliver stillet til rådighed og det finder man vel kun ud af ved at gå det der spadestik dybere så jeg kan bekræfte

med til i en høring som vi kan lave med brede flertal

lovforslag vi har at gøre med spørgsmålet om om der skal laves en

inde på handler det her jo på mange måder om at finde den rette balance mellem på den ene side hensynet

til borgerne og deres retssikkerhed

i eu vedrørende eus logningsdirektiv jeg tror der var en af ordførerne der

der bliver nikket og jeg synes det er vigtigt at vi

en goddag mand økseskaft situation hvor vi iværksætter én evaluering i danmark parallelt med at man laver en anden evaluering i eu

jo ikke det samme som at vi skal holde op med at tænke os om

hvad vi synes om det der foregår og hvad vi synes om den måde

lidt goddag mand økseskaft hvis vi laver en evaluering i danmark ændrer national lovgivning og derefter et halvt år senere skal ændre den nationale lovgivning igen

evalueret logningsdirektivet i eu

den her problemstilling sige hvordan laver vi en ordentlig tilrettelæggelse af evalueringen af logningen så vi ikke havner i en goddag mand økseskaft situation det synes jeg er utrolig oplagt at gøre i retsudvalgsregi og derfor tror

godt vi kan komme hen til noget

i en eller anden form i retsudvalget kan lave en høring der handler om lige præcis spørgsmålet om logning blandt andet venstres ordfører var inde på om vi kunne tilrettelægge det jeg skal med det samme sige at

vi også godt kan se alle de problemer der er hensynet til at finde balancen hensynet til ikke at skyde gråspurve med kanoner men omvendt også at vi kan se problemet i at det hvis vi laver en evalueringsproces i danmark sideløbende med at der løber en anden i eu

vi laver loven om hele tiden og der er folk ude i den virkelige verden der skal indrette sig på det

de grundlæggende hensyn for os i det her og når vi godt kan melde forsigtigt positivt ind på forslaget om en høring

lave evaluering sideløbende når det

at evalueringen i eu sådan set er færdig den blev offentliggjort i april så det er jo ikke sideløbende for i danmark starter vi vel først nu

skulle evalueringen gerne starte nu

så er det jo ikke sideløbende

at spørge om ordføreren forventer at det evalueringsresultat

laver en plan for at gennemføre ændringer af vores eksisterende regler om logning på grundlag af det nuværende logningsdirektiv samtidig med at vi ser på hvordan

ændre reglerne om logning i danmark på grundlag af det nuværende logningsdirektiv

ved at få et nyt logningsdirektiv

vi let i det jeg vil kalde en goddag mand økseskaft situation og det var lige præcis den jeg sigtede til at man gerne ville undgå men jeg tror

der nødvendigvis er nogen grund til at vi snakker os alt

relevant at sætte sig ned

det en god idé at sætte sig ned og sige hvad kan vi gøre i retsudvalget

en proces også ville føre til at vi tidligere fik afklaret nogle af de synspunkter vi ville have når man skal revidere direktivet i eu regi det der bare er vigtigt for mig at sige

uhensigtsmæssigt for at sige det mildt hvis det vi tilrettelægger nu ender med at føre til at vi først laver

nogle regelændringer på grundlag af det nuværende direktiv så kommer der et nyt direktiv og så laver vi nye regelændringer

jeg heller ikke nødvendigvis sikker på at ordføreren fra dansk folkeparti er

i danmark laver en evaluering der siger at nu skal vi lave nogle ændringer

selv om eu foreslår noget vi synes der reelt

så skal man lave reglerne om igen det er

i det europæiske samarbejde er det her med at sige at vi gør vores egne positioner

selvfølgelig klart at i et samarbejde med syv og tyve lande

i eu nej selvfølgelig gør det ikke det men jeg tror på at vi når længst ved at prøve at finde hinanden det tror

vi gør på det her område og jeg har svært ved at se hvordan vi

en effektiv samlet europæisk politik for

blandt andet at bekæmpe terror hvis ikke vi mere og mere sørger for at nogle af de metoder vi bruger ligner hinanden ellers bliver det altså alt alt for let at være nogle af dem der er hårde kriminelle

det bliver alt for let for dem at operere hvis vi bare insisterer på hver vores nationale lovgivning der synes

revisionen af den her bestemmelse gjorde man det med begrundelsen at man ville

som kritiserer den for ikke at have en kvantitativ opgørelse over hvor meget man egentlig bruger logning altså

selv i danmark viden om hvor meget det egentlig fører til at

når man henter det her materiale bliver det så

at de bliver dømt det er jo den viden vi har brug for mener jeg hvis vi skal opgøre balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed som ordføreren også

i dag jo er hvis vi siger at vi skubber det over til retsudvalget at se på

tilrettelægge noget hvor man begynder at få kigget på det her

en goddag mand økseskaft proces hvor vi går i gang med at lave nogle regelændringer der skal virke ude i samfundet for derefter at komme et halvt år efter med nye regelændringer på baggrund af

nyt direktiv de der to ting skal selvfølgelig

og det vi så laver her i folketingets retsudvalg men det kan jo altså også godt spille positivt sammen forstået på den måde det kan klargøre nogle danske positioner op til at man skal revidere

solidt grundlag at evaluere på det hører jeg også ordføreren sige at man gerne være med til at finde

os klart at så skal regeringen jo bruge

resultaterne af vores evalueringer meget aktivt i eu og prøve at

i den retning som vi nu engang kunne komme frem til

en bred forståelse mellem alle partierne om at lave noget i retsudvalget hvis ikke det så er for at bruge noget af det der kommer ud af processen jeg ville jo gerne have at træerne voksede ind i himlen og vi

at processen afslører at der er nogle temperamentsforskelle i forhold til hvor balancerne ligger det

af de erfaringer noget af det man har fundet ud af betyder at der bliver anledning til at nuancere nogle standpunkter eller justere nogle standpunkter sådan

at man faktisk godt kan blive enige om en række ting

det ville jo være fremragende og det ville også være fremragende at have at spille ind med

to gange tidligere første gang var det fordi der ikke var så store erfaringer med det og der var ikke rigtig så meget at revidere og

fordi man ventede på en evaluering fra

at man ændrer noget men det betyder i hvert fald at man indhenter nogle erfaringer med det man har haft gang i for at se på om det

eller om der er noget der skal ændres samtidig

vise hvilke erfaringer vi har gjort og også give os et indtryk af hvad

er skidt det synes jeg helt bestemt vi kan bruge inden vi modtager

de formodede ændringer der

der synes jeg det er vigtigt også at nævne at når man bekæmper terror og når man

har en efterretningstjeneste som alt andet lige har noget med hemmeligheder

må det være vigtigt at man ser på

de mange logninger der i øvrigt er blevet registreret og når jeg siger det

tænke på pædofilisagen der blev

hvor der var en masse anholdte jeg ved ikke om logningsdirektivet er blevet brugt i den forbindelse men hvis man kan fange så mange pædofile ved at have

er det vigtigt at se på om der skal ændres noget og om det står mål med de udgifter der er men vi vil altså ikke støtte forslaget om at udskyde revisionen for vi mener det er vigtigt også at have revisionen inden eu

havde stået med et udkast til revisionen af logningsbekendtgørelsen frem for en udskydelse

efter i sømmene men

tiden til denne revision er ikke endnu

men nu venter vi så på de ændringer som evalueringen

er det en rigtig god idé ikke at ændre på noget for så at ændre på

gang inden for kort tid jeg tror at både vi

i folketinget og embedsfolkene i ministerierne

synes jeg ikke vi skal kaste ud i ændringer to gange i

det er ikke nogen hemmelighed og det vil

retssikkerheden for den enkelte borger i to tusind og ti foretog man fem hundrede og halvtreds milliarder registreringer og det synes jeg i hvert fald er tankevækkende

skal gå hånd i hånd og at vi vil efterse det danske terrorberedskab

revisionsbestemmelsen vi vil derfor spændt vente på

indtil da støtter vi

til en smule seriøsitet

vi bør vælge vores kampe med omhu og jeg ved ikke om en revisionsbestemmelse er konstruktivt oppositionsarbejde min kamp er ikke om en revisionsbestemmelse min kamp

skal man implementere de ændringer som eu

og så er der ikke nogen mulighed for at vi gør noget andet

tog mere højde for borgernes retssikkerhed end

spændt på de ændringer der kommer og jeg tror faktisk

fru pernille skipper og enhedslisten på det her punkt nemlig

samarbejde med fru pernille skipper og enhedslisten

vi kan sørge for at vi får en mere rimelig logningsbestemmelse her i danmark men

konstruktive og så få vedtaget god lov

træk er en rapport som har indsamlet oplysninger fra landenes

organisationer på forskellig vis

som jo hidtil har været at man gerne så lidt mindre logning

at det muligvis vil blive mindre

har været meget meget skrappe krav til teleudbyderne bredt hen over hele eu så jeg ved ikke om de høringssvar der er givet på området har samme frygt som fru pernille skipper har en smule af over for denne revision af eu direktivet

at vi får en god

til registreringerne og selvfølgelig politiets og efterretningstjenesternes beføjelser men lad os nu

hvordan eu direktivet ender med at

så få gange

med en dommerkendelse at gå ind og se hvem der har kommunikeret med hvem

at vi lever i et land hvor det ikke har været nødvendigt

været nødt til at gå ind at kigge i de her ting

kan vi jo ikke vide om bare en af de sager har afværget en terrorhandling der kunne have

trehundredetusind ofre ville ét ét indgreb i meddelelseshemmeligheden så ikke have været fuldt ud berettiget i forhold til hvad man

skal vi ikke huske at have alle proportionerne med

kanaler hvor vi med sikkerhed ved at der ikke er nogen kriminelle der bevæger sig

er nødvendige og hvilke kanaler der er nødvendige men

når vi ender med at at skulle revidere det

tyder på når vi registrerer

og halvtreds milliarder gange årligt og vi kun laver knap to hundrede udtræk eller noget

der måske var noget man kunne udelade

og det er det vi skal finde ud af med en revision det vi diskuterer i dag er som sagt om revisionen skal finde sted nu eller om vi skal vente til der kommer et eu direktiv

tilbage i to tusind og

to fik vi vedtaget et lovforslag som blandt andet indførte bestemmelsen om at

og dag før man fandt ud af hvordan den skulle strikkes sammen og vi kan jo også se det bøvl og besvær eu har med at få den evalueret på den rigtige måde således at vi rent faktisk ved i hvilken retning eu forventer

man skal lave en revision så virker det for mig at se noget absurd at der kommer et lovforslag som venstre sådan ligesom nærmest

handler om at man ændrer § otte med revisionsbestemmelsen fra to tusind og elleve til tolv til to tusind og tretten til fjorten

revisionen af logningsbekendtgørelsen så skal foregå at man ikke har et klart mål med inden for det her halve års tid at

den underliggende lovgivningstekst så helt ærligt jeg er indforstået med at vi holder alle de høringer og alle de evalueringer og tager imod alle de deputationer der måtte være på det her område vi havde dem i to tusind og to

godt tage dem en gang til og så lad os få samlet sammen hvad

kan se af problemer der er der som er relevante hvad er det for nogle problemer der er von hörensagen

tage den derfra således at vi i retsudvalget er parate til at håndtere

grønbog på det tidspunkt og så en hvidbog og så bagefter

så derfor ro på lad os gennemføre den her

lovgivning så hurtigt som muligt vi behøver

vi vil have revideret i den der logningsbekendtgørelse hvad er de konkrete problemer

vi brugte megen tid på at lave ballade over den men venstre og konservative lyttede overhovedet ikke til de indvendinger

at arbejde videre med det jeg ville kort høre

tidligere arbejde i retsudvalget hvor man har haft høringer og så videre igen der er nogle oplysninger som ikke eksisterede dengang og som ikke har eksisteret mens eu har foretaget sin

omfattende registrering egentlig

var begrundelsen for at begynde at overvåge hver eneste dansker hver eneste

eksisterer stadig væk ikke vil sf også være med til at

vi nu går i gang med at få fat i de oplysninger og får en evaluering på baggrund

skipper mener hun mangler det må jo så komme an på

er men vi skal jo ikke sidde der og behandle kriminalitet vi skal sidde og behandle overvågningssystemer og de tekniske indretninger og den slags ting som danner grundlaget for lovgivningen og så logningsbekendtgørelsen

ikke ind og og have det der underliggende

om hvor mange gange politiet har været inde at bede om at modtage oplysninger vi har ikke nogen opgørelse over hvor mange gange de oplysninger

har ført til en en sigtelse en tiltale en domfældelse

for at finde de her oplysninger som er nødvendige for at

ud af om logning faktisk fører til at vi fanger

videnskabeligt arbejde hvis fru pernille skipper

er helt ligegyldigt om revisionen bliver foretaget nu eller om to år

at der er en masse registreringer

hvilke andre computere den her computer har snakket med jeg ved ikke

en knivsæg vi skal bevæge os på

fint og det er formentlig sket via fælles

at man ændrer på den jeg ved ikke om

fru anne baastrup at man så også ændrer

der kommer noget nede fra eu

hvad de foreslår af ændringer ud fra deres revision

på det og så kan man lave en revision herhjemme det undrer mig at man ikke kan se

nu på det tidspunkt

den forpligtelse der lå i den gamle revisionsbestemmelse det har den tidligere regering ikke gjort vi har så en ny regering jeg må konstatere at eu ikke er færdig og vi har ikke inden for de næste fire måneder tre måneder bliver det hvis vi skal overholde fristerne i

jordisk chance for at lave en seriøs revidering af den grundlæggende

ikke lade sig gøre at lave en revision som er seriøs

at finde ud af hvad vi selv mener er et problem i de

en afklaringsfase herhjemme jeg fatter

omfattende indgreb i vores personlige frihed som

i to tusind og ti det vil sige at hver eneste dansker bliver registreret cirka to hundrede og fire og halvfjerds gange om dagen

hver eneste sms vi sender til vores mor vores far eller vores søster bliver altså registreret og gemt det er alle vores telefonopkald det er hvor vi har vores mobiltelefon henne alle de her ting bliver registreret for alle borgeres vedkommende

gemmer vi de oplysninger

stort indgreb i vores personlige frihed og i vores ret til privatliv når vi så samtidig på den anden side ikke har nogen reel indsigt i den efterforskningsmæssige effekt

bliver det først rigtig problematisk vi ved hvor ofte politiet har bedt om at få oplysninger på baggrund af logningsbekendtgørelsen men vi aner ikke hvilken type forbrydelser der er tale om om det er mord eller

det er røverier eller om det er terrorbekæmpelse vi ved

vi ved ikke om oplysningernes tilstedeværelse har haft

for efterforskningen vi ved ikke om de har en afgørende betydning

vi ved altså ikke om det har været muligt at opklare forbrydelser eller dømme for forbrydelserne uden de her daglige massive overvågninger af hver eneste dansker

det vil sige at omfanget af overvågningen er enorm

ved vi faktisk ingenting om

når vi kommer indgreb i vores personlige frihed i vores ret til privatliv

det betyder at vi skal have en viden som rækker

haft gavn af logning men vi har altså ikke noget samlet overblik over om det er sket tilstrækkelig mange gange til at vi mener at det står mål med det indgreb i vores personlig frihed i vores frihedsrettigheder

mener vi i enhedslisten at der ikke er behov for at udskyde den her revision endnu en gang

at foreslå at udskyde revisionen vi mener altså

kommer i gang med evalueringen jeg ønsker ikke selv at lave en doktordisputats

skal lave en doktordisputats for at vi i retsudvalget

er blevet sagt flere gange her fra talerstolen vi skal have en tilstrækkelig viden om omkostninger og effekt af de her logninger

et så stort indgreb i borgernes frihedsrettigheder

at overvåge alle danske borgere hver eneste dag

liberal alliance lægger stor vægt på borgernes retssikkerhed og friheden fra unødvendig overvågning

i skyggen af logningsbekendtgørelsen har det vanskeligt i dagens danmark

skønnede brancheforeningen telekommunikationsindustrien i danmark i marts i år

registreringer per borger årligt da logningsbekendtgørelsen blev indført som en del af anti terrorpakke

var forventningen at det ville føre til femtentusind registreringer om året per borger for at bremse denne udvikling som må siges at være ganske ude af proportioner finder liberal alliance det af stor betydning at folketinget lever op til retsplejelovens revisionsbestemmelse og at vi snarest muligt får en substantiel debat om hvad et rimeligt overvågningsniveau ville være liberal alliance kan således ikke støtte

ville være skønt hvis vi levede i en verden hvor vi ikke behøvede at gøre det men det er desværre nødvendigt

nødvendigt redskab der kan bruges af myndighederne til at forebygge alvorlig kriminalitet og terror og til opklaring

derfor er vi nødt til at lave logning

proportionerne skal man selvfølgelig huske at have med men man skal have alle proportionerne med for det er rigtigt at der sker mange logninger dagligt ugentligt månedligt årligt men mange af de logninger fandt

i forvejen spørgsmålet er hvor meget mere logning

betale en fast pris og så kan man i øvrigt sende alle

man vil eller tale lige så meget i telefon man har lyst til hvilket er en stor fordel for mange

at man betalte per sms at man betalte per minut man havde talt alt efter hvem man havde talt med hvor langt man skulle ringe væk der loggede man jo al datatrafik ikke hvad der blev sagt ikke hvad der stod i smserne ikke hvad der stod i e mailen

den form for logning har altid fundet sted for det var en væsentlig forudsætning for at man kunne sende en regning til forbrugerne der kunne betale for hvor meget de

deres it udstyr af forskellig art så hvor meget mere registrering er det egentlig der er tale om det kunne være interessant at få afdækket for det lyder som om

noget helt nyt det er det ikke

er ingen tvivl om at der samtidig er mere logning

er mere registrering end der har været tidligere det er også fordi mulighederne bliver flere og flere

nødvendigt at gøre det desværre vi havde fra konservativ side gerne set at vi levede i et samfund hvor vi ikke behøvede at gøre det men vi behøver at gøre det hvis vi skal beskytte os selv mod angreb og det skal vi selvfølgelig gøre så er spørgsmålet

den pågældende lov i dag eller om vi skal vente

til at vi venter den ene er at vi afventer at man på eu niveau får diskuteret færdigt om der er et behov for ændringer og hvorfor er det så relevant er det fordi vi skal ligge under for eu nej det er det ikke men hvis vi går ind og laver en ændring nu som hele erhvervslivet indstiller sig på så køber nye it systemer og laver nye former for registreringer og logninger så kan der gå nogle få måneder og så laver vi alle reglerne om en gang til vil erhvervslivet være glade for det eller vil de ikke være glade for det det vil de selvfølgelig ikke være glade for

skal vi gøre det ordentligt og derfor skal vi have

grundlag at gøre det på og da vi er knyttet op

vi lige så godt afvente at man får diskuteret færdigt på eu niveau så tager vi diskussionen her i huset og så laver vi en revision af

den pågældende lov når vi når dertil det andet som gør sig gældende

af den her lov vi har ingen ønsker

så kunne det være relevant at vi talte om en revision

give udtryk for at der er behov for ændringer hvad er det for konkrete ændringer der skal ske nej det hele har været bundet op på at eu

skal ske nogen revidering for eu skal

det synes jeg måske er en forkert måde

sagligt rigtigt at udsætte revisionen og det vil også være rigtigt som flere ordførere inde på og foreslået at vi så bruger tiden konstruktivt og der kunne vi jo passende lave en høring hvor vi netop får afdækket nogle af de her ting og får proportionerne med ind jeg tror ikke at vi

deres informationer hemmelige hvis vi havde fuldstændig indsigt i alt hvad vores efterretningstjeneste lavede

det her er et meget værdifuldt værktøj til at forebygge forhindre og opklare alvorlig kriminalitet herunder terrorkriminalitet så må vi have tillid til at det er rigtigt

et udvalg der holder øje med at det er rigtigt så fra konservativ side støtter vi udsættelsen af revisionen og dermed støtter vi

at der ikke er nogen der ønsker at lave noget om for så vidt angår logningsbekendtgørelsen der må jeg

meget gerne så at man fik en langt mindre logning end tilfældet

når efterretningstjenesten og politiet udtrykker at de har behov

skal man give dem det og så må man have tillid til at det er det rigtige at gøre

politi og en efterretningstjeneste gerne ville have som kunne gøre det meget nemmere

skulle have en chip på os det ville gøre det meget meget nemmere

efterretningstjenesten at opklare kriminalitet men

samtidig være et indgreb i vores personlige frihed mener

højst nødvendigt det har jeg som konservativ ordfører tordnet for igen og igen fra den her talerstol og alle steder hvor jeg

vi skal ikke have mere overvågning end højst nødvendigt

skal vi gøre det for at beskytte os selv mod overgreb

der var mindre overvågning

spørger ind til hvad det så er der skal være mindre er der ingen svar der synes jeg nok at

nogle konkrete ting man ville for eksempel at opbevaringstiden ikke skal være en år men to år

vil have noget mindre skal man skrive § otte stykke 3 vi vil i øvrigt gerne

arten for eksempel mener vi ikke at man skal logge

adresser i det omfang det sker der er mange ting man kunne logge meget meget mindre som er meget meget konkrete

når vi nu er enige om at man selvfølgelig skal overvåge så lidt som overhovedet muligt skal vi så ikke have den viden som er afgørende for

enten den justitsminister er socialdemokrat eller konservativ har jeg tillid til at når regeringen

tættere kan man ikke komme det for i det øjeblik hvor vi skal tættere end det ødelægger vi efterretningstjenestens arbejde så går vi terroristernes ærinde

ikke lade sig gøre hvis vi skal afdække efterretningstjenestens arbejdsmetoder og dens viden

logge e mails men altså stadig

og telefoner så skal man da være noget af en tosset og dum kriminel

sørger for at al korrespondance fremover foregår

vil de kriminelle da forfølge det spor og

udnytte den mulighed så så dumme er kriminelle altså trods alt heller ikke

men det som jeg hører herre tom behnke sige

de argumenter der fremføres af andre blandt andet undertegnede

skal bestemme nu vil jeg så spørge hvis eu kommer med ændringsforslag vil konservative så gå med til

at vi er argumentresistente

står fast til evig tid vi er lydhøre over for saglige faglige argumenter i retning af hvilke ændringer der er behov for men det er ikke fagligt sagligt rigtigt at forlange en revision på et tidspunkt hvor en revision ikke kan lade sig gøre

så går der fem seks syv måneder og så laves reglerne måske om og så skal erhvervslivet igen indstille sig på det det vil være til skade for erhvervslivet og det vil være unødigt trættende at man skal igennem to runder

hvis direktivet bliver ændret efter grundig overvejelse

vi forholde os til det på det tidspunkt og vurdere om vi

ikke nødvendigvis at man laver noget om det betyder at man ser på det eksisterende

om der skal være ændringer men ikke nødvendigvis at der skal være noget

lyder som om det kun er gode ideer der kan komme fra eu det er altså ikke min opfattelse

gode ideer som

at vi selv foretager nogle vurderinger selv gør os nogle overvejelser om hvad

vi godt kunne tænke os at vi laver en høring

måske også lidt mere frit og fordomsfrit end

behøver at betyde at man laver ændringer en revision kan også betyde at man siger at den lov vi har

er god nok så fjerner man bare revisionsbestemmelsen og det var så det det har vi jo gjort tidligere men jeg tror at

vores høring vores diskussion

kan medføre at der kommer nogle ændringer

vi fjerner revisionsbestemmelsen hvis vi i øvrigt kan blive enige om det her i

så i øvrigt ganske kort tid efter skal

yderligere et forslag om ændringer det er unødig trættende

godt vente til vi har et fagligt sagligt grundlag at træffe beslutning på

jeg tror at selv jeg ville kunne finde ud af at omgå den logning der foregår på nettet i forhold til e mail det

til det svar som herre tom behnke gav til fru pernille skipper er herre tom behnke

nu siger herre tom behnke jo selv at de kriminelle måske ikke er så dumme endda og jeg tror såmænd også

af bruge den guide og dermed undgå den logning der foregår

for det betyder jo ikke nødvendigvis at alle kriminelle benytter den mulighed der er for at omgå så det at man logger gør jo at man fanger nogle på samme måde som vi også stadig væk har det centrale register for fingeraftryk

langt de fleste af de indbrudstyve der er professionelle indbrudstyve og som gør det hver eneste dag bruger handsker derfor er det ikke så ofte at man finder fingeraftryk ved indbrud men derfor betyder ikke man skrotter hele det register man har og derfor betyder det ikke at man holder op med at lede efter fingeraftryk for det kunne jo være

taget dem af og så er der et fingeraftryk og så kan man fange en gerningsmand så det er en mulighed men men den bevarer man jo samtidig med at man godt ved at det ikke

der vi fanger flest i dag der hvor vi fanger flest er på dna spor men man holder jo ikke op med den gode gamle teknik fordi der er kommet en ny man gør begge dele

at bruge så mange ressourcer på at gemme informationer fra samtlige danske borgere som man gør i dag og hvorvidt det er et rimeligt

må sige at i det lys

om det er

at omgå logningen hvis de bruger fem minutter på at læse op på det på nettet

et relevant element at have med når man skal vurdere om det er rimeligt både ressourcemæssigt og i forhold til den enkeltes privatliv at have så omfattende en logning som

mål med det man kan få ud af det er jo præcis årsagen til at vi fra konservativ side i øvrigt også fra venstres side har givet udtryk for at vi er noget tilbageholdende med

skal vi overbevises om det og det er vi ikke blevet indtil nu

vi tilbageholdende med at lave yderligere registreringer for de skal stå mål med hinanden og resultatet skal også være der

nogen der ville lave terror eller planlagde terror det ville jo være skønt men det betyder ikke man skal skrotte det hele

hvad så dagen efter men balancen skal selvfølgelig være der og det

den skepsis der er givet udtryk for

udskydelsen af revisionen af

bringe diskussionen der har været her i dag ned på det det handler om lige starte med at

der ikke står fra to tusind og elleve til to tusind og tolv men

de danske logningsregler således at den ikke finder sted i

det eneste det her forslag handler om så kan enhver jo se og

også høre af den debat der har været i dag at der er

godt grundlag for at diskutere det her element

grundlaget for at tage debatten rent faktisk er til stede i

er pointen med med lovforslaget altså at regeringen foreslår fuldkommen i forlængelse af hvad den tidligere regering

øvrigt selv gjorde to gange

vores eu retslige forpligtelser

kan gøre derfor er regeringens opfattelse den at hvis vi

starte forfra når grundlaget fra eu er på plads og det synes jeg

spildte gode kræfter det er jo også derfor at et bredt udsnit af telebranchen er enig med regeringen i at at

med revisionen til vi har grundlaget fra eu på plads jeg vil gerne sige at hvis det jeg

debatten i dag er at der udkrystalliserer sig en høring i retsudvalget om det her emne

bestemt altid er relevant så hvis konklusionen på debatten i dag kan blive at der i retsudvalgets regi

som forberedelse til en kommende revision

være udmærket til at afklare nogle af de spørgsmål

har været rejst i dag jeg skal ikke bruge lang tid på hvad grundlaget er for at man man ikke kan bakke op om denne simple lovgivningsændring som der rent faktisk

vil bare sige at jeg

frem til udvalgsbehandlingen hvor

naturligvis vil stå til rådighed for de spørgsmål der måtte være

kan opnås støtte til regeringens linje som jo altså

bakkes op af et bredt udsnit af

sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

ellevte september to tusind og et er verden

desværre stadig præget af terroraktioner og terrortrusler siden to tusind og et har den danske terrorlovgivning jævnligt været set efter i sømmene løbende ændringer er afgørende for at vi fortsat styrker vores indsats for bekæmpelse af terror og det lovforslag der nu er til første behandling vedrører den mest skræmmende af alle former for terror nemlig nuklear terrorisme altså terrorisme der indebærer besiddelse og anvendelse af radioaktivt materiale verden har heldigvis endnu ikke oplevet nuklear terrorisme og forhåbentlig kommer vi heller aldrig til at opleve det men faktum er at vi ikke ved hvornår terrorister tager nye midler i brug og derfor er det vigtigt at vi er på forkant og at lovgivningen indeholder de bestemmelser der er nødvendige for at retsforfølge terrorister danmark har forpligtet sig internationalt til at bekæmpe terror og det lovforslag vi behandler i dag er en udløber af disse forpligtelser

lægger op til en udvidelse af straffelovens § en hundrede og fjorten a så bestemmelsen også kommer til at dække

handlinger omfattet af fns konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme lovforslaget medfører at man kan strafforhøje med halvtreds procent ved besiddelse og anvendelse med videre af radioaktive stoffer og ved ulovlig tvang eller trusler når handlingen er omfattet af fns konvention om nuklear terrorisme men uden at handlingen er omfattet af §

oplæring og medvirken til besiddelse og anvendelse af radioaktivt materiale bliver strafbare i videre omfang end de har været indtil nu i høringssvarene er der peget på at lovforslaget er unødig vanskeligt at forstå det er vi enige i i venstre og vi vil derfor under udvalgsbehandlingen bede om at få undersøgt om lovforslaget kan formuleres klarere og mere enkelt det ændrer naturligvis ikke på at vi i venstre overordnet finder at der er tale om et ganske fornuftigt forslag

helhed løbet igennem og

så bestemmelser der også dækker handlinger som er omfattet af fns konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme kommer med

den her konvention fn konventionen er

indarbejdet i europarådets konvention og

her kommer lovgivningen så til at leve helt op

til konventionerne også når det gælder spørgsmålet om nuklear terrorisme

at forsøge at begå terror ved hjælp af radioaktivt

og to tusind og seks og vi kan godt støtte at man nu

er vi glade for at fns konvention om nuklear terrorisme inkorporeres i den danske lovgivning man

ville betegnes som terror hvis man foretog et nukleart angreb mod for eksempel københavn det mente juristerne ovre i justitsministeriet nu nok der skal dog ikke sås tvivl om at vi fra dansk side agter at tage vores internationale forpligtelser

derfor sætter jeg pris på at vi har dette lovforslag i salen i dag jeg har som ordfører læst de kritikpunkter som er kommet frem i høringssvarene og det skal være min opfordring at de bliver medtaget når vi skal gennemgå det samlede danske terrorberedskab som beskrevet i regeringsgrundlaget

lovforslaget

socialistisk folkeparti til stede så det må være fru pernille skipper

jeppe mikkelsens tale også var på vegne

bestemmelse om terrorhandlinger har jo helt fine intentioner der er ikke nogen tvivl om at vi alle sammen kan være enige i at nuklear terrorisme er noget vi skal forsøge at undgå så vidt muligt

også noget der allerede er ulovligt ifølge straffelovens

hundrede og to og halvfems b og lovforslaget sigter jo så på ad lidt kringlede omveje at foretage en strafskærpelse for de her handlinger

at lovgivningsteknikken er så dårlig i grove træk

indfører man indholdet af en fn konvention på baggrund af et bilag til en eu konvention ved at henvise til nogle handlinger som i forvejen er kriminelle i den danske straffelov og som faktisk blev kriminaliseret på baggrund af selv samme fn konvention det bliver en smule cirkulært

hvis der ikke var nogen der kunne forstå hvad jeg lige sagde der så tror jeg heller ikke

er så mange andre borgere der måske synes det er særlig gennemsigtigt hvad

i sidste ende er der står i vores straffelov jeg synes det er almindelig god pli det synes vi i enhedslisten

også selv om det handler om noget

verdensfjernt som nuklear terrorisme

nogle bagvedliggende konventioner der henvises til som er beregnet til at bekæmpe forskellige former for terrorisme men også medtager nogle andre kriminelle handlinger i det hele taget

retstilstanden temmelig meget både advokatrådet landsforeningen af forsvarsadvokater og institut for menneskerettigheder

har påpeget i sit høringssvar

at det her lovforslag har en cirkulær effekt

at man lige så vel ville kunne indføre samme retstilstand ved at hæve strafferammen i i den eksisterende § en hundrede og to og

hvilket jeg jo synes ville være en bedre måde at gøre det på for at gennemsigtigheden

i udvalgsarbejdet og se hvad det kan føre til men er som udgangspunkt skeptiske over for at

vi er i gang med at kriminalisere noget der formentlig allerede er omfattet af den danske straffelov og samtidig komplicere retstilstanden og

følgende tale der er vist ingen der er i tvivl om at liberal alliance er en klar og tydelig stemme for ytringsfriheden i det spørgsmål vi behandler i dag er der dog ikke tale om en urimelig indskrænkelse af borgernes mulighed for at komme til orde

handler om handler om ytringer der har til formål at opfordre til rekruttere til og oplære til meget alvorlige forbrydelser mod en medborger forbrydelser der hvis de gennemføres vil koste menneskeliv det kan liberal alliance naturligvis ikke støtte og vi stemmer derfor for

af nogle bestemte paragraffer og ordførere før mig har været inde på hvad det går ud på jeg skal ikke trætte tinget yderligere med at gennemgå det en gang til men blot konstatere og meddele at vi fra konservativ side kan støtte

dansk terrorlovgivning fortsat lever op til de forpligtelser der følger af europarådets konvention om

terrorisme konventionen blev jo gennemført i dansk ret i to tusind og seks i forbindelse med

terrorpakke to og europarådets ministerkomité har efterfølgende i september to tusind og otte besluttet at udvide

det omtalte bilag til konventionen med

til bekæmpelse af nuklear

de handlinger der er omfattet af den nævnte fn konvention indgår dermed fremover i definitionen af en terrorhandling i europarådets konvention

godt klar over at der er tale om et meget meget teknisk lovforslag som flere også har været inde på

sige at vi jo selvfølgelig står til rådighed også i udvalgsarbejdet

få det præciseret hvis der er nogen der føler behov for det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

fjorten år mens den samlede kriminalitet ikke er stigende oplever vi desværre eksempler på at der er grupper af stadig yngre medborgere som i en tidligere og tidligere alder begår

voldsom og mere bestialsk form for kriminalitet det er klart at vi fra samfundets side ikke kan og ikke vil acceptere

nødt til at reagere på det og derfor mener vi

på fjorten år er fin som den er heldigvis er det sjældent at fjorten årige dømmes for kriminelle handlinger men det ændrer ikke ved at det er meget væsentligt at vi kan stoppe helt unge

inde på en kriminel løbebane tidligere var den eneste sanktion en løftet pegefinger politiet kunne se frustreret til mens de anholdte og løslod de samme unge

nu kan vi rent faktisk idømme helt unge en straf ikke fængsel men en straf og på den måde vise hvor samfundets grænser går det er derfor befordrende for borgernes retsbevidsthed men vi skylder også

hvor grænsen går lad mig i den forbindelse understrege at den nuværende lovgivning ikke betyder at fjorten årige kommer i fængsel sammen med hærdede kriminelle det er der ingen af os der ønsker slet ikke os i venstre vi tænker også på offeret det er dybt krænkende at en mindreårig kan slippe for straf blot fordi vedkommende er mindreårig vi har desværre set meget grove voldssager udført af unge mellem fjorten og femten år skal de slippe for straf det synes vi ikke i venstre der findes unge som allerede i en

hårdere end den som døgninstitutionerne tilbyder og det er krænkende for offeret at opleve at unge forbrydere i stedet for

placeret på opholdssteder hvor fritidsaktiviteterne er bedre end dem mange almindelige unge har adgang til

nogen badeferie at være straffet og begå kriminalitet heller ikke selv om man er mellem fjorten og femten år de unge skal føle at deres frihed bliver indskrænket

har en konsekvens hver evig eneste dag

vi forstår derfor ikke i venstre hvorfor man ønsker at sænke den kriminelle

er i dag fungerer ganske udmærket og lovændringen vil jo betyde at en

at dømte ikke begår kriminalitet på ny derfor gennemførte den tidligere regering en stribe initiativer blandt andet en øget indsats mod ungdomskriminalitet i to tusind og ni

sikker på at vi kan samarbejde også med den nuværende regering om

jeg tror ikke at nogen af os bryder os om at fjorten årige skal straffes men vi ser desværre meget alvorlige sager med

derfor ønsker vi i venstre ikke

man ville opleve et fald i kriminaliteten jeg har

var det bærende argument siden må man jo sige at vi har set

ikke er nogen effekt på mængden af kriminalitet ved at nedsætte den kriminelle

få ordføreren til at bekræfte at hele det fundament man byggede sin argumentation på da man sænkede den kriminelle

og begår alvorlig kriminalitet for eksempel vold

skal man opleve en anden straf så skal man ikke opleve straffrihed

større hensyn til ofrene end til forbryderne og der har

som man sender på institution og det er jo det samme som også sker for mange af dem der ligger

det vil sige at i praksis er meget af det der kommer til at ske en opfølgning der i virkeligheden mere handler om at ligge i det sociale system i stedet for at ligge

bliver ved med at snakke om de meget grove

om massevoldtægter og den slags hvor mange eksempler på meget grove forbrydelser begået af fjorten årige har ordføreren kendskab til der er sket i løbet af den tid hvor den kriminelle

forskningsenhed er der tre fjorten årige der er blevet idømt frihedsstraf eller ungdomssanktioner det er fordi man har begået ganske ganske alvorlig kriminalitet hvor mange der samlet

hvis den her lovgivning bliver vedtaget frafalder tiltale fordi det ikke længere vil være

opklaret hvor mange unge der er blevet idømt frihedsstraf i den periode den kriminelle

har været sænket fra femten år til fjorten år

skal smides i fængsel så ja det tror jeg

og positiv da man sidste år valgte at sætte den

at fjorten årige ikke

sagkundskaben siger at de seksten årige ikke

stilling det er så en politisk holdning det radikale venstre har og den respekterer

respekterer den vi har en politisk holdning om at hvis man

karsten lauritzen ikke huske

bedre til at overveje sine handlinger end han var da han var 14 og

tage ansvar og lære at handlinger har konsekvenser er en del af det at blive voksen

og jeg tror at alle de unge der var en del af børneparlamentet dengang faktisk var enige om at selv om man er tretten eller fjorten år har man faktisk nogle kompetencer og man forstår langt mere end nogle voksne forestiller sig så jeg tror godt at en fjorten årig der begår alvorlig kriminalitet er klar over at han eller hun begår noget forkert og jeg mener

har udtalt at

kriminelle lavalder

konsekvenserne af deres handlinger før fælden er klappet de fortryder

som som ikke er så relevant

lauritzen ikke se at man måske som teenager

man som teenager har en masse kompetencer

i har nogle andre forudsætninger

og at man måske derfor ikke skal behandles som en voksen skal når det kommer til det kriminelle system

karsten lauritzen ikke er enig i at der

at man skal behandles anderledes når man er under atten år det bliver man jo også

i det system vi har i dag det er ikke sådan at unge under atten år skal

og jeg tror godt at nogle unge på fjorten år blandt andet er der

en ungdomssanktion i stedet for at få en samtale

dengang venstre konservative og dansk folkeparti styrede danmark blev den kriminelle

sænket til fjorten år det var led i en studehandel i forbindelse med en aftale om finansloven dengang var argumentet at der var hårde kriminelle fjorten årige og at det ville have en afskrækkende effekt det viser sig nu at intet af det passede intet af det overhovedet det har justitsministeriets forskningsenhed konkluderet flere gange også før regeringsskiftet man kunne simpelt

i statistikken det afskrækkede ingen der var ikke nogen præventiv effekt af præcis den samme grund er alle høringssvarene til det her lovforslag da også positive nogle gange kan det jo

folk skriver for og imod når vi laver nye love her i folketinget

men ikke her ikke her alle uden undtagelse synes det er en god idé at sætte den kriminelle

blev sat ned fra femten år til fjorten år

være med at gøre det her det valgte det herskende regime bestående af venstre dansk folkeparti og konservative så fuldstændig at se stort på da den kriminelle

blev nedsat var det på mange måder et sørgeligt højdepunkt for

behøver man ikke at lytte til dem det endte jo med at være en stor styrke ikke at være klog

vi socialdemokraterne og regeringen mener at der skal gøres noget effektivt ved ungdomskriminaliteten derfor har vi i regeringsgrundlaget en hel vifte af initiativer der skal foldes ud vi skal have en ny tilgang til ungdomskriminalitet hvor vi griber tidligere og mere individuelt ind jeg tror vi skal snakke om rejsen gennem systemerne politi anklagemyndighed kriminalforsorg og kommune hænger det sammen oplever den enkelte unge den samme holdning til konsekvens

gennem systemerne eller bliver han i stedet en der spekulerer i de forskellige systemer og hvordan man grejer dem sænkningen af den kriminelle lavalder betød ikke noget for mængden af begået kriminalitet i stedet for skal vi se på det der faktisk virker

at få mindre kriminalitet i debatten i dag kan vi få afdækket

på valgprogrammet hos hvert enkelt af de højreorienterede partier at få nedsat den kriminelle

om et eller flere af partierne faktisk er parate til at føre en retspolitik der virker det ville så

være helt i tråd med den gamle regerings egen ungdomskommission

speedwaystjernes søn tæsket og fjorten årig slipper for straf

ikke en besked der møder forståelse hos stedfaren men jeg

min holdning er at den skyldige i det tilfælde skal på institution og det kan så i øvrigt være

grov forbrydelse med eller uden barnets eller forældrenes samtykke jeg forestiller mig ikke at det her med at sætte den kriminelle lavalder op til femten år betyder at fjorten årige bare kan gå rundt og gøre som de har lyst til eller lave vold eller kriminalitet tværtimod

selvfølgelig er der nogen der kommer ud på et galt spor

er det gode spørgsmål er jo hvordan får vi dem tilbage på rette spor så det der ikke kommer til at ske igen

betyder at retssagen mod sønnens overfaldsmand ikke bliver til noget

til den fjorten årige gå du bare videre med at gøre som du har lyst til

har begået noget groft skal der i høj grad følges op på og skal da i høj grad på institution det bedste vi som samfund kan gøre er

den fjorten årige og sige hvordan undgår vi at du kommer til at foretage det samme igen det må være det der er hele øvelsen for vores indsats over for de unge så det skal da i høj grad være noget med at man får taget fat i folk også selv om de er fjorten år også

niveau det er jo

alle domstolene skal indstille alle sager mod unge mennesker mellem fjorten og femten år

en

sådan er lovgivningsarbejdet

ikke et problem at det pludselig ikke er folketinget der bestemmer hvornår en lov er gældende

og de skal dømme efter den lov der gælder og uanset hvor meget et flertal i folketinget

skal domstolene selvfølgelig dømme efter den eksisterende lovgivning

spørgsmålet om om anklagemyndigheden skal rejse de her sager men det

fornuftigt at anklagemyndigheden overvejer om de skal blive ved med at rejse sager mod fjorten årige hvis de godt ved at

er femten år se jeg synes det er fint men jeg går jo også ind for at vi har

femten år for det andet fordi jeg da synes det er fornuftigt at anklagemyndigheden altid overvejer hvor det er fornuftigt at bruge ressourcerne selvfølgelig bliver man nødt til at lave en afvejning af hvad der er vigtigt jeg har også selv en holdning til

også foretrække at anklagemyndigheden tager fat i først eksempelvis voldtægt altså nogle andre grove tilfælde

der er det fundamentale skred i forhold til da dansk folkeparti fik den her indrømmelse igennem at vi ikke har

af fjorten årige ikke nogen

lykkedes dansk folkeparti at få en indrømmelse i en finanslovforhandling som

nogen virkning overhovedet

nye lovgivning som eventuelt kommer

nogle store bekymringer over jeg kunne forstille

ny lovgivning der siger at de

samme argumentation hvis man så på nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra femten til fjorten år

man selvfølgelig også kunne finde en række tilfælde hvor man sige at den ene dag gjaldt den ene type lovgivning og den anden dag gjaldt den anden type lovgivning hvis man dagen før nedsættelsen begik en kriminel handling og dagen efter nedsættelsen

er det når man flytter på en aldersgrænse og sådan var det da dansk folkeparti fik igennem at man skulle nedsætte den kriminelle

skal vi få de unge på fjorten år ud af en kriminel løbebane

dem til at beskæftige sig med noget mere fornuftigt så skal

det har der jo sådan set aldrig været tale om altså det var jo aldrig nogen sinde meningen at fjorten årige skulle i fængsel det har aldrig været meningen da den kriminelle

fjorten årig dreng som netop nu slipper for at blive anklaget efter at han har

ung og truet ham

er det rundbordssamtaler eller hvad

af den opfølgning der sker på ungdomssanktioner i danmark i dag som slet ikke er

som mit temperament er til

også institutioner hvor man følger op på en helt anderledes og meget mere konsekvent måde og hvor man faktisk begynder at sige dem der er her har også nogle grænser og de skal også respekteres og der går man i virkeligheden i gang med at løfte den vanskelige opgave at få sat de her grænser det der er min pointe er noget andet

hvis ikke vi går i gang med at gøre det ender vi bare med at fremme at de i en helt ung alder kommer ind på en kriminel løbebane som de bliver på blandt andet hvis man siger at dem der er fjorten år skal ind på de samme institutioner som nogle der er seksten år eller sytten år for de kan allerede være godt inde på den kriminelle løbebane det er lige præcis det jeg synes der er så problematisk det jeg så sigtede til i min ordførertale

anklagemyndigheden kommunen

er den holdning den unge bliver mødt med hele vejen igennem de forskellige systemer den samme og er der den samme holdning til konsekvens nej det tror jeg desværre ikke der er og det tror jeg kommer til at forvirre nogle af dem der lige præcis har brug for at få en naturlig respekt for autoriteterne og

hvor gammel tror ordføreren

for sent at få fat på vedkommende det

jeg mener at jo tidligere man får fat på unge der er ude i noget snavs jo tidligere giver man

gælder forskellen på dansk folkeparti og socialdemokraterne er jo hvem der skal

er det retssystemet eller er det det sociale system

lige præcis der kerneforskellen er

at de institutioner vi har i dag og de ungdomssanktioner vi har i dag ikke virker jeg sagde bare om de mange forskellige systemer

rejsen igennem straffesystemet for en ung

tror de oplever mange forskellige holdninger til konsekvens der synes jeg at vi som samfund skal sige

bliver de her unge der i forvejen ikke kender grænser og

rundforvirrede af at komme igennem de forskellige typer af systemer

kommer i kontakt med det er lige præcis det der er problemet det er her vi har brug for at lave om og

bliver en meget mere konsekvent retspolitik som kommer til at virke i forhold til ungdomskriminalitet

at få nogle ind der gerne vil rette dem

og det anser jeg mere for en social opgave særlig

så det kan man diskutere til evig tid

diskutere og betvivle de faktuelle

overhovedet ikke virket jeg vil høre om ordføreren har nået at se det svar der er på spørgsmål nummer fem hundrede i almindelig del i retsudvalget

fem hundrede det handler om at den kriminalitet der bliver begået af fjorten årige i østjyllands politikreds er halveret halveret efter at man satte den kriminelle lavalder

har nogen forklaringer på at kriminalitet begået af fjorten årige

alle andre tiltag såsom den store ungdomspakke

lavalder er blevet sat ned til fjorten år det er mere for at vi

for tretten årige for fjorten årige og for femten årige og har kunnet konstatere at der er sket et fald det

er interessant i den her forbindelse

være nogle regionale forskelle mellem øst og vestdanmark og

større eller mindre fald for fjorten årige end der er for andre aldersgrupper man har altså ikke se nogen effekt overhovedet af at flytte grænsen for den kriminelle

som det har været for tretten årige det er jo fremragende at der er

det er fremragende hvis faldet oven i købet er ekstra stort i østjyllands politikreds og det er da fremragende hvis det kan skyldes en særlig indsats i den politikreds

end jeg gør men det ændrer bare ikke på det der er det samlede billede for hele danmark og som justitsministeriets forskningsenhed har konkluderet nemlig at

om kriminaliteten for tolv årige tretten årige fjorten årige og femten årige af at nedsætte den kriminelle lavalder fra femten til fjorten år

mange mange mange tiltag som den borgerlige regering gjorde

i forhold til at skærpe konsekvenserne i forhold til forebyggelse præventive tiltag den ene indsats efter den anden der kan det være svært i alle de tiltag

pille et tiltag ud og sige at lige nøjagtig det tiltag havde den og den effekt

faldet og faldet det er formentlig det eksperterne mener når de siger

ikke skal dømmes som voksne at

placeres på institutioner når de har begået grov kriminalitet og så vil jeg

ordføreren hvad er forskellen på den institution man bliver placeret på

og den institution man bliver placeret på

af de sociale myndigheder bliver besluttet

kan alle jo begynde at gisne om hvorfor er det at kriminaliteten er faldet for de tolv årige

jo fremragende at den er faldet min pointe var bare at sige

blevet større for de fjorten årige end for de tretten årige og

nej man har ingen effekt kunnet se på de fjorten

et afgørende argument jeg tror sådan set også for herre tom behnke

at begå kriminalitet for nu vil jeg

præventivt

jeg huske at sige at den konklusion blev draget

tilgodese ofrene og deres familie hvis ordføreren får flertal til det her

at lave en retspolitik der handler om at fange de unge så tidligt som muligt og gøre hvad man overhovedet kan for

lige præcis handler om at forhindre at der bliver flere ofre

det er noget af det bedste vi som politikere overhovedet kan gøre jeg mener at et af formålene med at straffe i det hele taget og ved at tage fat i folk blandt andet

anklagemyndighed domstole

det samme indtryk man får er det den samme oplevelse af konsekvenser er det den samme oplevelse af hvad der er vigtigt eller ej der sker i de forskellige systemer det er lige præcis for at opnå en bedre effekt så vi undgår

det der var fremme i forbindelse med debatten da man sænkede den kriminelle lavalder

at man ville komme til at putte nogle fjorten årige på nogle institutioner hvor der også sad seksten til sytten årige som var meget mere udviklet i deres kriminelle evner de ville havne i nogle forkerte miljøer og det

få dem hen nogle andre steder hvor man bedre kunne samle op på dem for tidligere at plukke dem ud af en kriminel løbebane så jeg tror at når man begynder at lave den her sænkning generelt af den kriminelle lavalder jeg ved jo godt

at man lettere ville kunne komme til at give dem et fremragende kriminelt netværk at man

ville kunne komme til at give dem nogle rollemodeller der ville

til gode kriminelle der tror jeg at vi skal prøve et helt

det vil ikke længere være foran en dommer

lukkede institutioner blive placeret på de samme lukkede institutioner som dem

er vedtaget og man laver noget som er vurderet til at være

blive placeret på hvis man var stillet for en dommer som lovgivningen

er der masser af muligheder havde jeg nær sagt for at blive anbragt på institution

i købet ske uden samtykke overhovedet fra forældrene og barnet selv

faktisk rigtig mange værktøjer i den sociale lovgivning som man

tage fat i ja man kan sagtens forestille sig efter det her lovforslag er vedtaget

vil være nogle som det vil være godt at anbringe på en institution hvor man i dag har anbragt dem det kan man sagtens

på den måde vi i dag håndterer unge der er ude på et galt spor

på hvordan man gør i de forskellige ungdomssanktioner jeg tror i øvrigt også

holdning til konsekvens man oplever

og det kan så afhænge af hvad det er for en type ungdomssanktion

kultur der er i de respektive kommunale tilbud og

tror jeg kommer til at rundforvirre nogle derfor har vi brug for

er ude på et galt spor oplever den samme holdning hele vejen igennem systemet

set fuldstændig ligesom at høre de argumenter som jeg blandt andet selv var med til at fremføre netop at man skulle være sikker på at der skete en ensartet behandling

kommune den unge havde lavet kriminaliteten i

politikredse meldinger om at man

om at udføre den hårde del af kriminaliteten fordi man vidste at den fjorten årige på det tidspunkt

ville kunne stilles foran en dommer

ole hækkerups svar til de ofre for eksempelvis

at når det her lovforslag bliver vedtaget vil de fjorten årige der har begået volden blive sat på fri fod

i forhold til de ofre der er blevet slået ned

samme sikrede institution man kommer på så bagefter siger fru gitte lillelund bech ja men nu bliver de jo bare sat på fri fod nej begge dele kan simpelt hen ikke være rigtigt samtidig selvfølgelig skal man da stadig væk

skal man stadig væk samles op i det sociale system det tror

jo det var det med de hårde kriminelle hvis vi kigger på hvad fjorten årige er blevet dømt for

de to argumenter den præventive effekt og det med at der var nogle meget meget hårde kriminelle det er bare meget svært at efterspore når man ser på de fjorten årige der er

sættes i værk det betyder at de personer der er under femten år altså fjorten år

nævnt det her med anbringelse på institution og det kan man jo sagtens gøre

nævnt det her med at man også i den sociale lovgivning

kristian jensen at også selv om man er under femten år

intet kunne da være værre jeg synes tværtimod at noget af det der har været galt under årene

haft et system der har givet folk alle mulige forskellige signaler

måske oplevet konsekvens hos politiet men de har ikke oplevet

skulle være fjorten år og nu knap halvandet år efter

er det indlysende at laver man noget kriminelt skal det have en konsekvens det er for os indlysende at ældre der får deres yngre venner og bekendte eller søskende til at begå kriminalitet skal straffes hårdere

at se et forslag som dette hvor man ikke evaluerer hvordan det rent faktisk er gået i det halvandet år den kriminelle lavalder har været sat

er man af den overbevisning

og det er naivt unge der er kriminelle skal der efter dansk folkepartis opfattelse tages fat i der skal være en konsekvens af den kriminalitet man har begået og selv om det sandsynligvis af både de unge og af mange andre

også opfattes som en hjælpende hånd til de unge så vedkommende kan få en chance for at komme på rette spor derfor er det også vigtigt at man så tidligt som muligt får fat på de unge kriminelle

tolv årig stjæler tyggegummi i en butik

er det hamrende vigtigt at få fat på den unge så det ikke sker igen næste gang bliver det langt værre så er det ikke tyggegummi

der bliver gjort noget i forbindelse med

lægger regeringen op til en ny tilgang til ungdomskriminalitet

at der gribes tidligt ind over for børn under atten år som endnu ikke har lavet så alvorlig kriminalitet at serviceloven eller det almindelige retssystem behøver at blive brugt men dog så alvorligt at der er et åbenlyst behov for sociale programmer og sanktioner med henblik på adfærdsændringer her må mit spørgsmål til regeringen så være

regeringens intention at den kriminelle

hvilken form for kriminalitet kriminalitet er det som regeringen ikke anser for at være alvorlig er det de voldsmænd som var en del af en ungdomsbande og som for noget tid siden hærgede i randers er det de unge som kujonagtigt antaster små børn og stjæler deres penge og mobiltelefoner er det de to fjorten årige overfaldsmænd som i oktober måned overfaldt en anden fjorten

og som nu slipper for tiltale og straf fordi regeringen allerede har varslet lovændringen eller er det den fjorten årige pige fra sakskøbing som også slipper for at stå anklaget for vold med spark og slag på kroppen og i hovedet mod en anden pige

i en henvendelse til landets anklagemyndigheder bedt dem om at trække sager tilbage som vedrører fjorten årige fordi man forventer en lovændring der er altså allerede nu givet frit spil til de fjorten årige signalet er tydeligt de kan lave al den kriminalitet de vil

øjne aldeles uacceptabelt at man skal finde sig i vold og trusler blot fordi gerningsmanden er fjorten

mener at en lavere kriminel lavalder gør det muligt at få fat på de unge så vi kan sikre at den unge lærer at der er en konsekvens af

udfører og at vi kan sikre at den unge får en chance for at komme på

og det skal gøres tidligt samtidig handler det også om retsfølelse

i orden at man kan blive slået ned af en person som så kan slippe for straf

meget enige eller skal vi sige at fem og halvfems procent er enige og så

og så lytter jeg ikke ret meget til eksperter

jeg sidder så med en artikel fra information hvor en jeg ved ikke om jeg vil kalde ham ekspert men

i hvert fald en der er uddannet pædagog og siden har taget en diplomuddannelse i socialpædagogik og en systemisk lederuddannelse skriver

hvem der er eksperter og hvem der ikke er

i hvert fald dansk folkepartis holdning at den kriminelle lavalder skal

vigtigt at fastslå er at jo yngre børnene er og jo hurtigere man får fat i dem jo nemmere har man ved at rette op på

skal man have fat i dem hurtigt hvis man skal rette op år de

på de unge kriminelle og nu lyder det måske

faktisk helt alvorligt hvorfor altså der er både blevet sagt

unge fra at begå kriminalitet at de ved de bliver straffet

sagt at det skal forhindre dem i at gøre det igen

at det skulle have betydning for ofrene om de unge efterfølgende bliver straffet

det et spørgsmål om at der er en retsfølelse hvis man er blevet overfaldet

er det altså vigtigt for offeret at gerningsmanden får en eller anden form for straf at der sker noget det mener jeg har noget med en helt almindelig retsfølelse at gøre når vi siger der skal slås hårdt ned skal det jo altid stå mål med alder

er der er sket og så videre altså nu nævnte jeg i min tale vedkommende der har stjålet noget tyggegummi og jeg synes altså ikke at fordi man har taget en pakke tyggegummi

nogle gange er forældrene i stand til at gøre det nogle gange er

men det er i hvert fald

hvis politiet kommer forbi

har en afskrækkende effekt hvis der står

stykke tyggegummi og politiet kører vedkommende hjem til mor og far så gør den ti årige det typisk ikke igen

det tilgodeser ofrene

udsat for noget slemt har fået

deres bilruder eller hvad man nu kan finde på

her fjorten årige

alle professionelle siger er direkte skadeligt for

se hvad konsekvenserne er af deres handlinger i stedet for at man sætter børn ind i et retssystem

har gjort men når jeg taler om ofrenes retsfølelse

man kan læse i en artikel om en fjorten årig der er blevet overfaldet af en anden fjorten årig hvor vedkommende der er gerningsmand nu ikke bliver retsforfulgt

uden for sin dør fordi han er bange for at møde vedkommende hvilket hensyn tager man til offeret der hvor er retsfølelsen henne for den fjorten årige nå man kan åbenbart tillade sig at

den næste ordfører i talerrækken er herre jeppe mikkelsen

vil benytte mig af lidt større ord end jeg ellers plejer men

fjorten år er slet ikke gamle nok til at blive straffet

er der stor risiko for at de vokser

en kriminel løbebane da man sidste år valgte at sænke den kriminelle

det stik imod alle anbefalinger

statistikkerne pegede faktisk på at det gik i den rigtige retning når det kom til fjorten årige s kriminalitet og desuden

blev taget som gidsler i et politisk spil

et spil om symbolpolitik og helt ærligt man kan lave symbolpolitik

som værende handlekraftige synes jeg grænser til noget

os nu se fremad vi står i en ny situation

og vi har tænkt os at bruge det

til venstre og konservative

også nu i en ny situation i en situation hvor man ikke skal trækkes med dfs værdipolitiske stramninger

kompromiserne til ens egen holdning

er ikke enig i at den kriminelle

unge under femten år har stadig først og fremmest brug for omsorg og støtte i deres udvikling hen imod at blive voksne og jeg kunne da ikke være mere enig

på partier men når nu det så er et faktum

jeg gerne høre hvad anbefaler eksperterne at den kriminelle lavalder

i hvert fald et skridt i den absolut rigtige retning

til de anbefalinger der er nemlig at man

for nogle eksperter man skal henholde sig til og hvis det nu stod til det radikale venstre hvad ville den kriminelle

så være i danmark sådan helt

femten år er en del af kompromisset

og hvor stor er forskellen og udviklingen for en ung det sidste år som gør at man i løbet af en år er så moden

tage imod en en straf og hvem er

eksperter ordføreren snakker om hvad er det for nogle eksperter og hvilken faglig viden og

som ordføreren læner sig op

der sidder herinde bag de tykke mure og tror at vi kan

kunne have godt af det en gang imellem

men jeg synes at vi bliver nødt til

grænse et sted og den grænse som vi har haft siden nitten tredive har været ved femten år at man så sænkede den var imod alle anbefalinger

høringspart

dag står og diskuterer om

ordføreren

pædagog og har siden hen taget en diplomuddannelse i socialpædagogik samt en systemisk lederuddannelse

for et tilfredsstillende resultat i en institution sådan er det han har arbejdet

ungdomskriminelle og så videre jeg går ud fra

handler om at give de unge mennesker en chance for at rette op på deres liv

de har sikkert også fået bevist at deres forældre ikke

ergo er der nogen der skal gøre noget derfor drejer det sig om at få fat på dem så tidligt

ved at kriminalisere folk jeg tror at det er andre tiltag der skal til for at man kan gøre det

sidste år var parlamentarisk grundlag for

flere der siger det samme jo flere følger med

havde jorden ikke været rund i dag hvis ordføreren forstår hvad jeg mener

og så bliver der nok rettet op

er på institution som rent faktisk falder tilbage i kriminalitet

det er min indstilling og så ved jeg ikke hvordan dansk folkeparti har

en kriminel løbebane meget meget højere

det peger den største del af

kunne behandle børn på den måde

skete i den åbningstale hvor herre lars løkke rasmussen som dengang var statsminister snublede over egne ord han havde en klar aftale med den daværende formand for det konservative folkeparti du må godt sige noget om den kriminelle

man ord for ord hvad der stod i talen

de konservative havde sagt men så kom til at sige noget i fjernsynet

den nuværende og daværende retspolitiske ordfører herre tom behnke

og andre som jo

at de konservative også vil være imod dette lovforslag

det er forfærdeligt og hele den danske ungdom kommer ud i

er at hvis man vælger at fastholde

der hedder fængslet tager de sidste

kan læse skrive eller regne og som i øvrigt har et mangelfuldt netværk

relativt få unge der i dagens danmark laver kriminalitet

firserne var det ganske normalt at man på et eller andet tidspunkt i niende klasse havde stjålet en cykel i dag er det uhyre sjældent uhyre sjældent

det gør vi ved at de mennesker der har kontakt med disse børn

som de unikke mennesker de er følger op og sikrer at de børn rent faktisk har et netværk

vi ved jo godt at det jo ikke

søde børn der både kan læse skrive og regne i anden klasse der laver kriminalitet det er dem som af forskellige grunde hutler sig igennem en barndom der lander i en situation hvor man så tilsyneladende ønsker at sætte dem i fængsel i stedet

samle dem op på et tidligere tidspunkt

det det her drejer sig om derfor er jeg meget glad for at vi har fået en ny regering som rent faktisk går ind for at hjælpe de udsatte børn i stedet for

vi har en lovgivning der handler om at den

men det ændrer ikke ved at der ikke er nogen børn der bliver sendt i fængsel derfor

høre hvor dokumentationen

på seksten år der sad i vestre fængsel

i kriminalforsorgens institutioner

tilsyneladende er holdt op med at begå kriminalitet

halvfjerds ledige pladser rundtomkring på de sikrede institutioner

er alene

andet der er tale om at hæve den fra fjorten til femtende

påpege præcis hvor det står i den nugældende lovgivning at man sender fjorten årige børn i fængsel

har et barn der skal for en dommer hvor opbevarer man så det barn henne

vil det jo naturligt være i dag har vi jo også børn på femten år der sidder rundtomkring børn på seksten år der sidder rundtomkring i arresthusene og venter

arresten og ventet men

det var sket og det er for mig at se en dårlig udvikling for det her barn hvad er det man så oplever man oplever at de får en identitet som kriminelle og det er den identitet vi skal have dem væk fra

at de ikke oplever at de bliver dem der lander i fængslet at de ikke oplever at de tilhører den sidste gruppe

vi hele tiden skal holde fast i at børn er børn og

nuværende tidspunkt det er herre tom behnke det konservative folkeparti

man må mene hvad man vil og have de holdninger man vil men jeg synes

til sidst skulle have lidt ekstra gas

skulle lige hældes lidt krydderi på så skulle alle ude ved kakkelbordene lige forstå

er det ikke korrekt at reglerne er så fuldstændig krystalklare at unge under atten år

placeres i fængsel der er to undtagelser den ene er

den anden er at hvis en ung på en institution går fuldstændig amok og er til fare for sig selv personale og andre unge kan man kortvarigt sende en ung til afkøling i et arresthus eller et fængsel

der beskrev hvor ked af det han var af de omstændigheder

overhovedet at overskue

et enkelt menneske i løbet af en dag det var ikke sjovt at tale med den dreng han var seksten

og formentlig derfor landede han der men herre tom behnke ved eller burde vide

været børn og unge under atten år i

da man løftede strafferammen på en lang række områder og ikke fik investeret tilstrækkeligt i de sikrede institutioner op gennem

de der sidder og følger den her debat bliver forvirrede over

jeg synes vi har en fælles forpligtelse til i hvert fald at holde os til hvordan reglerne er

vi diskutere om de skal laves om og hvorfor vi synes de skal laves om det andet der gør sig gældende er at når man så helt undtagelsesvis er nødt til at placere unge under atten år i fængsel eller arresthus skal de sidde adskilt fra de øvrige indsatte de må ikke sidde sammen med voksne uanset om de kun skal være der to timer

det ikke også fuldstændig rigtigt at den borgerlige regering netop tog det her ansvar på sig og i flere omgange sørgede for at etablere flere sikrede institutionspladser så der er nok institutionspladser og i dag

få unge der laver kriminalitet at der nu er masser af ledig kapacitet i de sikrede

at børn kommer til at sidde i arresthusene medmindre at den sikrede plads er så langt væk at man i en overgangsfase

bliver nødsaget til at sætte dem i arresthuse herre tom behnke har fuldstændig ret i

fængslet men hvad er det så for en tilværelse man giver den pågældende

identitetsoplevelse man får af at komme ind bag arresthusets tykke mure

ordføreren opfattet det her lovforslag sådan at unge på fjorten år sidder i fængsel og skal

dommer indtil man kommer for en dommer afhængigt af kriminaliteten skal man

arresthuse som jeg talte med herre tom behnke om kommer på tale jeg har selv oplevet at tale med unge der har siddet der i den

valgte den tidligere regering at nedsætte den

beskrev hvad det var for et tumultagtig forløb der var

nedsættelsen af den kriminelle lavalder hvor blandt andet det konservative folkeparti var imod men det var formentlig et pres fra dansk folkeparti

at den skulle nedsættes og jeg anerkender til fulde at dansk folkeparti gerne vil have den ned til tolv

egentlig til sfs grundholdning

kan vi se i forhold til nogle af de allerede begåede handlinger og de sager som

de bøder der er blevet givet og nogle af de retssager der

siger jamen der er tilsyneladende

derfor synes vi egentlig at de her overtrædelser

vi sådan set bare vil lade stå hen i det uvisse

været overfaldet må se frem til at

tyveri og meget andet fra fjorten årige

for en dommer og så videre nej de vil bare gerne slippe for at den pågældende laver det fremover og så vil de i øvrigt gerne have en undskyldning meget af det der laves inden for det sociale område

i den person som har været udsat for en eller anden form for overfald

skolegården og så sætter man dem sammen og får dem til at finde ud af hvordan de håndterer

fremtidige konflikter således at de ikke går over til vold det er jo det der er øvelsen og så har

i øvrigt nøje beskrevet hvorfor han har valgt at sætte disse sager i bero så det synes jeg ikke

at gå ind i sagen

har sf ikke selv en holdning

i stedet for at svare på det spørgsmål jeg stiller der er mennesker i danmark som

af mennesker under femten

her skal rejses en tiltale det er i strid med landets retslovgivning

for at sige det ligeud

begrundelse er at langt de fleste sager kan man ikke nå at føre til domstolene således at domstolene får sagerne forelagt med henblik på at dømme

inden loven er trådt i kraft og det er jo der hovedproblemet er

gerne sende høringssvaret over til

ordfører er fru pernille skipper

har ikke den samme modenhed og de har ikke de samme evner de er i gang med at

udvikle sig til at blive voksne og ansvarsfulde mennesker

også brug for meget mere støtte og vejledning og man kan ikke straffe dem til at modnes hurtigere eller blive mere ansvarsfulde hurtigere børn kan ikke i samme grad overskue konsekvenserne af deres handlinger

overskue de konsekvenser er en del af det at blive voksen og derfor

end voksne hvis de kommer på kant med loven og det ignorerede man fuldstændig da man sænkede den kriminelle lavalder til fjorten år

stadig væk er der ikke nogen tegn på at kriminalitet blandt fjorten årige er stigende der er ikke nogen tegn på at en nedsættelse af den kriminelle lavalder skulle have en præventiv effekt

ser vi i højere grad for eksempel efter udtalelser fra politiforbundet at nedsættelse af den kriminelle lavalder blot har ført til at politiet nu skal bruge mere af deres tid på småting

nok skal tages hånd om men som politiet ikke nødvendigvis skal bruge

tid til derfor hilser vi i enhedslisten selvfølgelig vil jeg sige det her forslag velkommen og vi er glade for at vi kan få lov til at

men og der

vedtog de også samtidig at straffelovens daværende strafmaksimum for unge under atten år på otte år skulle afskaffes afskaffes

skærpelse har man ikke valgt at føre tilbage med det her forslag og det havde vi ellers

man ville det er der flere grunde til vi er jo i hvert fald med regeringspartierne enige om at unge under atten

i en eller anden grad er børn og skal behandles anderledes

de har nogle andre forudsætninger og en anden modenhed nogle andre evner og

skal placeres i fængsler sammen med voksne kriminelle men

en socialpædagogisk indsats vi er enige om

en større og mere omfangsrig behandling så så risikoen for at deres liv ender i ruiner

bliver mindre ungdomskommissionen sagde også i sin betænkning hvor de stærkt frarådede den tidligere regering at nedsætte den kriminelle lavalder

strafmaksimum for unge under atten år og og mange af argumenterne er

som de er for at bevare den kriminelle lavalder på femten år for det første

har det ikke nogen forebyggende effekt på unge om der er udsigt til otte eller seksten års fængsel selv selv når det kommer til så grove lovovertrædelser som der ville skulle til for

vil det ikke afskrække unge kriminelle om der er udsigt til seksten års fængsel eller otte års fængsel for det andet som ungdomskommissionen også

vil risikoen for tilbagefald ikke blive mindre

så høje straffe til unge som begår

otte år ufattelig lang tid for en femten seksten eller sytten årig det er hele ungdommen der forsvinder

en lille gruppe der er tale om her men det er altså den samme ungdomskommission som anbefalede at man ikke sænkede den kriminelle lavalder som også

at vi lod det daværende strafmaksimum

regeringen ikke har valgt at tage det med i denne

forhøjelsen af den kriminelle lavalder er et skridt i den rigtige retning og vi deler fuldt ud den begejstring der er i høringssvarene blandt professionelle der arbejder med unge

men vi håber også at regeringen ikke stopper her og vil være med til at bruge det nye flertal til en langt større social indsats en langt mere forebyggende præventiv indsats og genindfører det afskaffede strafmaksimum

ellers så frem til en behandling i det strafferetlige system

give strafrabat for det er det man siger

strafmaksimum på otte år

der ville ikke være nogen rabat

sige at der i forvejen i straffeloven er en såkaldt rabat

er muligt i strafudmålingen at tage hensyn til gerningsmandens unge eller høje alder så det er sådan set ikke noget jeg så at sige er alene om men det er altså grundlæggende af hensyn til at hvis man har en ung alder har man måske ikke den samme mulighed

modenhed til at forudse konsekvenserne af sin handling og det tager

det skal man altså op i for at få otte års fængsel i danmark det hører faktisk til sjældenhederne

ordføreren siger

år havde det bare ramt med fuld hammer

for det er da vel nok synd for det lille unge menneske

som kan hindre at den kriminelle uanset alder for den sags skyld begår kriminalitet igen der er så en særlig gruppe af unge under atten år

for dem er en meget meget lang frihedsstraf altså uoverskuelig for dem er otte år meget meget længere tid end det føles for en på måske tredive år det synes jeg er relevant at medtage

sige at det at tage alder med i betragtning når man strafudmåler

overhovedet ikke er usædvanligt hvis det var sådan at man overhovedet ikke ville se på alder når det kommer til strafudmålingen skulle man have fjernet den generelle adgang til det i straffeloven det kunne man jo have gjort

da v k og o havde flertallet ellers skulle

og strafrabat sådan som enhedslisten foreslår

en speciel aldersgrænse for drenge

hvert fald skal holde omkring det her med at er du sytten en halv

hvis det skal hænge sammen

nogle af de her unge bander

omkring strafrabat først og jeg ikke sagt at man skal give rabat på noget som helst men det er klart at vi i vores straffelovgivning i danmark tager udgangspunkt i den enkelte person i den individuelle sag og det betyder

elementer ved handlingerne og elementer ved personerne

domstolene tager udgangspunkt i og det betyder at der bliver udmålt forskellig straf der er ikke sådan et menukort

slå op i og så får man bare den her straf og det synes jeg faktisk er en rigtig rigtig vigtig del af vores

straffesystem at det er sådan

også i straffeloven opsat nogle bestemte

for hvad man så skal tage hensyn til der er nogle ting vi mener er formildende ung alder er en af dem

set er rimeligt høj alder kan også være formildende når man skal strafudmåle der er mange forskellige ting i

netop at have en mulighed for at resocialisere

begiver sig ud på en dårlig karrierebane

anklagemyndighed og at vi har nogle som kan rejse sigtelser og så videre det er fair nok

at forestå efterforskningen af kriminaliteten og nogle til at anholde

se at enhedslisten foreslår at det danske politi skal nedlægges fordi de som regel bare er højrefløjens forlængede arm

har fremsat noget forslag eller har noget ønske om at nedlægge politiet jeg kan høre at ordføreren formentlig har fået gengivet hvad der står i enhedslistens principprogram og så synes jeg ordføreren skal læse det igen selv enhedslisten har

ikke af fjorten årige eller yngre mennesker men jeg bifalder at man har valgt at sætte sagerne i bero

hen spild af den unges

skal man sige tid og evner at

skal trækkes igennem starten af en

så bifalder jeg også at man har valgt at tage hånd om de unge

at lave offerrådgivning vi kunne blive bedre til at bruge konfliktråd som

forskning har vist sig at være noget af det allermest effektive for så vidt angår ofrenes muligheder for at komme videre

at man som offer for en forbrydelse får det bedre af at den kriminelle unge kommer ind i et strafferetligt forløb hvor

til gengæld tror jeg at man som offer har det rigtig godt hvis man ved at der bliver taget hånd om den kriminelle

ikke gentager sig og det mener jeg at man gør ved at sende børn ind i det sociale system når de er kommet på kant med loven

sikrer sig at de får fritidsmuligheder at de får

alliance helst en større reformering af lovgivningen på det område vi diskuterer i dag vi ønsker oprettelsen af et system hvor den kriminelle

sænkes til tolv år men hvor det sker med den helt afgørende forudsætning at kriminalforsorgen deles i to en for voksne og en for børn kriminalforsorgen for voksne bør have ansvaret for fængsler og sikkerhed og kriminalforsorgen for børn bør bestå af særligt uddannede pædagoger og andre fagfolk der kan hjælpe straffede børn til et liv uden kriminalitet vi er klar over at der ikke på nuværende tidspunkt er flertal for en sådan løsning her i tinget

kraft af dette forslag er der mulighed for at undgå at de fjorten til femten årige sættes i fængsel sammen med hærdede voksne kriminelle det er fornuftig politik og derfor har liberal alliance da også forpligtet sig på en forhøjelse af den kriminelle lavalder med aftalen om en bedre balance i rets og udlændingepolitikken og derfor vil vi også støtte dette

lovforslag det er rigtigt som nogle har

på at det konservative folkeparti oprindelig var imod

ned fra femten år til fjorten år det var vi og vi har argumenteret imod ved flere lejligheder og det har jeg også selv gjort men vi blev overbevist om at det var det rigtige

gøre vi blev overbevist om at det var nødvendigt

den kriminelle lavalder ned til fjorten år og så gjorde vi det så lagde vi stemmer til at den blev ændret og vi satte den ned til fjorten år men vi gjorde ikke bare det

det at vi havde et hav af tiltag af præventiv karakter og af forebyggende karakter vi fremsatte en historisk stor ungdomspakke og vi afsatte mere end syv hundrede million kroner til forebyggende tiltag

og så tro at det løste problemerne det gør det selvfølgelig ikke så vi lavede en lang række tiltag af forebyggende karakter plus vi fremsatte forslaget barnets reform som går ud på at man sætter ind meget meget tidligt også tidligere end de femten år tidligere end de fjorten år ja på så tidligt et tidspunkt hvor man allerede første gang kan se hov her er noget der er ved at køre af sporet det er lige så vigtigt for hvis man vil lave forebyggelse og præventive tiltag

det skal altså ses i den sammenhæng og det var i den sammenhæng vi var med til at sætte den

det virkede rent faktisk hvis man spoler tilbage

kigger i svaret på spørgsmål nummer fem hundrede i retsudvalget fra sidste folketingssamling vil man kunne se

af antallet af kriminelle handlinger begået af fjorten årige i østjyllands politikreds da man spurgte ind til om man gjort en særlig indsats eller lignende

det havde man egentlig ikke den eneste forklaring man havde på at der var sket en halvering

lavalder til fjorten år

det fik en meget meget stor præventiv effekt forstået på den måde

til at diskutere kriminalitet begået af børn og unge for diskussionen om

meget meget omfattende diskussioner og jeg tror på at man ude i de små hjem

på institutioner skoler og alle mulige steder forholdt sig til det her og fik en diskussion ikke kun af den kriminelle lavalder men i det hele taget

af kriminalitet begået af børn og unge derfor havde det en præventiv effekt og derfor var det heller ikke kun de fjorten

kriminalitet der faldt det var alle unges kriminalitet der faldt for pludselig var der fokus på det pludselig var det noget man diskuterede

var ikke bare ligegyldigt det var noget man forholdt sig til og derfor så vi den meget markante nedgang i kriminalitet begået af unge under atten år og den falder stadig væk

pladser på de sikrede institutioner i dag er kriminaliteten så lav

der er ledig kapacitet vi kan konstatere at danmark er det land i hele verden der har færrest fængslede per titusind indbyggere ok overgået af færøerne men ellers hvorfor har vi så få der er fængslet det er fordi vi sætter ind første gang og hver gang

vi sørger for at det har konsekvens når man laver kriminalitet at man bliver bevidstgjort om at det har en konsekvens

op med at lave kriminalitet

det laveste antal fængslede per titusind indbyggere i hele verden det virker den politik den borgerlige regering har ført har virket ikke nødvendigvis de enkelte tiltag isoleret set

risikoen for at blive udsat for vold er den laveste i fyrre år

ikke en eneste kriminolog der har kunnet formaste sig til at sige at det er den

ting det er farven på busserne i byerne det er alt muligt andet der er årsag til

bare vent og se må jeg lige afslutte med at sige

er i dag under tredive procent da herre poul nyrup rasmussen var statsminister i

regering var frygten over halvfjerds procent der er sket noget på ti år

konservativt synspunkt at man ikke skulle sænke den kriminelle

indrømmelse i finanslovforhandlingen at man skulle sænke den kriminelle lavalder til fjorten år og siden skete der så det at de konservative blev tilhængere af

en politisk aftale

flertal og dansk folkeparti kommer i en

den kriminelle lavalder sænket til tretten år

hvad skulle egentlig begrunde at de konservative ikke igen vil sige pokkers den indrømmelse må vi tage

en frit for at sige det dér er vi ikke med på og så blev det ikke til noget så enkelt var det dengang

det siger vi stadig væk nej til vi siger også nej til

og grundig diskussion omkring

og kriminalitet begået af fjorten årige især den meget grove kriminalitet begået af fjorten årige blev vi overbevist om at det

nødvendigt at sætte den ned til fjorten år det gjorde vi og det har haft en enormt positiv effekt kriminaliteten falder

den meget alvorlige grove kriminalitet begået af fjorten årige stort set er forsvundet så det har haft en effekt og derfor står vi ved det vi dengang vedtog og det står vi stadig væk ved den dag

med det næste folketingsvalg at man vil have sænket den kriminelle

hvis man skulle få magt som man har agt at de konservative ikke

en yderligere sænkelse af den kriminelle

man skal også passe på med at man ikke cykler den her aldersgrænse op og ned hver gang der bliver skiftet regering det synes vi

hensigtsmæssigt altså det nytter ikke noget at vi på den måde skalter og valter

meget støj

kalder på at man bliver nødt til at gøre det

det afhænger af hvordan situationen er til den tid det kan jo være det er ikke sket før men det kan være at den socialdemokratisk ledede regering rent faktisk formår at holde kriminaliteten nede og trygheden i befolkningen oppe det er muligt det er ikke sket før men det er muligt at det er nye tider og

jeg står med en artikel fra information i hånden hvori

er leder af den kriminalpræventive sektion siger den kriminelle lavalder blev primært sænket for at gøre noget ved de meget få tilfælde af grove forbrydelser som fjorten årige står bag men sænkningen betyder frem for alt

bruger mange flere kræfter på at tage os af småting

altså ikke genkende billedet af at

at ordføreren vel også er med på at selv om den kriminelle

på spørgsmål fem hundrede fra sidste folketingssamling og på retsudvalget almindelig del man kan søge det på nettet der er østjyllands politi

nu at læse den og så kan man der se hvad det er der er sket i forhold til antallet af kriminelle handlinger og hvad forklaringen er på det

selvfølgelig må man det men oftest vil det jo så have den konsekvens

får en advarsel eller lignende

få læst på de papirer der ligger på den dokumentation der er

som i marts to tusind og elleve altså under den

ordføreren at justitsministeriets

hvem der er sigtet hvem der er blevet anmeldt og hvem der rent faktisk har begået kriminalitet det er fire forskellige

ja men det er jo fordi der har været så meget fokus på at vi

går en tur i byen derfor anmelder man meget mere hyppigt i dag men det er jo et tal på et stykke papir det der er interessant for borgerne

i samfundet er jo hvad risikoen er for at blive udsat for en kriminel handling hvad er risikoen for at blive udsat for vold den er den laveste i fyrre år

derfor at trygheden i befolkningen i dag er enormt stor der er en enorm tryghed

borgerlige regering sørget for på ti år

i forbindelse med lovforslaget det der som bekendt er hovedpointen med lovforslaget er at der nu gøres op med med nedsættelsen af den kriminelle lavalder

som blev gennemført af den tidligere regering i to tusind og ti uden tilstrækkelig saglig fundering

regeringspartier tilkendegav

beslutningen om at nedsætte den kriminelle lavalder

hvis vi fik mulighed for det og det er det vi

med det lovforslag som har været til debat i dag og hvorfor gør vi

helt grundlæggende om

mener at børn skal behandles som

kriminalitet uden at samfundet reagerer derfor fremgår det også meget meget klart af regeringsgrundlaget

der er noget regeringen agter at sætte ind over for så er

ungdomskriminaliteten senest er det jo blandt andet kommet til udtryk i et meget stærkt fokus på den kriminalitet

finder sted i vores udsatte boligområder

kriminalitet for vi skal selvfølgelig sørge for at myndighederne

den debat vi har haft i dag på sin vis minder den jo om den debat vi havde da den tidligere regering

er der kommet en ny regering

at følge den tidligere regerings ungdomskommissions

som omhandler

sociale myndigheder således at de sociale myndigheder kan tage sagerne

om de unge der er jo allerede i dag en bred vifte af muligheder inden for den sociale lovgivning

bliver pålagt kontaktpersonordninger

egentlige tvangsanbringelser i institutioner

der idømmes frihedsstraffe så sandheden er den at spørgsmålet

som kriminelle voksne og det mener regeringen

har allerede

en ambitiøs indsats over for ungdomskriminaliteten

at forebygge at unge overhovedet havner i kriminalitet

bliver behandlet af de sociale myndigheder

de unge det kan eksempelvis betyde

ministeren synes man skal gøre ved en fjorten årig der har sat en hobbykniv mod en jævnaldrendes hals og truet vedkommende på livet hvad synes ministeren man skal gøre ved sådan en type er det en genopdragelsesrejse i kano til finland eller er det

institution hvor nogle pædagoger siger at

at udstille det her som noget med at man sidder i

det er så pædagoger der ligesom skal afgøre

skal sidde og sige ok jeg mener den og den

og er der behov for at man tvangsanbringer de her unge som man jo næppe kan afvise at der her vil være grundlag for

sagerne bliver taget meget meget alvorligt det grundliggende spørgsmål

i folketinget at børn skal behandles i straffesystemet som voksne kriminelle

den tidligere regerings egen kommission ungdomskommissionen anbefalede ikke skulle finde sted det er det som blandt andet det konservative

nu vælger at ændre hvorfor

det er ikke den rigtige måde at behandle

som er havnet i så alvorlige problemer

regeringen lægger vægt på når det handler om

blandt andet også skal sikre at vi ikke har den type unge

om justitsministeren anerkender

domstol hvor man har en advokat og så videre er der ikke mere retssikkerhed i det nuværende system for den fjorten årige end der er i det system som justitsministeren advokerer for og

system som vi behandler kriminelle voksne i

det gør vi ikke fordi vi mener at problemerne

de ulyksaligheder som mange af de her unge er havnet i

til livs det betyder ikke at der ikke skal være konsekvens af den type adfærd og kriminelle gerninger det kommer til at ske i det socialretlige system

sikrede institutioner fuldstændig som vi kender det

det er den samme type institutioner som

hvor vi i forvejen også behandler voksne

med en en rambøllundersøgelse

hvor der står at en og halvfems procent af vælgerne er imod at den socialdemokratisk ledede regering vil hæve den kriminelle lavalder fra fjorten til femten år hvordan forholder

bekæmpet ungdomskriminaliteten på den rigtige måde det er det der jo også er kernen i det her forslag det er i øvrigt det

ud over at vi gør som den tidligere regerings egen ungdomskommission anbefalede

fastholde den kriminelle lavalder på femten år

at florere for sandheden er jo den

nok som herre tom behnke sagde tidligere at at

har et liv uden for kriminalitet og det er ganske udmærket jeg tror nu nok at man skal

men sandheden er den at det er det der er er tilfældet problemet er jo bare at hvis man vælger at fastholde en indsats som

dem har den tidligere regering ikke fået godt nok fat

det er det som den nuværende regering agter at tage fat på med en bredspektret indsats

er også glad for at ministeren har lyttet til herre tom behnke for jeg synes også herre tom behnke sagde mange fornuftige ting

men hvordan forholder ministeren sig til at der er nogle sager som bortfalder og hvad og hvad med ofrene i de sager

bliver anvendt i dag under det nuværende

regime det er det der vil

derudover synes jeg det er værd lige at være opmærksom på

er sådan at efterforskningen af de her sager stopper det er der jo ikke tale

den her lovændring men konsekvensen vil jo stadig væk være der via det sociale system

grovere tilfælde vil blive placeret i en institution en en anbringelse

sikret institution den mulighed er der stadig væk også i det her system

skal behandle fjorten årige som kriminelle voksne og høre justitsministeren

der begår den samme forbrydelse som en

vi mener ikke at fjorten årige hører til i det her system

vi hæver den kriminelle lavalder således at

femten årig der begår en kriminel handling

med voksne de kommer jo på institutioner de kommer under

ministeren siger rundbordssamtaler de kommer jo ikke ind at sidde i et fængsel med voksne

voksne kriminelle de kommer

ind på en institution og der er nogle pædagoger eller

en fjorten årig skal ind at sidde i et fængsel sammen med voksne kriminelle det er da ikke det der er der er sket

med det her forslag ønsker at hæve den kriminelle lavalder til femten år

fuldstændig i forlængelse af den tidligere regerings egen ungdomskommission og de anbefalinger der kom

funderet på saglige anbefalinger tværtimod

sociale system med dets spændvidde af forskellige initiativer som vil

lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse

for et stærkt samfund er at vi har et stærkt civilsamfund hvor

udføre frivilligt arbejde tage vare på hinanden og sørge for at

vigtig rolle i vores samfund derfor er det også regeringens grundlæggende holdning at

skal påskønne og

som rigtig rigtig mange mennesker yder i det frivillige arbejde allerede i dag derfor

indgår det også i vores regeringsgrundlag at vi som regering vil arbejde for at gøre det lettere og nemmere at være frivillig i danmark derfor skal der ikke herske nogen som helst tvivl om at vi fra regeringens side gerne vil give det frivillige danmark gode betingelser for det arbejde der udføres

det betyder selvfølgelig også at alle skal kunne deltage i det frivillige arbejde det er vigtigt at mennesker der er på arbejdsmarkedet bidrager det er vigtigt at ældre der måske har fået god tid fordi

er trådt ud af arbejdsmarkedet fortsat

en uvurderlig indsats det er vigtigt at unge undervejs i studier og uddannelse

tager ansvar for hele danmark men det er selvfølgelig også vigtigt at mennesker der af den ene eller den anden årsag står uden for arbejdsmarkedet får muligheden for

at udfylde en rolle

i vores øjne går for vidt der lægges eksempelvis op til at

at man også skal kunne udføre frivilligt arbejde på

balance på det her område på den ene side

i den forbindelse også være muligt

det frivillige danmark men på den anden side skal det selvfølgelig også være sådan at vi har et arbejdsmarked der fungerer på ordentlige

på det almindelige arbejdsmarked

private virksomheder og det vil sige at

med forslaget her lægges op til at det frivillige arbejde ikke længere målrettes de frivillige organisationer det synes vi er en forkert vej at gå

er et af de folkefærd der laver allermest frivilligt arbejde når man tager i betragtning at det mest almindelige i danmark heldigvis er at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet og vi har en meget meget fin tradition

frivillige organisationer og også tradition for et samarbejde mellem det frivillige og det offentlige

frivilligt arbejde som en del af det almindelige arbejdsmarked vil vi

advare imod som regering mener vi ikke at

skal kunne anvendes som offentlig aflønning for en helt almindelig arbejdsindsats eller

arbejde ikke det at man arbejder gratis for mig er er frivilligt arbejde at man engagerer sig

har et regelsæt der bakker op om at arbejdsløse skal arbejde gratis i job som de egentlig burde

reglerne om frivilligt ulønnet arbejde skal derfor i vores øjne fortsat bygge på en balance mellem de forskellige hensyn der er

til ønsket om at udføre et stykke meningsfyldt frivilligt arbejde hensynet til formålet med de offentlige ydelsessystemer herunder at man skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked og selvfølgelig også hensynet til det generelle arbejdsmarked

kan man vel sige at vi fra regeringens side synes

holde fast i det man kan kalde det klassiske frivillige arbejde altså der hvor man i sin fritid vælger at gøre en indsats for det samfund man er en del af hvor man vælger at tage et personligt ansvar for andre menneskers

velbefindende hvor man målrettet hjælper mennesker der måske står i en svær livssituation eller hvor man understøtter børn og unge i for eksempel at dyrke

kan man udføre frivilligt arbejde helt ubegrænset hvad angår for eksempel

indsamler til nødhjælp eller julehjælp til børn der vokser op i fattigdom eller andre gode formål men når der er tale om ulønnet arbejde altså om en decideret arbejdsindsats for frivillige organisationer og dermed arbejde som kan sammenlignes med almindeligt arbejde

i regeringen at det er er social og integrationsministeren som har fået den

at gå i dialog med det frivillige danmark om hvordan

vi fra regeringens side kan understøtte det enorme arbejde der pågår derude et arbejde som måske kan udvikles endnu mere den dialog er der nu taget fat på jeg synes at

fra de konservative er et vigtigt indspark i den debat jeg vil gerne takke for at vi får muligheden for

vi lægger altså op til en ordentlig drøftelse med det frivillige danmark og så vil vi på baggrund af

fra regeringens side så tak for indsparket

tegner sig et politisk flertal i folketinget for at understøtte

det frivillige danmark og også understøtte det mere end der har været villighed til

opmærksomheden på at der er rigtig mange frivillige organisationer der

igennem de senere år jeg tror at hvis vi

passe på at udvikle rammerne for dem der gerne vil lave frivilligt arbejde vi skal kigge på lovgivningen

den mangfoldighed af puljer der omgiver det frivillige danmark kan gøre det lettere

ønsker at at tage fra regeringens side men nu vil vi altså som jeg indledte med at sige også gerne have en en ordentlig drøftelse

ikke kan støtte forslaget jeg kan høre i ministerens

der er nogle misforståelser i forhold til forslaget det med at forslaget ikke på nogen måde er målrettet de frivillige organisationer de frivillige foreninger er jo

nævnt i beslutningsforslaget så jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor ministeren mener at frivillige foreninger og frivillige organisationer ikke er en del af det her beslutningsforslag

vi hører at a kasserne tolker reglerne meget forskelligt i dag i forhold til hvad der er ulønnet arbejde og frivillige aktiviteter

lader at lave den der skelnen mellem aktiviteter og ulønnet arbejde

skabe forvirring og skabe utryghed hvilket

gang på gang betyder at der er personer som afholder sig fra

hvis man er

er det da rigtig godt at man laver frivilligt arbejde i stedet for eksempelvis passivt

være derhjemme omvendt vil jeg så gerne som beskæftigelsesminister insistere på at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet når man er ledig hvad enten man

eller dagpengemodtager det jeg siger er at der skal findes en ordentlig balance en bedre balance end den der er

jobsøgende og stå til rådighed samtidig med at man man giver et godt bidrag til det frivillige danmark men det skal jo omvendt ikke være sådan at vi ender i en situation hvor der er mennesker der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet eller ikke søger arbejde fordi de

i en privat virksomhed eller i en offentlig virksomhed jeg synes

vigtigt at vi ligegyldigt

hvor hvor meget vi vil det frivillige danmark sørger for at der er en balance

der står faktisk meget tydeligt og klart i beslutningsforslaget at at hvis man er ledig skal man selvfølgelig følge de regler man skal følge i forhold til at være ledig og også være til rådighed for arbejdsmarkedet så det

med at man skulle udføre syv og tredive timers ulønnet arbejde og

set på ingen måde det som fremgår af beslutningsforslaget

ministeren siger at forslaget går for vidt

indgå et samarbejde med en frivillig organisation og have nogle aktiviteter og derved noget frivilligt ulønnet arbejde skal man så sige nej til det

det vigtigt at det ikke er aktiviteter ligegyldigt hvad formål de end måtte have der fastholder folk i ledighed vi bliver nødt til at have som formål med med alt det der omgiver den ledige at vedkommende kommer tættere på arbejdsmarkedet

lave frivilligt arbejde samtidig med at man er aktivt jobsøgende samtidig med at man står til rådighed men jeg tror omvendt at det er vigtigt at der er en en balance og det er den balance som

det parti der har fremsat beslutningsforslaget havde jo regeringsmagten for ganske kort tid siden

frivillige yder i i hverdagen og og det her beslutningsforslag giver jo anledning til netop at få drøftet hvordan

ministeren er det ikke her

det vel det vi eventuelt

kan ministeren følge susanne larsen her eller er ministeren

vi ønsker at diskutere det frivillige danmarks vilkår det står i vores regeringsgrundlag det er noget der ligger

blandt andet at diskutere timereglerne på dagpengeområdet så der er da sket en udvikling

nu står der en minister på talerstolen der ikke er totalt afvisende og hvorfor skulle jeg som beskæftigelsesminister være det jeg har da et kæmpestort ønske om

så mange danskere som overhovedet muligt

jeg er selv vokset ud af det frivillige

på forskellige områder og det arbejde der foregår der blandt

er fuldstændig uvurderligt jeg vil slet ikke turde at tænke et danmark

vi er et samfund hvor vi er mennesker der hænger sammen

hverken jeg som minister eller regeringen er afvisende men vi har selvfølgelig et ønske om at have en meget meget tæt dialog med det frivillige danmark

sin taletid på at sige at

en forkert vej at gå i forhold til beslutningsforslaget at

det handler om at efterstræbe en balance jeg synes der var mange ord der handlede om

er ministeren villig til at se på de her regler eller skal vi afvente

gøre opmærksom på at jeg som minister har overtaget et regelsæt fra den tidligere regering

er i fuld gang med at kigge på stort set alle regler så det kommer selvfølgelig også til at gøre sig gældende på

unødvendige krav af bureaukratisk karakter og måske også snærende bånd

hvad angår nogle gruppers deltagelse i

selvfølgelig skal det underkastes en diskussion men

er det noget en regeringen gør både i dialog med folketingets partier og det er vi startet på i dag takket være det konservative folkepartis beslutningsforslag og selvfølgelig også med det frivillige danmark jeg vil dog stadig væk holde fast i at det er rigtig rigtig godt hvis mennesker der er ramt af ledighed bruger deres ledighedsperiode til også at lave frivilligt arbejde fordi der måske er ressourcer der frigøres fordi man ikke er på arbejdsmarkedet men det er samtidig vigtigt at de mennesker der modtager

skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet selvfølgelig gør det jeg vil i hvert fald være optaget af at vi ikke tager initiativer der fastholder mennesker i ledighed for det mener jeg bestemt ikke er vores opgave

vi er enige om at man skal stå til rådighed hvis

er ledig ministeren har sagt at hun ønsker at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde og

at ledige ikke tager job fra dem som

er i arbejde

vi konservative nu foreslår fjernet

ledige eller efterlønnerne simpelt hen er bange for

i deres overførselsindkomster gør det så ikke indtryk på ministeren

den her diskussion igen og igen og det er derfor

lovgivning kan understøtte det vigtige arbejde der udføres så jeg gentager gerne

tilsagn fra regeringens side om

gået i gang med den nødvendige dialog og det er også en diskussion vi meget gerne tager med folketingets partier

glad for at det konservative folkeparti

er regeringen så villig til at gå ind

jeg vil bare appellere til at vi fastholder en balance sådan at vi understøtter det frivillige danmark herunder lediges mulighed for at lave frivilligt arbejde jeg vil da

at man i en ledighedsperiode laver frivilligt arbejde end at man sidder derhjemme men vi har også andre hensyn at tage når man er ledig vi har et ønske om at flere skal opkvalificere sig vi har igennem den senere tid haft en heftig diskussion i den danske offentlighed om behovet for at alle der er ledige hvad enten man modtager dagpenge eller kontanthjælp står til rådighed for arbejdsmarkedet og vi skal

vejen for at mennesker reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet den balance er jeg sikker på at vi kan finde og jeg er i øvrigt også overbevist om

der er ikke flere korte bemærkninger tak til beskæftigelsesministeren den første ordfører i ordførerrækken er herre hans andersen

venstre ser meget positivt på den store indsats som de frivillige yder i hverdagen det er en vigtig værdi i vores samfund et stort antal mennesker vil gerne yde et bidrag til fællesskabet især når de bliver mødt med tillid til deres evner og motiver

lang række områder kan man arbejde alt det man vil uden fradrag i eksempelvis dagpengene det gælder blandt andet instruktører og holdledere ved idrætsaktiviteter hvor disse hverv ikke altid udføres af lønnet personale det kan også være frivilligt ulønnet arbejde i organisationer og foreninger for eksempel humanitære kirkelige kulturelle

med dette beslutningsforslag at de gældende regler begrænser muligheden for at udføre frivilligt arbejde hvis man er på offentlig overførselsindkomst reglerne skal forenkles og hvad angår fradraget i efterløn og dagpenge

skal der kun ses på hvorvidt det frivillige arbejde primært vedrører drift og vedligeholdelse

antallet af ulønnede frivillige arbejdstimer

kontanthjælp eller efterløn at udføre frivilligt arbejde i virksomheder stat regioner kommuner og offentlige institutioner samt i udlandet så længe man lever op til gældende regler om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

venstre vil i det videre udvalgsarbejde gerne se på

eller kontanthjælp et af de spørgsmål vi vil se nærmere på er i hvilket omfang reglen om maksimalt fire timer per uge i gennemsnit uden fradrag for frivilligt ulønnet arbejde har begrænset lysten til at være frivillig venstre er ligeledes interesseret i at få belyst konsekvenserne af at åbne op for at man kan udføre frivilligt arbejde i virksomheder stat regioner kommuner og offentlige institutioner her er det vigtigt at vi finder ud af hvordan man kan sikre at de frivillige samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet i forhold til den videre drøftelse skal vi være opmærksomme på at frivilligt ulønnet arbejde

ikke må medvirke til at tage arbejde fra personer

det må heller ikke medvirke til at begrænse omfanget af arbejde

disse forudsætninger medvirker i dag til at det lønnede ordinære arbejdsmarked får så stort et rum som muligt

udvalgsarbejde venstre vil som udgangspunkt se positivt på at medvirke til at virkeliggøre intentionerne i beslutningsforslaget og ser frem til det kommende

enige i jeg vil bare lige spørge venstres ordfører om hvad det er der er sket siden den fireogtyvende

være frivillig og når formanden for frivilligrådet peger på netop de her regler så synes jeg da også

gå positivt ind i en drøftelse af det her det lytter jeg mig til at beskæftigelsesministeren har givet tilsagn om

venstre havde læst beslutningsforslaget der står at der slet ikke

venstre foreslår jo mange ting indimellem jeg står her med en pressemeddelelse fra nitten syv og halvfems om deltidsbrandmændene og da foreslog man også at der ikke ske nogen modregning overhovedet

lige er sket i den sag hvis man mener at der ikke skal være modregning herovre

tror ikke det er det rette sted at tage en detaljeret snak om lige præcis forholdene for deltidsbrandmænd men

helt afgørende for venstre er

er det ikke noget man kan udføre

de timeregler siden det er det første formanden for frivilligrådet nævner som værende de snærende bånd så synes jeg da

diskussion og så tror jeg faktisk at vi kan blive enige på det punkt der handler om at man selvfølgelig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet det er også det der står i beslutningsforslaget fra de konservative de understreger det faktisk flere gange

så kort tid efter at de har forladt regeringssamarbejdet kommer og melder

at gøre det man gerne vil og derfor skal man ikke klandres for at man har skiftet standpunkt så kort tid efter at man har afgivet regeringsmagten tværtimod skal man roses for at sætte fokus på de frivillige det er sådan at at der bliver udført et arbejde for hvad der svarer til ethundrede og titusind fuldtidsstillinger i danmark

i folketingssalen har udført rigtig meget arbejde som bestyrelsesmedlem i en partiforening i en konservativ vælgerforening og så videre

så det er velkendt at der er rigtig mange mennesker der arbejder frivilligt samtidig med at de har et fuldtidsarbejde og det er jo rigtig godt og det er der

ingen begrænsninger for det der er problemet og det er her det opstår

at hvis man er frivillig og man går hen og mister sit arbejde i sit hovederhverv ja så bliver

man lige pludselig omfattet af nogle regler

juni måned var perfekte

med min minister i at det er godt

er der nogen ting så kigger vi på dem nu tager vi kontakt til de frivillige organisationer og hører om de har nogen konkrete eksempler

det kunne være værd at fremhæve i forbindelse

det er almindeligt lønarbejde og hvornår det

frivilligt arbejde der kunne sikkert være kommuner der havde lyst

det ville jo være uhensigtsmæssigt og det kan jeg også forstå at vi er enige om en af de ting som som

konservative forslag går ud på

at der overhovedet ikke skal være nogen fradrag

arbejde og derfor var ministerens eksempel

var nok at man bare stod til rådighed og ikke skulle modregnes

derfor tror jeg at vi bliver nødt til at kigge på og

der er en forskellig praksis i a kasserne og hvis der er det skal der selvfølgelig ændres på det så jeg tror

den fornøjelse at være frivillig og har været det faktisk hele mit liv som tillidsmand og

andre ting i dag beklæder jeg posten som

for redningsberedskabet og der er syv tusind frivillige der

alle mulige forskellige slags opgaver

hvis der er nogen af dem der mister deres arbejde

den bemærkning tidligere til venstres ordfører om at noget af det vi snakkede meget om i sidste valgperiode

forstå at der også er nye toner fra de konservative

den konservative ordfører får ordet men det skulle da glæde os meget hvis det er

kan få løst den problemstilling i

så vi er i socialdemokratiet rigtig rigtig godt tilfredse med at der bliver udført meget frivilligt arbejde

også ser sig i stand til at løse rigtig rigtig mange

i vores samfund det er med til at give den sammenhængskraft i vores samfund som vi har behov for

det er selvfølgelig bedre at man holder sig i gang med noget

jeg kan heller ikke helt lade være med ironisk at sige nu hvor det er så kort tid efter at man har skiftet standpunkt at at

problemet bliver mindre efterhånden som dagpengeperioden bliver kortere og efterlønsperioden bliver sat ned fra fem år til tre år så det problemsæt de konservative rejser den her sag på

vil benytte lejligheden til når den konservative ordfører kommer

det virkelig er meningen at man slet ikke vil have nogen timemodregningsregler

en ny kurs eller ej eller rettere sagt ordføreren mener at det er en ny kurs så bliver jeg bare nødt til at at henvise ordføreren til at der tidligere har været behandlet et beslutningsforslag her i tinget

lars barfoed som nu er vores partiformand netop fremhævede at det var et område man løbende ville se på og man var positiv

i sommeren to tusind og elleve præsenterede et oplæg med tolv punkter hvor det her var et af de tolv punkter

er ikke noget med at der her efter

man er jo meget interesseret i at spørge den frivillige verden og der vil jeg så lige gøre ordføreren opmærksom på at frivilligrådet

kom med en række anbefalinger i foråret to tusind og ti

at den frivillige verden siger ja igen vil man så fjerne reglerne

man jo den daværende beskæftigelsesminister der sagde at reglerne var perfekte og man sagtens kunne lave frivilligt arbejde

at der var opbakning fra den konservative gruppe i den sag

ved ikke om fru benedikte kiær kan oplyse mig om

når man tidligere har stået fast på at der skulle være en fire timers

dernæst er det vel os herinde i folketinget der laver lovgivning

det var sådan at de arbejdsløse kom og sagde at dagpengeperioden

have den op på fem år ville fru benedikte kiær så

set har sagt nogle af de her ting førhen

en spritny kurs på nogen som helst måde med hensyn til antal timer om ugen

stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis man er ledig

står til rådighed og selvfølgelig passer de ting

for hvis det er frivillige aktiviteter

frivillige aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde og hvorfor skal der

timebegrænsning på det ulønnede arbejde

skal således være muligt for den ledige bankrådgiver og den nyuddannede og ledige jurist eller den socialrådgiver der er på efterløn at udføre frivilligt arbejde i en frivillig forening uden timeregler og uden at det medfører fradrag i dennes overførselsindkomst det er da i hvert fald en ændring der vil noget i forhold til de regler vi har haft hidtil og

derfor er det da relevant at få afklaret om man mener

må ligge ham rigtig meget på sinde

at ordføreren vælger at stille spørgsmål til venstre som ikke handler om den problematik eller det beslutningsforslag vi drøfter i dag men som handler om en problematik fra nitten syv og halvfems mener herre bjarne laustsen virkelig ikke at der er noget der har udviklet sig

aldrig nogen sinde havde været inde under

havde lovet at deltidsbrandmændene ikke skulle modregnes

været nødt til at holde op med at være brandmænd fordi man har lavet nogle regler der siger

kun kan få supplerende understøttelse i tredive uger det er et eklatant løftebrud fra det konservative folkeparti og jeg håber og tror på

behandlede vi faktisk et beslutningsforslag fra socialdemokratiet hvormed man ønskede at løse det her problem fru mai henriksen kan jo selv gætte hvem der stemte

ja

problemstillingen med deltidsbrandmændene det

sammen med

kontakt til de frivillige

har regeringen givet et klart tilsagn om

i forhold til det der med de fire timer som venstre

i løbet af aftenen til at få det klaret

række frivillige der yder et

en region

hvordan skal jeg forstå de signaler der er kommet om at man ikke ønsker at frivillige skal udføre

en virksomhed i en region

og det her er vi jo enige om ikke må fortrænge ordinært ansatte

det det handler om der er masser masser af ting man kan lave på et sygehus der kunne nævnes en

røde kors for eksempel det synes jeg er rigtig rigtig fint der er mange

der er hundredvis af ting man kan hjælpe

ind og overtog ordinært arbejde på hillerød

derfor har jeg spurgt om det her forslag er af samme karakter hvor man skifter mening

egentlig et positivt forslag og i dansk folkeparti har vi den holdning at vi

se på reglerne om frivillige og om

være for stramme

dem der er i arbejde må bruge en hel dag på det uden nogen som helst ting men hvis det er nogle der er på overførselsindkomst

en hel del debat og jeg synes det er som om

blev forplumret en del af den sidste ordfører

blander deltidsbrandmænd og alt muligt ind i det jeg tror slet ikke det er den slags frivilligt arbejde som

det er også derfor at der står at drift og vedligehold

som jeg mener herre bjarne laustsen prøver på at starte op

i stedet for at koncentrere sig om det der var oplægget i

afklares hvis der kommer et udvalgsarbejde

det her jeg ved så ikke hvad de konservative vil med

inden jeg tager endelig beslutning om

egentlig for en type frivilligt arbejde man kan lægge der men det er jeg sikker på at de konservative har en forklaring på

vi kan få i forbindelse med udvalgsarbejdet inden vi træffer den endelige

køre det over på nogle helt andre forhold

dansk folkeparti vil gå ind i det med en positiv tilgang men der er altså en del der skal afklares i det her før vi

gå ind i frivilligt arbejde men det skal heller ikke være sådan

man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og at man overtræder anden lovgivning men det tror jeg også de konservative har et svar på

først derefter vil vi i dansk folkeparti tage endelig stilling til beslutningsforslaget

bureaukratisk at arbejde som frivillig i foreningsdanmark og i danmark i det hele taget det er helt grundlæggende det vi skal arbejde hen imod og derfor vil jeg gerne rose de konservative for at bidrage til denne debat

skal i fællesskab finde de rigtige løsninger

ikke fik udrettet mere mens denne var socialminister i den tidligere regering men fred være med det

jeg positiv over for intentionerne i forslaget

finder jeg desværre også enkelte problematiske ting

ministeren var også inde på det det er problematisk at forslaget så markant udvider adgangen

på det man kunne betegne som det ordinære eller

almindelige arbejdsmarked det tror jeg kan blive en uheldig glidebane først og fremmest fordi

interesseret i at medvirke til

jo det det handler om

skal ske på et kvalificeret grundlag og vi skal samtidig holde en armslængde i forhold til det ordinære arbejdsmarked radikale venstre kan på den baggrund ikke støtte forslaget men vi medvirker naturligvis

være på baggrund af uvidenhed at ordføreren siger at der ikke

er det her med det ordinære og fradraget der vil jeg blot høre ordføreren hvad

et beslutningsforslag b femten fra to tusind og tre

hvor man gerne ville fjerne reglen om frivilligt ulønnet arbejde der har karakter af primær drift eller vedligeholdelse som medfører fradrag i dagpenge og efterløn fra første time

ordføreren nu siger at man netop på baggrund af at vi gerne

afvise forslaget hvad er der sket siden man

bare over at den tidligere socialminister ikke fik udrettet mere så derfor har jeg på ingen måde tilkendegivet at der intet er blevet udrettet

slå fast men jeg rejser en bekymring

set en af de væsentligste ankepunkter som jeg har ellers ser

mange gode ting i det her og mener også at det her forslag kan være en kickstart hen imod at vi får taget den her vigtige debat

har ændret holdning og så vil jeg høre ordføreren

derimod fortsat skal være en timebegrænsning i

jeg tager fejl men samlet set synes jeg det er væsentligt at se på hvad det er for nogle intentioner der ligger i det her de er gode men jeg har den bekymring

konkurrenceforvridende effekt men også en fortrængning og og gør man det

jeg faktisk at vi er

i beslutningsforslaget pålægges regeringen at ændre arbejdsløshedsforsikringslovens fradragsregler om frivilligt ulønnet arbejde

sikres fri adgang til at udføre frivilligt ulønnet arbejde i alment velgørende foreninger uden reduktion i dagpenge eller efterløn det må man jo sige er et beslutningsforslag beslutningsforslag

vi konservative fremsætter i dag hvad har ændret sig

bolden lidt til de konservative og spørge om det er vigtigere at botanisere i fortiden end at se fremad

de konservative vist mere er hensunket i en

fortidig forestilling om hvordan tingene skulle være

roste faktisk flere af

radikale fremsatte tilbage i to tusind og tre

stille det igen hvorfor har de radikale ændret holdning

at der sket et holdningsskift

at der er mange elementer i det her

de meldinger vi har skyldes det måske en dårlig samvittighed over at man har brugt de sidste ti år på

aktiviteter uden at de bliver trukket i deres dagpenge eller efterløn

er sf og jeg glad for at det allerede i dag er sådan at man for eksempel må være besøgsven eller ekspedere i en genbrugsbutik uden at blive trukket i sin efterløn eller i sine dagpenge forslaget om at man skal have lov til mere som frivillig i forskellige sammenhænge mens man er

vi skal også holde tungen lige i munden det går selvfølgelig ikke at en større ret for arbejdsløse og efterlønnere til at deltage i den slags slags arbejde betyder at de så træder i stedet for arbejdskraft der ellers ville være blevet oprettet et normalt job til og forslaget fra de konservative er er beklageligvis formuleret sådan at det kammer over det åbner op for som det også er nævnt tidligere at det også skal være tilladt at udføre frivilligt arbejde på det helt almindelige arbejdsmarked både i offentlige institutioner private virksomheder staten regionerne og også i udlandet så længe man står til rådighed for arbejdsmarkedet det er der i øvrigt nogle problemer med

har feriedagpenge men det som man gør i det konservative forslag

tilladelse til arbejde af alle mulige typer og i ubegrænset omfang som kan fortrænge normale job i en del tilfælde

sf stemme imod det her forslag men og det er så det positive

at regeringen som det er blevet omtalt vil tage initiativ til at kontakte en række frivillige organisationer for at høre deres bud på

deltage i frivilligt arbejde som arbejdsløs eller efterlønsmodtager og

kan der for alvor tages stilling til om der er visse regler som til syvende og sidst skal lempes

arbejdet med at kigge på hele det her emne

tyskland hvor man havde nogle aktiviteter mens man for eksempel var knyttet til en frivillig forening der havde nogle børn som var på

det er ligesom det vi henfører til og i stedet

kan man jo nok gøre uden at man af den grund ikke skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet det der undrer mig er

frivilligt ulønnet arbejde men derimod frivillige aktiviteter som besøgsven og det at stå

der skal ikke gives frit slag der jeg blot høre om ordføreren

har tænkt sig at stramme de regler der er i dag

man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet hvorfor skal der være begrænsning der men ikke i forhold til frivilligt ulønnet arbejde

er bankrådgiver kunne udføre frivilligt arbejde som gældsrådgiver

for udsatte personer som ikke har lyst til at gå ned i en bank

ok nu er jeg ledig

om ugen i stedet for en aften om ugen hvorfor skal

som det konservative folkeparti ønsker hævet eller måske

så desværre ikke få svar fra spørgeren men jeg vil

efter det det konservative folkepartis mening

bankuddannet og gerne vil være gældsrådgiver i sin fritid

kunne være det i syv og tredive timer per uge altså svarende til et fuldtidsjob det er jeg ikke sikker på at

det i nogle tilfælde kunne føre til at man fortrængte almindelig arbejdskraft

vi så får lejlighed til at se på i det her

marianne jelved og herre anders samuelsen da sagde

men kernen i forslaget er jo sådan set ret enkel det er

har ændret sig siden herre ole sohn sagde det her

helt styr på hvad der blev sagt i den sammenhæng men jeg vil da sige at

skal være sådan at en arbejdsløs skal være bastet og bundet på hænder og fødder

med foldede hænder og ikke foretage sig noget som helst

derfor er det klart at der skal være mulighed for at man kan deltage i en række ting uden at man så bliver trukket i sine dagpenge det er vi helt enige om det som er den vanskelige øvelse

at finde ud af hvor grænseområdet er mellem det som det har sin rimelighed at man kan deltage i som arbejdsløs uden fradrag og det som i virkeligheden bliver en konkurrence til et muligt job det er det vanskelige

er sådan at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet det står

naturligvis skal være en balance mellem de lediges

er nogen der bliver presset ud

arbejde at man skal lette noget af det her bøvl det er jo noget som jeg indtil nu har hørt alle ordførere

er enige om at det også står i beslutningsforslaget hvorfor er det så at sf ikke bare siger det er egentlig meget godt

skulle kunne arbejde med det frivillige i syv og tredive timer

være halvfjerds timer hvis man var bankuddannet og ville være gældsrådgiver det erkender spørgeren

det betyder jo at der i virkeligheden er en erkendelse af

hvor vi på den ene side er enige om at noget skal kunne lade sig gøre men på den anden side

timetal med den uddannelse som den pågældende har taget

det i virkeligheden bliver et ulønnet job som burde have været

med hensyn til at stå til rådighed vil jeg da også sige at hvis

kan man da godt være lidt i tvivl om hvor aktivt arbejdssøgende

kommentere indholdet i det her forslag

til fire timer ønsker

timetallet det vil jeg egentlig også godt være med til at kigge på

som i dag skal modregnes fuldt ud det vil jeg meget nødig være med til at kigge på

med frivilligt arbejde i kommuner offentlige institutioner og virksomheder og der er en grim tendens

stille frivillig arbejdskraft til rådighed for private virksomheder der kan berige sig på andres gratis arbejde hvorfor vil jeg ikke det det vil jeg ikke fordi

en arbejdsmand i praktik og to murere på halv tid der

få et job og hvis det skulle

et ganske kunstigt arbejdsmarked i stedet for et naturligt

frit og åbent arbejdsmarkedet hvor det er udbud og reel efterspørgsel der styrer

spekulation i forskellige ordninger hvor man kan få arbejdskraft til nedsat

starter med en periode med et eller andet tilskud det er

utidigt at vi har sådan nogle ordninger så vil jeg sige at jeg har oplevet

en aftale om jobbet og når de så kom tilbage og skulle lave

har jobcenteret i mellemtiden ringet til

være lidt optimistisk og glad

den ledige det er der masser af eksempler

den a kasse hvor jeg har slået mine

det skal vi har sat en stopper for og det er en af grundene til at jeg ikke kan lide det her forslag

som ødelægger det hele og som er med til at ødelægge et godt og sundt arbejdsmarked

og vedligeholdelse det som er konservatives beslutningsforslag er alene det der hedder

ordføreren fra enhedslisten lige at hvis man ikke skulle forholde sig til

det udelukkende var de to andre

ville man gerne se på det kan jeg så tage det som et tilsagn

det konservative folkeparti ønsker at der ved fradrag i efterløn og så videre og så videre kun skeles til hvorvidt det frivillige arbejde primært

der står intet om at det vil man ikke have

forslag som netop koncentrerer sig om det man reelt vil

og så siger de nej det er fuldstændig vanvittigt det må du under ingen omstændigheder stemme for fordi det netop går ind på det private arbejdsmarked hvis vi er enige om det så lad os da kigge på de fire timer

vi ikke at der er et fradrag så ønsker vi ikke at man bliver trukket i de offentlige ydelser

og c ønsker vi

stå det er type b som

vi ønsker at pille ud så når nu jeg har præciseret det kan jeg så få ordførerens tilsagn om

hun vil givetvis meget gerne også være med til de her ting og så kunne vi tage det i fællesskab derfra for jeg synes det skal være ordentligt arbejde og

men jeg har læst det mange gange jeg har spurgt andre om det og når der er så store misforståelser om den tekst der er lagt

arbejdet laves sådan at til at forstå for almindelige mennesker og så vil

været igennem lovsekretariatet som alle mulige andre beslutningsforslag

mener med forslaget passer med det der står og man kan sådan set se at ud over at de tre typer frivilligt arbejde bliver kategoriseret så står det meget klart og tydeligt efterfølgende at det konservative folkeparti ønsker at der ved fradrag i efterløn dagpenge med

hvorvidt det frivillige arbejde primært vedrører drift og vedligeholdelse når det medfører fradrag i efterløn dagpenge

i stedet for det her spil som jeg ikke rigtig har luret af endnu

er det drejer sig om jeg synes da at nu er der en mulighed

et forslag som der er en vis sympati for og

til at sige jamen så lad os enten vente til ministeren har noget eller til forslagsstillerne har lavet det lidt klarere

vel et forslag der har været undervejs i længere tid

hvert fald længere tid end jeg har lagt mærke til hvad der sker i i det her rum og hvad er årsagen til at man

at lade være med at samle sig når man er

sige at jeg glæder mig meget til udvalgsbehandlingen af det her

at vi får kigget på netop at få fjernet reglen

fire timer

forslagsstilleren har en hensigt med det her som

ser vi meget positivt på frivilligt arbejde og på mennesker som gør en frivillig indsats og det vil vi gerne

min klare opfattelse at der

det her i tinget for mig at se

ny i folketinget er der lidt drillerier frem og tilbage men

vi støtter det her forslag og håber at vi kan få en konstruktiv dialog

er jo at der er en meget stor grad af meningsfuldhed i det for dem der udfører det og

man skal styrke vi synes man skal styrke civilsamfundet

vi have den sidste ordfører og det er ordføreren for for

og jeg vil gerne sige tak til hver enkelt ordfører som har været heroppe og deltaget meget livligt det synes jeg er rigtig rigtig positivt og godt vores bevæggrund for at

her beslutningsforslag er at vi ønsker stærkere frivillige fællesskaber fordi vi er overbevist om at det fører til mere personligt

for hinanden og for fællesskabet og derfor ønsker vi at frivillige organisationer også kan komme til at udfylde en større rolle i samfundet i dag findes der jo rigtig meget regulering og lovgivning inden for stort set alt og vi kan godt blive lullet ind i en bevidsthed om at staten er bedre til at bestemme over vores liv end vi selv er men vi kan forhåbentlig blive enige om at det er det private initiativ der skaber udvikling fremgang og velstand derfor vil vi fremme frivillige fællesskaber og dermed de mange der som frivillige gør en stor indsats socialt kulturelt i sportens verden og i de mange andre frivillige fællesskaber vi har i danmark vi må også bare konstatere at det i dag er vanskeligt for efterlønnere og for ledige at deltage i frivilligt arbejde

udføre frivilligt arbejde fordi reglerne er på den måde de er mange opgiver at gå ind og tage det her ansvar udføre noget frivilligt arbejde fordi de er blevet bange for at blive trukket i deres

hvornår man må udføre frivilligt arbejde hvis man er på offentlige overførselsindkomster herre bent bøgsted

at opremse sådan lidt

jeg kan blot sige at hvis man går ind på frivilligheddk

beskrivelser af de her tre typer af regler

ikke noget fradrag i dagpenge eller noget som helst et eksempel herpå kan være ældre sagens spisevenner hvor medlemmer af ældre sagen

og spise med dem som kunne være ensomme eller som ikke har så stort et netværk de frivillige aktiviteter

kan snildt blive ført ud i livet der er ingen begrænsninger for det og heldigvis

er der tale om frivilligt ulønnet arbejde der kan udføres i op til fire timer per uge

det kan for eksempel være den arbejdsløse jurist som er på dagpenge men som bruger nogle timer om ugen på at rådgive borgere i retshjælpen han eller hun kan kun arbejde der fire timer om ugen det kan også være en socialrådgiver som gerne vil bruge nogle timer på et krisecenter eller på netværkskontakten

beslutningsforslag handler om

frivilligt arbejde der vedrører primært drift og vedligeholdelse og det medfører altid fradrag i overførselsindkomsterne og det skal det blive ved med

eksempel herpå kan være en maler som lige hjælper fodboldklubben med at male lægterne og det er at gå ind og tage arbejde fra andre og det skal man ikke gøre

bestemme hvor mange timer han eller hun ønsker at udføre frivilligt arbejde uden at det medfører fradrag i den lediges

efterlønnerens overførselsindkomst

at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og selvfølgelig skal man det samtidig og det

sagt endnu men det blev faktisk

understreget af enhedslisten i to tusind og tre

rigtig gode muligheder for at udvikle sig gennem frivilligt arbejde den ledige kan både danne noget netværk det kan være nye relationer få nye kompetencer undervejs i udøvelsen af frivilligt arbejde og det finder vi rigtig positivt og det kan endda være relationer og kompetencer som kan medvirke til at den ledige hurtigere finder

frivillige organisationer har gennem årene oplevet at de snærende bånd fra bureaukrati og regler er strammet til det risikerer at kvæle initiativ og virkelyst regeringen vil derfor arbejde for at unødigt bureaukrati for frivilligt arbejde begrænses mest muligt

beslutningsforslag som udgangspunkt

jeg kan forstå at enhedslisten måske godt

senere kunne være fristet til at hoppe med når

konstatere at der er en række ting vi er meget enige om og det finder jeg rigtig rigtig positivt

og er enige om at

skal være en balance mellem de lediges frivillige arbejde og lønarbejde sådan

bliver presset ud fra det ordinære arbejdsmarked det er vi fuldstændig enige om

skal være langt lettere at kunne udøve frivilligt arbejde at der er grund til at komme af med noget af det bøvl og at der er behov for at komme af med noget af det bøvl her

sker hver dag der blev jeg hånet lidt for at vi ikke bare ville fjerne de her regler om

jo bare det er ærgerligt at de konservative til slut i debatten synes at de har skrevet et

i overensstemmelse med det de gerne vil

meget meget tydeligt hvad det handler om alle ordførerne har læst det på samme måde det står at mulighed for at udføre frivilligt arbejde man

i bemærkningerne står det som jeg læste op

arbejde i en virksomhed

at man kan udøve frivilligt ulønnet arbejde i op til fire timer per uge uden fradrag det

drift og vedligehold ikke med i forslaget det er ikke det

ændre det ønsker vi at beholde så der er udelukkende tale om den

eksemplificeret ved juristen som

vil lægge nogle timer i retshjælpen i dag kan han eller hun kunne lægge fire timer vi ønsker at det skal være sådan

man selv bestemmer hvor mange timer man vil lægge dog under hensyntagen til

c skriver man direkte og man henviser både til en jurist

en socialrådgiver og en nyuddannet bankrådgiver at de ikke skal modregnes det står sort på hvidt jeg har spurgt til det jeg ved ikke hvor mange gange i aften

ikke bare få at vide hvorfor man i givet fald ikke har lavet sit arbejde ordentligt eller

jeg synes det er synd for den måde vi arbejder på

der er jo tusindvis af muligheder

i danske virksomheder som gældsrådgiver og alt muligt andet man kan finde på

på sit cv det det handler om er om de konservative

efterfølgende at det konservative folkeparti ønsker at der ved fradrag i efterløn dagpenge med mere kun skeles til hvorvidt det frivillige arbejde primært vedrører drift og vedligehold det vil sige det som altså ikke vedrører drift og vedligehold er de her fire timer

jeg mener egentlig at det burde være soleklart det her har været igennem lovsekretariatet lovsekretariatet har behandlet

ikke blot hvis det er det handler om det politiske indhold tilslutter sig det politiske indhold men skyder det til hjørne på baggrund af teknik det

jeg sad og blev mere og mere forvirret her det må jeg indrømme for når jeg læser

egentlig at det drejer sig om at man skal af med fire timers reglen og

socialrådgiverne og juristerne

jamen det er ikke det frivilligt arbejde går ud på

mere og mere forvirret over hvad det egentlig

at jeg fra talerstolen bad om en uddybning af hvad det egentlig var man så

arbejde med og det var ikke de her tre punkter jeg bad om

eller rækværk udenfor eller hvad det nu er

håndværker

man må efter fire timers reglen men den skal afskaffes

hjemmeside og der er netop en beskrivelse af de her forskellige typer

en større opgave altså et større stykke arbejde

som er i beskæftigelse så at gå ud

børnehave eller et helt skur eller hvad det nu måtte være nej det er ikke meningen

det der hedder type c der

er på arbejdsmarkedet og det skal ikke ske

lønarbejde som eksempelvis juristens eller socialrådgiverens

man må lave i udlandet

rejse ud som kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager og

et vandingsanlæg i afrika

tiden snakket om juristen eller socialrådgiveren

det er ikke dem der fylder ret meget i frivillighedens verden det er den almindelige lønmodtager den almindelige dansker der fylder mest udeomkring i frivillighedens verden

det er da ikke juristen der render rundt og

gør men så mange jurister er der heller ikke der render rundt og hjælper i en idrætsforening eller i

en børnehave de har travlt med alt muligt andet måske med den her

en smedevirksomhed og lave frivilligt arbejde nej

netop konkurrenceforvridende

man så som frivillig kan komme

spille spil om eftermiddagen med de her unge det er bare for at give et eksempel

jamen herregud skulle man have lyst til at gøre det i sverige spille spil med unge så må man gerne gøre det på et botilbud men vi siger altså at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet fuldstændig på lige vilkår

det er ikke os der har lavet de her inddelinger i de tre typer det er sådan set sådan

og når jeg nu konstaterer det her med den gamle og

glad hvis der kunne komme nogle forandringer og så

jeg synes ikke det er det private initiativ der er det vigtigste jeg vil jo hellere formulere det sådan at det er det engagerede menneske der skaber værdi

er at kunne engagere mennesker og synes at det er

spændende det er derfor det er så vigtigt at vi gennemfører den holdning også når vi snakker

når herre christian juhl siger

er jeg fuldstændig enig og det er ufattelig flotte og gode ord

anker brink lund som hedder civilsamfundets

foreninger genererer først og fremmest det samfundsforskere kalder social kapital det vil sige værdi af netværk baseret på gensidig tillid der

giver medlemmerne adgang til ressourcer som er mere omfattende end summen af de enkelte individers ydeevne det er jo helt fantastisk og det er det vi gerne vil fremme med det her forslag vi vil

det som frivillige yder er ikke noget man kan få på en skattebillet det kan ikke

jeg kender kontanthjælpsfamilier som siger

ordføreren og jeg tjener men bare en lille smule mere og det er for eksempel derfor at fattighjælp og engagement hører rigtig rigtig meget sammen og det er det vi skal prøve at diskutere

man skulle stille på den nye arbejdsplads hvis jobcenteret nu teoretisk set skulle finde et job

problem og jeg ved ikke om

såkaldte fattigdomsydelser

dagpengemodtagere og det der er hele kernen i det er at rigtig mange

på dagpenge på efterløn

udøve frivilligt arbejde fordi de

bange for at de bliver trukket

om at tage æren og at det var ligegyldigt hvem det var der stillede forslagene men at det var vigtigt og at vi skulle forholde os konstruktivt

forholde mig konstruktivt til

nu har muligheden for at fjerne nogle af alle de regler som omklamrer det frivillige arbejde og derfor synes jeg vi skulle gøre det

ikke skjules at det også er et svært område

eksemplet med en der måske gerne

kostvejleder i kræftens bekæmpelse

ud fra at man kan få en uddannelse som kostvejleder og

et uhyre vigtigt emne når vi taler om at forebygge kræft det er der ingen tvivl om men kræftens bekæmpelse er jo også en stor organisation som samler mange millioner kroner ind

nogle ansat som kostvejleder det tør

vi har en organisation som faktisk har råd til at ansætte folk

arbejde syv og tredive timer uden at få løn for det som kostvejleder

samtidig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for så bliver der ikke ret meget tid til søvn det er jo et rigtig godt eksempel

jeg fuldstændig enig i men

beskæftigelsesminister som jo også brænder for det her

man kan gøre det på en rigtig god og konstruktiv måde så

bemærkning sige at som udgangspunkt

opfattelse at frivillige har interesse i at skubbe lønarbejdere ud af arbejdsmarkedet for at de selv kan komme ind og yde en ekstra frivillig indsats jeg tror faktisk at der blandt danmarks frivillige er en rigtig stor forståelse for

lempe det og vi får stillet nogle eksempler op

at se på det jeg tror i øvrigt også at vi fra politisk side skal bidrage

kan være med til at belyse hvordan det foregår men jeg

forestille mig en der på frivillig basis

gratis og være kostvejleder i kræftens bekæmpelse i syv og tredive timer om ugen det kan

fundet nogle meget konkrete eksempler på

sige var en hån det eneste jeg sagde var bare at hvis nu

de frivillige organisationer rent faktisk syntes at

et knastørt løfte fra socialdemokraterne om at de

en tid med så mange løftebrud men når vi taler om hvordan skal udmøntes

folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage

administrative ændringer der kræves for at fjerne de de bureaukratiske regler der findes i forbindelse med at udføre frivilligt arbejde

er egentlig indlejret i forslaget at man vil lade det være op til ministeriet